der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den tolvte januar to tusind og nitten atter kan give møde i tinget anne marie geisler andersens hverv som midlertidigt medlem af folketinget

af jeg tingets samtykke som givet

de oplysninger der er om mig og min person og min sygdom er til stede hvis jeg bliver syg det er afgørende at det kan samles fra alle hjørner af sundhedsvæsenet så man får et samlet billede af hvad det er der gør sig gældende omkring mig og min sygdom det er afgørende for behandlingen for plejen af den enkelte patient hvis jeg nu var

ville det for mig som medarbejder være helt afgørende at jeg ved alt omkring patienten at jeg kan danne mig et helhedsbillede at jeg har detaljerne med for at jeg kan planlægge behandling og pleje så godt og så rigtigt for den enkelte patient som overhovedet muligt

i og for sig det det her lovforslag drejer sig om det drejer sig om hvordan man får data og får det digitale samarbejde til at fungere i forhold til den direkte patientbehandling altså af den enkelte borger

er helt afgørende at sikkerheden bliver vægtet meget højt det vi sigter på med det her lovforslag

er at smidiggøre forbedre og forenkle uden at man kommer til at gå på kompromis med sikkerheden omkring patientens borgerens egne data dem der har indflydelse på behandlingen og plejen af den enkelte patient vi har politisk arbejdet meget lang tid med det her lovforslag man kunne måske sige at vi har arbejdet for længe med det men der vil jeg ikke gå til for det her har været et utrolig vigtigt emne

at være omhyggelige og være detaljerede og få hørt alle parter rundt omkring patienten borgeren de sundhedsprofessionelle eksperterne på it sikkerhed

meget tilfreds med det lovforslag der ligger her det er socialdemokratiet og

været let der har også været barrierer undervejs der har også været udvist smidighed politisk både fra ministeren fra ordførerne og fra embedsmændene for at prøve

at nå sammen det er så vigtigt at vi tager udgangspunkt i den enkelte borger den enkelte patient og derfor indledte jeg også min ordførertale med at

vi kan alle sammen sætte os i det sted at man bliver syg og man håber og har tillid

meget hyppigt bliver mødt af personale i vores sundhedsvæsen som siger at tingene ikke taler sammen

går ud over borgeren at det går ud over patienten at it platforme og systemer ikke taler sammen og er koblet i det digitale samarbejde vi nu får lagt op til vi hører også

er der nu styr på sikkerheden kan vi være sikre på at når det hele ligesom bliver samlet og samkørt at der så er taget den fornødne grad at ansvar og omhyggelighed i forhold til sikkerheden alt sammen prøver vi at lægge ned i det her lovforslag og der gives mulighed for at patienten også kan frabede sig at data og oplysninger bliver indhentet og det skal også ske på en let og en smidig måde

er hovedindholdet i lovforslaget er at man får lavet den her integrering for at skabe overblikket omkring patientens behandlingsforløb det er også et spørgsmål om at man får forenklet muligheden for at indhente oplysningerne

på en let måde muligt for patienten at frabede sig at man indhenter oplysningerne sikkerheden skal være til stede og meget højt vægtet kvalitetsarbejde i vores sundhedsvæsen skal også have lettere vilkår ved at gøre træk på sundhedsdata vi skal sørge for

så er der lige en lille krølle her jeg skal fortælle om de sidste seksten sekunder af min ordførertale og det er at der også sker forbedringer i forhold til den måde hvorpå man kan tage kontakt til forældre der enten har glemt eller af anden årsag ikke ligesom har fået sikret

få deres børn vaccineret det åbnes der også mulighed for samlet set

er et godt lovforslag det skal evalueres om fem år og jeg vil bede ministeren om løbende at orientere ordførerkredsen om hvordan det her

udvikler sig for det har været noget der har haft stort engagement og stor opmærksomhed

det er lige så vigtigt at der er en sammenhæng i den behandling vi får når vi er derude

de scanninger eller de resultater der ligger som andre har lavet før man kommer

man kan komme hos en privat speciallæge man kan blive indlagt på en sygehusafdeling

er hjemme

jeg kan ikke se hvad der er sket da du var indlagt eller jeg kan ikke se hvad der er sket hos den almenpraktiserende læge

sammenhæng man vidste ikke hvad det var man kom op med og det er også det jeg hører fra mange mennesker der bevæger sig fra den ene sektor til den anden

kan dele data når det så er sagt

sikre på at vi kun deler det der er nødvendigt at vi ikke deler noget af det som man måske ikke ønsker bliver delt eller som ikke er relevant for de personer der skal læse det vi ved jo netop at praktiserende læger er rigtig bange for at noget af det der gør at man har tillid til sin læge noget af det man kan sidde og tale med lægen om kommer videre fordi det ikke er aktuelt i et behandlingsforløb det er ikke alle oplysninger som er nødvendige

talt fortroligt med sin praktiserende læge

vigtigt at det stadig væk kan være fortroligt vi synes det er rigtig vigtigt at dem der har adgang til dataene også er de mennesker man har tillid til og stoler på samt at man som borger selv har adgang til de data der kommer ud så man ved hvem der modtager dem det er vigtigt at man kan se hvem der logger ind på ens data

rigtig vigtigt at man kan markere noget af det som ikke nødvendigvis

med i nogle høringssvar at man kan

det sidste i forhold til hvad vi kan gøre for den enkelte borger

er vigtigt at vi har en viden ud til borgerne

de selv kan samtykke eller

i dansk folkeparti hæfter os ved og som vi selvfølgelig er blevet gjort opmærksom opmærksom på af

masse oplysninger i ens journal men at de i dag

kan få lejlighed til at se ens data det vil man ikke efter det her forslag

det går gennem de sikre kanaler vi taler så meget om sikkerhed

en stor virksomhed så er det man bryder sikkerheden

sikkerhed med folketingets mailsystem men en privatperson der har sin egen

kunne få oplysningerne direkte fra sundheddk

nogle gange hvor man skal oplyse nogle ting der står i ens journal men med lovforslaget hører jeg at

det kan man ikke mere så er det personen selv og det må jo også give noget

andre ting der er i lovforslaget er påmindelser ved vaccination vi synes det er rigtig godt at

man øger muligheden for at kunne påminde forældre

at det er tid til at vaccinere deres børn men vi synes også det er rigtig vigtigt at man her også kan frasige sig det hvis man ikke ønsker at

ens barn har en immunsygdom der gør at det ikke skal vaccineres

være rigtig irriterende at få den her påmindelse hver eneste gang

til lovforslaget men vi har nogle spørgsmål som

velkommen vi skal omfavne den

og hinanden det kan gøres på mange måder så man både tilgodeser den enkelte

sikre at vores børn vaccineres mod de kendte børnesygdomme og en anden er at vi

sundhedsdata og sikrer at vores sundhedspersonale har let adgang til de data som er nødvendige for at vi hver især kan modtage optimal behandling i sundhedsvæsenet hvis vi bliver syge eller får brug for sundhedsfaglig hjælp

en klar ambition om at styrke det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen på alle fronter

for at alle folketingets partier i juni sidste år indgik en politisk aftale netop om bedre brug af sundhedsdata

sikre klare rammer for dataindberetning i almen praksis sidst men ikke mindst skal vi skabe et lovgrundlag for opfølgning på børnevaccinationsprogrammet aftalens fire elementer følger vi nu op på med lovforslaget her og omsætter den politiske aftale til virkelighed for uanset om en borger har brug for en kommunal indsats går til kontrol hos en almenpraktiserende læge eller får akut hjælp på et af de nye supersygehuse

afgørende i et tidssvarende og moderne velfærdssamfund som det danske at vi sikrer en digital infrastruktur som

imødekommer behovet for sikker opbevaring af danskernes personfølsomme

vi bruger de tekniske muligheder der er for at vi hver især kan bestemme hvem der skal kunne se og hvad de skal kunne se i vores egen journal journal og hvad en given sundhedsperson afdeling eller sygehus nu blot for at nævne et par eksempler skal have adgang til

allerede fra det fælles medicinkort men med lovforslaget her skaber vi nu hjemmel til at relevante oplysninger om den enkelte patient kan vises digitalt i et samlet

aftaler og behandlingsinformationer indsatser og planer

afgørende for at man som patient modtager den rette behandling på det rette tidspunkt og ikke mindst at

tilgængelig for den rette behandler på det rette tidspunkt jeg har sagt det før og jeg kommer nok til at sige det mange gange

at det bliver så enkelt som muligt at frabede sig både deling og indhentning af egne sundhedsoplysninger så et sådant ønske for eksempel kan meddeles direkte til behandlingsstedet eller direkte til sundhedsdatastyrelsen at sundhedsvæsenet hænger sammen er en kerneopgave i et velfærdssamfund også når det kommer til brug og deling af

sundhedsoplysninger ligger der et stort uudnyttet potentiale et potentiale som kan komme os alle til gode for netop deling af sundhedsdata er en afgørende faktor for at vi kan lære og udvikle nye behandlingsformer og behandlingsmetoder

er reglerne for deling af data fra de administrative nationale registre ikke entydigt klare men med lovforslaget her bliver det nemmere i pseudonymiseret form at indhente sammenlignelige helbredsoplysninger lovforslaget her består som bekendt af flere elementer og den sidste del af lovforslaget er børnevaccinationsprogrammet og det vil jeg gerne dvæle lidt ved

vi historier om børn der for eksempel dør af mæslinger

helt unødvendigt for en vaccine kunne

med de to første vacciner er også for os i venstre et vigtigt pejlemærke

er vi endnu ikke i mål med fem og halvfems procentsmålsætningen for så vidt angår

vi skal passe på vores børn og vi skal passe på hinanden så der skal strammes op og nye initiativer

med lovforslaget her udvider vi blandt andet påmindelsesordningen så statens serum institut

nu får mulighed for at sende en lille reminder ud til alle forældre det er jo en travl tid vi lever i

og også bliver det til tiden som jeg nævnte indledningsvis skal vi passe på hinanden og med en vaccine passer man jo både på sit eget barn men også alle de andre børn venstre kan støtte lovforslaget som fremsat

lovforslaget udspringer af den aftale om bedre brug af sundhedsdata som blev indgået i sommer

så der bliver bedre mulighed for digital deling af sundhedsdata herunder at der stilles krav om at almen praksis skal dele relevante data med det øvrige sundhedsvæsen

en klar forbedring at børnefamilier fremover kan få en påmindelse forud for det anbefalede tidspunkt for børnevaccinationer det er vigtigt med en bred tilslutning til børnevaccinationsprogrammet vi har efterhånden vænnet os til påmindelser om aftaler

alt fra frisørtider til tider hos kiropraktoren med lovforslaget sikrer vi at

bliver mere tidssvarende fordi det nu bliver muligt at sende påmindelser til forældrene så børnene kommer af sted rettidigt derfor bakker vi klart op om den del af lovforslaget

digitale samarbejde vi lovgiver lovgiver i dag også om fremtidige muligheder for deling af patientdata

vist ikke nogen hemmelighed at vi i enhedslisten

og opbevaring af personfølsomme oplysninger i store mængder når vi alligevel er med i den her aftale handler det om

et akut behov for bedre deling af patientdata i sundhedsvæsenet lovforslaget handler jo om at sikre at relevante data er i de rigtige hænder på det rigtige tidspunkt den målsætning bakker vi fuldt

personalet bruger al for lang tid på at spørge

og på at finde de rette oplysninger fordi journalsystemerne ikke fungerer godt nok sammen når det er sagt er der en række problemstillinger som forskellige aktører har gjort opmærksom på og som vi mener tages stilling til inden vi opretter en ny fælles digital infrastruktur høringssvarene har givet mig som ny sundhedsordfører behov for at få svar på en række spørgsmål som fremstår uafklarede også efter høringsnotatet

afgørende for os at en række problemstillinger bliver præciseret i en kommende udvalgsbehandling

essentielt at vi får bedre deling af data fra almen praksis men

til at tage dansk selskab for almen medicin alvorligt når de peger på at

tavshedspligten som fundament for læge patient relationen ifølge sundhedslovens § fyrre og så den pligtregistrering som lovforslaget lægger op til

er lagt op til en omfattende bemyndigelse til sundhedsministeren

gerne sikre mig én ting vil ministeren garantere at patienten får mulighed for at have fortrolige samtaler med for eksempel den praktiserende læge der ikke indføres i den fælles digitale infrastruktur det kan for eksempel være en indledende samtale om alkoholisme eller bekymringer

arbejdslivet samtaler som måske ikke fører til konkret handling

den fremtidige indberetning af strukturerede data fra for eksempel almen praksis og fra speciallæger skal ske i samarbejde med sundhedsfaglige organisationer

af fuldstændig afgørende betydning at disse faggrupper bliver ordentligt involveret i udformningen sådan at dataudvekslingen bliver meningsfuld og tager hensyn til fortrolighedsforholdet mellem den sundhedsprofessionelle og patienten der hvor dette lovforslag for alvor bliver svært

hvornår og til hvad særlig fordi der åbnes op for at mange flere potentielt får adgang til at læse med og fordi lovforslaget er ret upræcist regeringen har en udtrykt politik som vi bakker op om nemlig at der skal være mere transparens

hvilke data der indsamles og til hvilke formål hvilke formål data må bruges lovforslaget har behov for at blive tydeligere både med hensyn til hvilke patientrettigheder der knytter sig til hver database tydeliggørelse af sundhedspersoners pligt til at levere data til infrastrukturen samtykkeretten blokeringer eksisterende og kommende logningsmuligheder og sletteret

præciseret at patienter skal kunne frabede sig frabede sig indhentning af oplysninger men det undrer mig at der ikke er taget stilling til de mange kritiske bemærkninger om at der mangler gennemsigtighed i hvilke data der indsamles om borgerne det er uklart om patienter kan modsætte sig at oplysningerne

inden det er teknisk muligt at bruge de løsninger

herudover har vi også en

kan være for formålsskred i forhold til de data som

det fører mig frem til et sidste punkt som jeg mener at vi skal behandle i udvalget inden

det handler om økonomien det fremgår af lovforslaget at regeringen mener at forslaget ikke vil have offentlige økonomiske konsekvenser det forudsættes at udgifterne kan afholdes inden for rammerne af allerede afsatte midler fordi de digitale løsninger der skal understøtte nye strukturer allerede er udviklet og finansieret det forudsætter også at sundhedsdatastyrelsen er i stand til at udvikle systemer der sikrer logningssikkerhed og opt out muligheder med mere inden for de midler der er afsat jeg synes det lyder ovenud optimistisk vi har set med for eksempel sundhedsplatformen hvad det betyder i form af udgifter til oplæring af personale og tab i produktivitet

implementeres store it systemer jeg mangler simpelt hen dokumentation før jeg bliver overbevist om regeringens påstand om at dette kan holdes inden

kan få drøftet i det videre udvalgsarbejde

sådan opklarende og fredsommeligt at spørge om enhedslisten stadig bakker op om den politiske aftale som alle folketingets partier står bag

i konkret lovgivning skal vi jo sikre os at det der er hensigten i den aftale vi har

også bliver udmøntet i det konkrete lovforslag

i forhold til det at vi har en række bekymringspunkter som vi i hvert fald gerne vil

og se og vi kan få klare svar på og få indhegnet

overlevelse og helbredelse men det er til gengæld også enormt vigtigt at vi har tillid til at data bliver behandlet forsvarligt og fortroligt

patientjournaler eller endda telefonisk uden at

som systemet er i dag derfor vil det her forslag samle den måde man

digital infrastruktur det betyder samtidig at

nemmere at dele dataene sådan at læger kan bruge andet sundhedspersonale til at samle de her data og videregive dem det kan være sundhedsplejersker

er en hensigtsmæssig arbejdsfordeling med mindre bureaukrati

er at det stadig væk er ulovligt hvis sundhedspersonale

er at der stadig væk skal være tryghed og faste rammer omkring samtykke

at man kan frabede sig at ens data bliver videregivet

i journalerne man kan se når andre er gået ind og har kigget i journalen hvem har set i min journal hvorfor

var der nogen grund til det eller er det noget jeg kan reagere på anke eller klage over

der bliver sendt påmindelser ud til alle forældre om børnevaccinerne det giver alt sammen rigtig god mening og er i vores alle sammens interesse og liberal alliance støtter forslaget

som ligger til grund for det her forslag vi har set

kan være vanskeligt at udmønte en aftale man har lavet

lovgivning og det er også noget af det der bekymrer os i forbindelse med det her lovforslag og vi deler nogle af de bekymringer

bruger unødvendig tid og unødvendige ressourcer på at indhente oplysninger

og derfor er vi jo også med i aftalen fordi vi ønsker

har også et ønske om at have et effektivt sundhedsvæsen hvor viden og oplysninger er nemme at tilgå på tværs af sundhedspersonale men vi har altså nogle forbehold og bekymringer

synspunkt om det det handler for eksempel om tavshedspligten

ønsker vi et sundhedsvæsen der bygger på autonomi og selvbestemmelse med tavshedspligt og ret til fortrolighed eller ønsker vi et sundhedsvæsen hvor fokus er på central datamaksimering og stram statslig kontrol og detailstyring af patientbehandling via beslutningsstøtte

vi har kigget på nogle af de her høringssvar og det bekymrer også os

være nogle problemer i det her lovforslag det

bruge det til nogle formål der er uacceptable

at det er godt at få styrket den sammenhæng og de informationer der er og at det er afgørende at at der er tillid til at man har de informationer man skal have i sundhedsvæsenet men at det ikke må ske på bekostning

tillidsforholdet mellem borgere og sundhedsprofessionelle

i aftalen selvfølgelig men vi har altså nogle forbehold og

så skal vi altså have specificeret

og konkretiseret og kigget på nogle konkrete problemstillinger

vigtigt at systemerne kan tale sammen at vi kan dele oplysningerne men også der er styr på dem derfor er det jo også en grotesk situation som dansk folkepartis ordfører også var inde på når man som patient oplever at man får

er sket det andet sted fordi det står i et andet system som jeg kan gå ind og kigge i

sted er det jo lidt vildt at det stadig er virkeligheden her i to tusind

at vi har været med til at lave

derfor er vi i radikale venstre også helt med på

ligger i det her lovforslag samtidig er det jo også meget teknisk og jeg er ikke selv hjulpet af at jeg var på barsel mens i andre forhandlede ned i detaljerne så der er

nogle af de it systemer vi har og når man ser hvordan sundhedsplatformen jo for eksempel har givet meget alvorlige problemer for medarbejderne hvad er det så for en læring man har gjort i ministeriet og hvad er det vi gør for at sikre at vi nu ikke finder på et system som ser meget fint ud på papiret men ikke virker i virkeligheden

enhedslistens ordfører også var inde på at regeringen forudsætter at det her sådan set ikke

hænger jo også sammen med hvordan hele det tekniske bliver udformet jeg

er meget relevante spørgsmål at få dykket ned i

er for nogle forudsætninger regeringen også

selvfølgelig har betydning for situationen på et tidspunkt hvor min oplevelse er at der i forvejen bliver løbet alt for stærkt nogle steder og mangler ressourcer og mangler tid der betyder det selvfølgelig noget når man sætter sådan

har styr på at det ikke bliver

vi kan blive lidt klogere på i løbet af udvalgsbehandlingen

lovforslaget som handler om

som mor hvor er det godt jeg er selv en af dem som lige nu har stående på min

do liste at jeg skal have bestilt den der femten månederstid og jeg tror godt at jeg kan sige på alle andre forældres vegne at det

at understøtte et bedre digitalt samarbejde der giver lettere mulighed for at dele relevante oplysninger om patientens forløb

de sundhedspersoner som har patienten i behandling det er både rigtigt og godt for at kunne understøtte et sammenhængende patientforløb er der behov for en høj grad af vidensdeling mellem sektorerne i sundhedsvæsenet borgeren skal kunne forvente at de sundhedspersoner man møder

for behandlingen som blandt andet journaloplysninger om prøvesvar og aktuel medicin og øvrige praktiske oplysninger som skal til for at skabe tryghed og give oplevelsen af et sammenhængende sundhedsvæsen samtidig har det været vigtigt for sf at borgeren selv skal kunne skaffe sig et overblik over de behandlinger

har med sundhedsvæsenet

selv har indflydelse på hvem der skal have adgang til sundhedsdata

sundhedsdata blandt andet ved hjælp af logning sf bakker i det hele taget op om de gode intentioner i en aftale om digitalisering af sundhedsvæsenet som vi selvfølgelig også

mener jeg alligevel at lovforslaget har nogle mangler set i forhold til den aftale som vi har indgået det fremgår desværre også af høringssvarene som vi har modtaget til forslaget spørgsmålet om omkostninger er eksempelvis henvist til økonomiforhandlingerne mellem

regioner og kommuner

hvor stor den regning bliver og måske kan ministeren også forklare baggrunden for at den private sektor angiveligt helt skal undtages fra betaling

jo ikke nødvendigvis noget der skal stå i et lovforslag men alligevel har lovforslaget også givet anledning til nogle spørgsmål her systemkravet

at digitaliseringen skal kunne spille sammen med eksisterende platforme i regionerne og kommunerne eksempelvis sundhedsplatformen og den elektroniske patientjournal det skal sammenholdes med at ministeren jo altså så sent som i sidste uge gjorde gældende at man vurderer at der er store sikkerhedsmæssige udfordringer i vores nuværende systemer udfordringer som ministeren også adresserer til regionerne jeg håber faktisk at ministeren vil forholde sig til hvordan øget sikkerhed i eksisterende systemer kan medtages i forhold til det her lovforslag for man må antage at der er store omkostninger forbundet med begge dele man må også med rette mene at ministeren har ansvaret for at begge dele søges løst herunder at vi får sikkerhed

nødvendige regionernes nødvendige økonomiske prioriteringer ikke er en hindring for at vi samlet set kan prioritere den vigtige sikkerhed endelig er det vigtigt for mig at understrege at verden næppe går under fordi vi ikke i morgen har et nyt digitalt system hvor læger og andet sundhedspersonale kan opdateres med skriftlig information om den enkelte patient jeg

vigtigt her at understrege at det næppe er sandsynligt at skriftlige data kan erstatte den vigtige samtale med patienten som alt overvejende oftest er ret godt orienteret om egen situation det er nemlig i sundhedssektoren som i alle andre forhold i livet at det vi har læst ofte kan blive udfordret af den virkelighed som vi møder som sagt bakker sf op om den aftale vi har indgået men udmøntningen af aftalen efterlader fortsat en række ubesvarede spørgsmål også i forlængelse af de høringssvar der er indkommet ud over de allerede nævnte vil jeg også tillade mig

fremsende nogle skriftlige spørgsmål til udvalgsbehandlingen og den fremskredne tid taget i betragtning

det her forslag nemlig forslaget om børnevaccinationsprogrammer det giver nemlig også rigtig god mening men efterlader synes jeg på samme måde som digitaliseringen en række spørgsmål om omkostninger og privatliv

bakker op om det gode formål om at sikre en høj grad af vaccination som kan beskytte os mod sygdomme men vi skal samtidig

sikre en høj grad af åbenhed i forhold til hvordan personlige data anvendes til andet og mere end den enkeltes helbred

til at fastsætte betaling med videre set i forhold til de nuværende

med disse ord skal jeg blot endnu en gang understrege at sf bakker op om aftalen vi har indgået

den politiske aftale vi har lavet om det lovforslag vi behandler i

danmark er et foregangsland når det gælder digitalisering og brug af sundhedsdata til gavn for patienterne i det danske sundhedsvæsen og sådan skal det blive ved med at være i dag arbejder alle aktører i sundhedsvæsenet med sundhedsdata i digitale systemer og det har skabt en bedre og mere sikker behandling men man må også bare sige at vi langtfra er i mål det er netop derfor vi har lavet en aftale og det er netop derfor vi behandler lovforslaget i dag patienter oplever desværre stadig at der mangler sammenhæng i behandlingsforløbene og at man skal gentage sig selv igen og igen fordi relevante oplysninger om ens behandling ikke er blevet givet videre derudover kan det være svært at få overblik over hvad der er sket eller skal ske undervejs og vi ved at det skaber frustration og også nogle gange utryghed for patienterne og for de pårørende samtidig ved vi at sundhedspersoner i kommunerne

regionerne og også ude i almen praksis bruger uanede mængder af tid på at indhente oplysninger hos hinanden om patienter der er i aktuel behandling man hænger simpelt hen i telefonen for at indhente informationer den tid kan bruges bedre og skal bruges bedre til god patientbehandling

den aftale formålet med lovforslaget er at gøre det lettere at dele relevante oplysninger om patienternes forløb mellem de sundhedspersoner der har dem i behandling det handler grundlæggende om at sikre at den rigtige viden er i de rigtige hænder på rette tidspunkt til gavn for patienten når vi gør det lettere at dele helbredsoplysninger er det samtidig afgørende at datasikkerheden er i orden

det sker med respekt for den enkeltes ret til fortrolighed og privatliv vi er som mennesker forskellige og vi har også forskellige ønsker og behov

og bestemme hvem der har adgang til deres sundhedsoplysninger til brug for patientbehandling lovforslaget indeholder en række elementer der samlet set bidrager til en tiltrængt modernisering af sundhedsloven og hvis jeg skal give et konkret eksempel kunne jeg tage esbjerg kommune der håndterer et team af sygeplejersker patienter med akutte og komplekse behandlingsforløb

sygeplejerskernes arbejde har

meget mere sammenhæng for patienterne i de her overgange der er mellem kommunen og sygehuset

ude i deres biler og to forskellige it systemer fordi kommunen og sygehuset ikke i dag må dele relevante data om patienten

i det ene system så i det andet system hvis man vil have det samlede overblik det giver ikke mening det er ikke godt nok

lovgivningen skal altså understøtte den måde sundhedspersonalet samarbejder om at behandle patienterne på

på det rette tidspunkt derfor foreslår vi også at der etableres en fælles digital infrastruktur som samler og udstiller relevante oplysninger om patienterne i et patientoverblik på tværs af sundhedsvæsenet det patientoverblik kan tilgås både af

det svarer til den løsning vi kender fra det fælles medicinkort

infrastruktur kender vi allerede i dag fra det fælles medicinkort

finde helt nye systemer det et spørgsmål om at udvide og bygge videre på nogle af de digitale løsninger som vi allerede har og som fungerer på tværs af sundhedsvæsenet for eksempel det fælles medicinkort

også føre kontrol med hvem der har adgang til oplysninger i patientoverblikket eksempelvis vil man allerede hvis man

derfor er ikke tale om at vi sætter noget i kraft

selvsagt skal være til stede også for at sikre den parallelitet der skal være i at vi laver flere digitale løsninger men også giver den enkelte patient og borger mere

bestemt tidsperiode ligesom man også vil kunne spærre for at bestemte sundhedspersoner kan få adgang til ens oplysninger man vil altså for helt konkrete faggrupper eller helt konkrete personer kunne spærre

hvem det er der ikke skal have adgang til ens oplysninger på sundheddk vil man også kunne se hvem der har tilgået ens oplysninger i den såkaldte logvisning og det er også en

for den enkelte der skal være til stede fordi man skal have sikkerhed for som vi også har talt om politisk at der ikke er nogen der uretmæssigt får adgang til ens data et andet hjørne vi lægger op til at modernisere med lovforslaget er reglerne om sundhedspersoners adgang til at indhente oplysninger fra elektroniske systemer som for eksempel patientjournaler når de skal behandle en patient

fra for eksempel patientjournaler forskellige typer af sundhedspersoner må få adgang til og der må vi bare

og at flere sundhedspersoner og de faglige organisationer længe og løbende sammen med patientorganisationerne har givet udtryk for at reglerne er tunge at administrere og svære at forstå derfor siger vi nu at udgangspunktet er at hvis du er sundhedsperson og har brug for oplysninger som led i en aktuel patientbehandling må du få adgang til dem medmindre borgeren som sagt selv har administreret at det skal være anderledes samtidig giver vi også sundhedspersoner mulighed for at kunne benytte sig af teknisk bistand fra for eksempel en sekretær når de indhenter oplysninger til brug for kvalitetsarbejde det vil som det er i dag

indhente oplysninger uretmæssigt og det er jo også noget af det som vi på baggrund af høringen har skærpet både i

vi også haft en politisk drøftelse om at understrege den del som

handler om at sikre at man ved at det har konsekvenser hvis man uretmæssigt bruger de digitale muligheder der er for at få adgang

om tidligere patienters helbredsforløb til at behandle en patient med en tilsvarende sygdom det kan være for at skabe et bedre grundlag for at træffe beslutning om hvilken behandling en patient skal tilbydes eller for hurtigt at kunne stille den rigtige diagnose her er det naturligvis afgørende at brugen af oplysninger om andre patienter indhentes med respekt for den enkeltes ret til fortrolighed vi lægger derfor heller ikke op til at muliggøre dette før vi er helt sikre på at behandlingen af oplysningerne kan ske i pseudonymiseret form så oplysningerne ikke umiddelbart kan

tilbage til patienterne men hvor vi samtidig sikrer en bedre kvalitetsudvikling på vores afdelinger fordi læren fra et patientforløb gerne skal gavne fremtidige patienter men selvfølgelig ikke ved at man ved at det er fru jensen men ved at man ved hvad det er for en erfaring og viden man har fået undervejs når vi taler om at forbedre muligheden for at udveksle oplysninger i sundhedsvæsenet kommer vi heller ikke uden om almen praksis og det er jo også noget af det der er et af omdrejningspunkterne i lovforslaget og også i vores politiske aftale vi ønsker at praksissektoren med almen praksis og de praktiserende speciallæger skal spille en stærkere rolle i fremtidens sundhedsvæsen og det vil også være et omdrejningspunkt i regeringens kommende sundhedsreform og det betyder jo sådan set også at vi med det lovforslag som vi behandler i dag styrker samarbejdet på tværs af kommunal pleje praksissektor og sygehus så vi også kan intensivere det i de kommende år og

kan være enige om at vi skylder patienterne at de kan

en mere sammenhængende behandling i årene der kommer når flere opgaver skal løses hos den praktiserende læge eller i et kommunalt sundhedscenter

afgørende at vi også får bedre viden om den del af patienternes forløb som varetages i praksissektoren med lovforslaget lægger vi op til at praksissektoren i højere grad dele relevante strukturerede data og oplysninger med det øvrige sundhedsvæsen det kan for eksempel være oplysninger om diagnoser

fællesskab i den politiske forhandling men også på baggrund af nogle af de høringssvar der er indkommet

lavet nogle opstramninger i lovforslaget efterfølgende som også fremgår af høringsnotatet at oplysninger uden relevans for patientens fortsatte behandling og som er givet til lægen i fortrolighed oplysninger der for eksempel er fremkommet

under en samtale om psykosociale forhold eller andet selvfølgelig skal forblive fortrolige det vi taler om er deling af strukturerede data

de seneste år er tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet heldigvis blevet bedre blandt andet fordi der i dag sendes breve ud til forældrene der minder om vaccinationerne men vi synes sådan set at vi har behov for at gå videre og også sikre at påmindelserne ikke først kommer når man er et par måneder for sent på den men sådan set

kommer så man husker at nu er det ved at være tid til at få bestilt en tid til vaccination derfor bliver det med lovforslaget muligt for statens serum institut

og jeg håber på at det vil være med til at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet fordi det i sidste ende også betyder noget for at sikre at vi ikke får

blandt andet dansk folkepartis ordfører stillede i relation til den henvendelse der er kommet fra forsikring pension og

det forekommer mig at der er en fejlopfattelse i forhold til hvad lovforslaget handler om

forhold til hvad det har af betydning altså lovforslagets formål og afgrænsning som jeg også har svaret forsikring pension lægger jo op til at det alene vedrører patientbehandling og dermed ikke de sekundære formål det er noget af det vi har været meget klare på også i vores politiske aftale

er patienten der er omdrejningspunktet det er

eller andet det er de sekundære formål og

som det fremgår af lovforslaget i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen som også giver mulighed for nationalt at fastsætte særlige betingelser og begrænsninger for behandling af helbredsoplysninger men det er jo formålsbegrænsningerne det ændrer ikke på at ligesom

for eksempel i forbindelse med erstatningssager selvfølgelig skal have adgang til de relevante data der er i forhold til et behandlingsforløb også kunne få dem fremadrettet og derfor har

pension at der med lovforslaget ikke ændres på forsikrings og pensionsselskabernes nuværende adgang til helbredsoplysninger altså de underliggende kildesystemer i relation til de data de skal have men vi ønsker ikke med det her lovforslag at give forsikringsselskaberne direkte adgang til så at sige at gå ind i infrastrukturen og selv kunne rode rundt og tage data men selvfølgelig skal man fortsat kunne eksportere relevante data i forbindelse med en erstatningssag

patientens forhold og det svarer jeg selvfølgelig gerne

det er vigtigt at holde sig for øje hvad der er sekundære formål når vi taler borgernes personfølsomme data og så det der er det primære formål nemlig patientbehandling men som sagt stiller jeg mig selvfølgelig til rådighed for alle de spørgsmål der

har varslet nogle og jeg håber på at vi på den måde kan få oplyst sagen på et godt grundlag så vi forhåbentlig kan få lovforslaget ud at virke i virkeligheden

det er der behov for både for patienternes skyld men sådan set også for at sikre nogle mere moderne og ordentlige arbejdsforhold for vores medarbejdere så man ikke er afhængig af at skulle logge ind i to systemer

skal ringe rundt fordi man ikke ved hvad der der er sket tidligere i et patientforløb så tak for de gode kommentarer fra ordførerne i salen

drøftet rigtig mange af de dilemmaer der selvfølgelig også er forbundet med digitalisering

deling af de strukturerede data

den elektroniske patientjournal og et andet system hvor man deler

sikkerhed i de systemer vi har

god mening at prøve at adressere de sikkerhedsspørgsmål som ministeren også bekymrede sig om i sidste uge

så vi undgår at vi skal til at lave systemer for så at lave systemer for så at lave systemer

andet end at det kunne give mening at prøve at tænke de her problemer sammen

cybersikkerhedsområdet som vi fremlagde i sidste uge og som er aftalt med kommunernes landsforening og danske regioner og den sektorstrategi lægger jo netop op til at hvad end man gør så at sige så skal man altid tænke cybersikkerhed ind i det

det betyder selvfølgelig også at når vi nu her per første februar overgår til et nyt lpr3 system så

cybersikkerhed og en stærkere beskyttelse når vi laver nye systemer tænker vi hele tiden cybersikkerhed og en øget beskyttelse ind som en dimension af det at oprette systemerne det fremgår også af vores digitaliseringsstrategi og af vores sundhedsdatastrategi at det selvfølgelig er noget der er nødt til at ligge

integreret alle steder så det er jeg fuldstændig enig med ordføreren

det indgår sådan set også i de ændringer vi kommer til at

indkøb af nyt it system eller indkøb af medicinsk udstyr for store scannere som også oplagrer persondata hvordan er det man sikrer at det ikke bliver en kilde til sårbarhed i forhold til

sikkerhed der skal være omkring vores personfølsomme

systemer de har selv lavet de her systemer og jeg tænker at

man godt forestille sig at der også er særlige omkostninger forbundet med at de skal kunne tale sammen med mange forskellige systemer i vores land

forskellige journalsystemer i region hovedstaden og region sjælland i forhold til det man har i jylland

i overvejelser eller drøftelser med regionerne og kommunerne om om måske at få et fælles digitalt system

og det kunne vi godt tage en længere længere snak om enten i relation til det her lovforslag eller generelt fordi der er

handler ikke kun om at henføre noget til regionernes ansvar det var heller ikke det jeg gjorde i sidste uge

fælles ansvar når vi laver en samlet sektorstrategi for cybersikkerhed i forhold til sundhedsvæsenet der både integrerer det der ligger i kommunerne det der ligger i regionerne og det der ligger på statens niveau så er det fordi vores systemer også er integrerede

også noget der er hvert vores ansvar altså når regionerne indkøber nyt medicinsk udstyr

det vigtigt at man er bevidst om at der for eksempel i norge

skandalesager hvor store scannere har tappet informationer

noget man er nødt til at være bevidst om også når man har en indkøbsstrategi lige så vel som man er nødt

af vores samlede sundhedsvæsen i danmark så vi undgår de angreb

vil være et fortroligt rum i forholdet mellem patient og læge hvor data ikke nødvendigvis skal deles

er den grundsætning at det er patienten der råder over egen data

specifikke perioder eller afdelinger men

indføre at man kan spærre for specifikke data altså man kan jo godt have en samtale hvor man egentlig ønsker at dele af samtalen bliver delt

som man ikke ønsker bliver delt skulle man ikke have en mulighed for

muligt at sige at man som patient også kunne lave en fuld spærring

deling af data altså at man simpelt hen ikke ønsker at dele data fordi

borgernes muligheder det betyder jo også at hvis der er hele behandlingsforløb

eksempler med kønssygdomme eller andet

mulighed for netop i relation til de informationer at kunne gå ind og sige

ikke vedkommer nogen bredt set eller ikke vedkommer nogle specifikke sundhedspersoner og den mulighed skal jo ligge der til gengæld har vi jo diskuteret det politisk

at stå i en situation hvor ambulancepersonalet ikke kan få adgang til data

rette tidspunkt det er det der er med til at redde liv

en diabetespatient falder om med et

det kan være afgørende for om

laserbehandling når der skal fjernes tatoveringer med andre ord

handler lovforslaget om forbrugere om borgere

i forbindelse med at de ønsker at få fjernet tatoveringer det er jo sådan at forbrugere og borgere gør ting i deres liv som en gang imellem resulterer i at de går hen og bliver patienter det er utrolig populært

i disse år og hvis man forestiller sig at

der skyder rigtig mange tatoveringsbutikker op den ene butik kan man gå ind i og få lavet sine tatoveringer

lavet regler og krav politisk fra vores side eksempelvis om hvilke farvestoffer

bruges og hvilken hygiejne der skal

laves tatoveringer ved siden af er der så en butik hvor dem der er blevet tatoveret og har fortrudt det kan gå ind og sige jeg har faktisk fortrudt at

har vi ikke politisk stillet krav og regelsæt op om hvordan det skal gøres det handler lovforslaget om

laserbehandling og laserbehandling kan lyde som om det bare lige er noget man kører hen over huden og at det er der ingen risici forbundet med sådan er det bare ikke der kan faktisk opstå både sår og og blæredannelse der kan dannes arvæv bagefter

de virksomheder der altså står for det er private virksomheder

har ikke noget med det offentlige sundhedsvæsen at gøre det

fjernelse af tatoveringer og der er det nu

tekniske udstyr medicinske udstyr man bruger der stilles et tredje krav om at

der er ting der skal være dokumenteret i

kan udstede forbud hvis virksomheder der med laser fjerner tatoveringer ikke overholder

tatovører skal håndtere hygiejne

også bliver stillet nogle krav i forhold til de virksomheder som fjerner tatoveringer vi kan forudse at mange vil komme til at fortryde de mange tatoveringer der laves i øjeblikket og derfor er det vigtigt at vi som samfund også opstiller et regelsæt som gør at forbrugerne

vi støtter lovforslaget men det er sjældent

efterlader mig som sundhedsordfører med det indtryk at her er der da noget der ikke er lavet godt nok

derfor vil jeg også sige til ministeren at vi bliver nødt til at prøve at kigge på nogle af de her

høringssvar der er givet frem mod tredjebehandlingen af det her lovforslag der er altså fra institutioner som dansk dermatologisk selskab danske regioner og andre brugt meget store ord om at de er uforstående over for lovforslagets indhold på flere punkter

ikke vi kan komme et skridt videre i retning af

socialdemokratisk ønske og det er at vi

det forpligter de politikere der med til at lave lovene at vi også sikrer at de bliver evalueret så vi vil meget gerne have

en revisions eller evalueringsparagraf skrevet ind i lovforslaget

to eller tre år så vi kan se hvordan det er gået med

socialdemokratiet synes det er et skridt i den rigtige retning og derfor er vi også positive over for lovforslaget tak

år arbejdet for at vi skulle sikre en ordentlig lovgivning

ikke har ret stor betydning for det som debatten faktisk koncentrerer sig om jeg er godt klar over at ministeren har været i

vi talte om fjernelse af tatoveringer

at der måtte fjerne tatoveringer det synes vi også var lige lidt langt at gå

der har været ude at tage en uddannelse i udlandet og fået certifikat på at de ved noget om at

fjerne tatoveringer med laser

viden om hvordan man tatoverer men også hvordan man fjerner

de har en uddannelse i det de ved noget om det det her forslag handler om hvilken maskine man skal bruge efter to tusind og tredive det handler om hvor lang tid der må gå imellem

der ikke noget tilsyn der ikke nogen klagemuligheder der er ikke noget uddannelse

står i høringssvarene og jeg er fuldstændig enig med herre flemming møller mortensen

man undrer sig lidt over lovgivningen som der står

wish eller på det grå marked eller hvor

er ret meget at gøre ud af det altså at lave et lovforslag

det vil vi tage med i udvalgsbehandlingen jeg håber at der er flere der måske kunne være med til at støtte op om at

man må se et minimum af uddannelse

kommer til ødelæggelse af hud og væv og man skal have behandling så skal man ind i det danske sundhedsvæsen der bliver betalt af skatteyderne

skal højne patientsikkerheden på et område som i dag er helt ureguleret det drejer sig om mennesker der

fjernet deres tatovering med laser som ikke er beskyttet af noget regelsæt for den behandling i dag er det sådan at enhver kan fjerne tatovering ved brug af laser uden at leve op til nogen som helst krav og det sætter patientsikkerheden over styr for os i venstre er patienternes sikkerhed og tryghed omkring behandling afgørende eller er et afgørende parameter i et stærkt sundhedsvæsen på nuværende tidspunkt findes der ingen metoder til at fjerne tatoveringer som er helt uden helbredsmæssige risici vi skal lægge os i selen for at skabe den bedste mulige tryghed for sandheden er jo at mange danskere vælger at få en tatovering og at mange danskere fortryder

vi har desværre set flere eksempler på at behandlinger i forbindelse

med fjernelse af tatoveringer er gået galt vi har set personer der efter behandlinger har fået alvorlige forbrændinger og sår og det kan for eksempel skyldes at intervallet mellem behandlinger er

eller det udstyr der bliver brugt under behandlingen for mig og for os i venstre er det indlysende at vi for at øge patientsikkerheden nu iværksætter en regulering ligesom vi regulerer alle andre typer eller former for behandling derudover håber jeg at når vi nu stiller øgede krav til branchen og højner patientsikkerheden

også troværdigheden til branchen øges så flere i fremtiden vil være trygge ved at få fjernet deres tatoveringer lovforslaget består af tre dele

sikre at der går minimum seks uger mellem hver behandling og det skal blandt andet sikre at risikoen for at udvikle permanente ar minimeres så man ikke

på den måde lider skade af behandlingen

skal virksomheder der fjerner tatoveringer med laser sikre at de lasere der anvendes i behandlingen lever op til den nye eu forordning om medicinsk udstyr som træder i kraft i maj

den del af lovforslaget skal sikre at vi i danmark lever op

til eu lovgivningen samtidig med at det kun er lasere af en vis kvalitet og standard som må bruges til at fjerne tatoveringer den tredje og sidste del af lovforslaget stiller krav om at virksomheder skal skal kunne dokumentere at de lever op til de fastsatte krav med andre ord skal de virksomheder der fjerner tatoveringer med laser kunne dokumentere at der mellem hver laserbehandling

patient går minimum seks uger og at deres udstyr lever op til de standarder som eu forordningen om medicinsk udstyr har fastlagt forslaget indeholder desuden sanktionsbeføjelser til styrelsen for patientsikkerhed konkret betyder det at styrelsen for patientsikkerhed kan

forbud mod fjernelse af tatoveringer i kortere eller længere perioder

et eventuelt forbud skal virksomheden kunne politianmeldes med lovforslaget her tager vi et vigtigt skridt mod en øget patientsikkerhed

svagt reguleret branche

har vi nu taget et vigtigt skridt og det glæder vi os over i venstre

fortrøstning at man kunne kaste sig over lovforslaget på trods af at det kom fra regeringen da det stort set kun kunne være en forbedring men selv her lykkes det regeringen at skuffe forventningerne når man læser høringssvarene fra tatoveringsklinikken ved bispebjerg hospital dansk dermatologisk selskab og

rejser det en lang række berettigede kritikpunkter

uforståeligt at tatoveringsfjernelsesloven ikke harmoniseres i forhold til tatoveringsloven fra enogtredivete maj to tusind og atten som har en lang række krav til tatoveringsklinikker

nærværende lovforslag følge samme skabelon og dermed på langt mere betryggende vis regulere området fjernelse af tatoveringer med laser kan være risikofyldt og udgøre en fare for såvel brugere af udstyret som for dem der skal have fjernet en tatovering

uddannelseskrav til personalet ligesom der skulle være klageadgang for kunderne der mangler en klar og tydelig kontrol med både klinikkerne og udstyret

mærkning kan langtfra give den sikkerhed der er påkrævet og det er utilstrækkeligt at det nuværende udstyr kan fortsætte med at blive brugt frem til

tredive når man

ved hvor hurtigt den teknologiske udvikling går

til laserudstyr er det uforståeligt at man tillader at nuværende udstyr kan bruges helt frem til

tredive som flere høringsparter giver udtryk for er

klar diskrepans mellem de krav om rettigheder der er på klinikkerne der er lægedrevne og

er drevet af udøvere uden formel uddannelse ministeriet skriver selv i høringsnotatet at

kravet i autorisationsloven § sytten hvorefter en autoriseret sundhedsperson under udøvelse af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed og handle i overensstemmelse med den til enhver tid værende almindeligt anerkendte faglige standard på området en autoriseret sundhedsperson er desuden forpligtet til som led i behandlingen

der er beskrevet i sundhedslovens afsnit tre om patienters retsstilling herunder krav om indhentning af informeret samtykke tavshedspligt

ministeriets vurdering at det må forudsættes at forbruger og virksomhed har indgået en dialog forud for fjernelsen af tatovering

til formanden er jeg nødt til at sige inden jeg læser det sidste

når en fjernelse af en tatovering foregår hos en autoriseret sundhedsperson er der en lang række krav der sikrer patientsikkerheden men hvis det foregår hos en

uden uddannelse er det tilstrækkeligt at man forudsætter at der har været en dialog det virker mildest talt uigennemtænkt men måske fremgår det af høringssvaret hvorfor lovforslaget er så lemfældigt udformet for her skriver ministeren flere gange som forklaring på at man ikke imødekommer kritikken

ministeriet finder at de foreslåede krav ved fjernelse af tatovering mindsker forbrugernes helbredsmæssige risici i forbindelse med fjernelse af tatovering med laser ministeriet har med lovforslaget søgt en balance mellem den risiko der er forbundet med fjernelse af tatovering med laser og den byrde der pålægges branchen ved en regulering en balance mellem patientsikkerhed og byrde for branchen hm høringssvarene afslører med al ønskelig tydelighed at balancen har en tydelig overvægt i forhold til branchen på bekostning af patientsikkerhed og det er vi i enhedslisten ikke enige i når vi ser os nødsaget til at stemme

efter et år så vi kan vurdere effekten såvel

årsagerne til at de ønsker dem fjernet kan være mange og behandling med laser kan være med til at opfylde deres ønske om at få tatoveringer fjernet

det er selvfølgelig glædeligt for dem der har fortrudt deres tatoveringer at der foreligger denne behandlingsmulighed behandlingen lader dog ikke til at være helt uden helbredsmæssige risici og for nuværende er der ingen regulering på området for fjernelse af tatoveringer med laser derfor sætter regeringen ind med en patientbeskyttende indsats på det her område og i den forbindelse synes jeg at lovforslaget yder netop den patientbeskyttende indsats blandt andet med krav til laserudstyr så man er sikker på at laserudstyret er godkendt og i orden

at regeringen har taget et lille skridt i forhold til at regulere et marked som kan være svært for borgerne at gennemskue vi er dog sammen med stort set alle høringsparter

ærgerligt at man i høringssvarene

copy pastet kan man sige noget ind i forhold til nogle svar til høringsparterne og vi er enige med forbrugerrådet tænk i at

at det er uforståeligt at der på dette område foreslås en frist

vi er også enige med lægevidenskabelige selskaber og lægeforeningen i at fjernelse af tatovering med laser hører ind under definitionen kosmetisk

vi er ikke umiddelbart for forslaget fordi vi ikke synes at det er vidtgående nok og vi

nogle punkter som jeg lige vil nævne her at forældet og uhensigtsmæssigt udstyr bør udfases hurtigst muligt at behandlingen med laser bør følge internationale retningslinjer at der

fokuseres på faglighed og patientsikkerhed at der bør indføres uddannelseskrav i forbindelse med udførelsen af behandlingen med laser

informeret samtykke i forbindelse med udførelsen udførelsen af behandling med laser det er vores indstilling så vi er ikke positive

ikke ordentligt har reguleret når man vil have fjernet en tatovering derfor er

regeringen vil gøre nok fordi det der ligger i forslaget her som

den del der handler om hvor lang tid der ligesom skal gå

øvrige oppositionspartier har været inde på

er der på det her lovforslag en lang række høringssvar som peger på ting der ville være bedre at gøre

jeg egentlig at det ville være godt hvis ministeren overvejede om ikke hun kunne tænke sig at invitere alle os oppositionspartier over fordi så kunne det da være at vi i fællesskab kunne gøre lovforslaget bedre

om fjernelse af tatoveringer med laser som jeg så til gengæld også vil kalde for verdens noget nær mindste forslag som jeg nogen sinde har været med til

behandle til dato små forbedringer har nemlig også ret selvfølgelig har de det men jeg er altså også indstillet på som rigtig mange andre allerede har været inde på at udfordre ambitionsniveauet til gavn for patienterne og for de borgere som skal have gavn af det her forslag

håber også at vi i udvalgsbehandlingen kan blive en anelse mere ambitiøse i forhold til at tænke i sikkerhed og løsninger som rent faktisk også kan bruges til noget fornuftigt når mennesker fortryder at

som kan medføre alvorlig hudskade

heller ikke uden helbredsmæssige risici at få fjernet en tatovering med laser der kan opstå alvorlig forbrænding sår blæredannelse og arvæv som

at regeringen sidste år sendte et forslag i høring der gik på at man skulle gøre det lægeforbeholdt

nogle andre konsekvenser som blandt andet kunne lede frem til at man kunne have en bekymring for om der kunne komme for lang ventetid hos hudlægerne og forskellige andre ting

kommentarer jeg har hørt løbende om at det her skulle være udtryk for at regeringen ikke tør gå længere og forskellige andre ting må jeg bare sige at

et forsøg på så at sige at hvis den model som egentlig var den oprindelige model ikke af andre hensyn

er reguleret derfor har vi lovforslaget i dag som både sætter en tidsgrænse

man må få lavet lavet laserfjernelser stiller et krav i forhold til prøvebehandling og stiller krav

der findes ingen metoder

er uden helbredsmæssige risici og derfor mener vi

set også at der er behov for at starte en form for regulering på området med lovforslaget har vi så søgt en balance mellem den risiko der er forbundet med fjernelse af tatovering med laser og de byrder der pålægges branchen ved reguleringen og som sagt også de forbehold og de meget kritiske høringssvar der også kom i

den langt mere vidtgående model som blev sendt i høring sidste

det betyder så at vi

at hvis virksomhederne ikke lever op

for patientsikkerhed mulighed for at udstede forbud mod at udføre fjernelse af tatoveringer med laser i en kortere eller længere periode på op til

de forbud vil skulle offentliggøres på styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside og desuden vil manglende overholdelse af forbuddet eller andre krav der stilles til virksomhederne kunne medføre politianmeldelse

hvis man for eksempel vil fjerne med syre hørte dansk folkepartis

det fremover være forbeholdt en meget lille

knytter sig til laser hvor man kan sige at alt andet end laser vil blive forbeholdt

meget lille personkreds omkring hudlægerne og folk der arbejder direkte med kosmetisk behandling

sundhedsvæsen og dermed er

en markant skærpelse i forhold til hvordan regelsættet er i dag så jeg deler ikke opfattelsen af at det her er udtryk for at vi ikke gør noget jeg opfatter det sådan set som et godt lovforslag som også

i tråd med den tatoveringslovgivning som et bredt flertal af folketingets partier vedtog i foråret og som har

et markant løft på forbrugersikkerheden på selve tatoveringsområdet at vi nu også begynder reguleringen på det område der handler

fjernelse af tatoveringer derfor stiller jeg mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte være men jeg håber sådan set også at der vil være en velvillighed til at vi går i gang her på området ligesom jeg

at den vidtgående model i forhold til at gøre det lægeforbeholdt heller ikke var en model

jo medfører at det her bliver mere væsentligt end det har været

der er givetvis ret mange unge mennesker der i dag får tatoveringer og som senere hen i livet vil fortryde det og dermed have lyst til at få fjernet tatoveringerne igen jeg vil

at der er en væsentlig forskel på de krav vi stiller til uddannet

ordførertale at der er væsentlige

forskelle på de meget store krav vi stiller til det uddannede sundhedspersonale

om den stramme model som vi havde til høring sidst

kosmetikuddannede og kosmetologer såvel som tatovører

overhovedet ikke fremover ville kunne fjerne tatovering med laser hvis man ligesom havde taget den den meget meget

enig med enhedslistens ordfører i at det

det yderligere ansvar man har som sundhedsperson

hvordan man kan håndtere det spørgsmål for jeg mener ikke at svaret er at man kun forbeholder det sundhedspersoner jeg synes at det var den vej vi forsøgte at gå i den første høringsrunde

erhvervsinteresser med patientsikkerhed vi har altid sagt at patientsikkerheden skal have førsteprioritet og så må erhvervsinteresserne

ministeren synes at det kan lade sig gøre i den her omgang så i hvert fald som minimum

en endnu mere skærpet model i det første forslag vi havde i høring havde vi jo valgt at sige at det også var fjernelsen der skulle være omfattet af

en lægeforbeholdt virksomhedsordning og der kom

knappe ressourcer der i forvejen ligger hos en række hudlæger og plastikkirurger så ville blive brugt forkert det er jo derfor det her lovforslag er forsøgt balanceret på en anden måde

kunne være en idé at ministeren indkaldte ordførerne til en drøftelse om om der kunne være nogle justeringer der kunne

negative høringssvar er det en mulighed at ministeren kan indkalde os

kan jeg da sikkert godt overbevise min gruppe om at vi kunne stemme

trak det forslag der oprindelig lå med at gøre

og dermed netop stille nogle krav om hvad det er for nogle kvalifikationer man skal have og andet så var det fordi der var mindst lige så mange negative høringssvar på den del

gik i en anden retning både i forhold til de problemer det kunne give i forhold til flaskehalsproblemstillinger for andre patientgrupper men også fordi det ville betyde at en række grupper som ikke er sundhedspersoner

tatoveringer med laser så ikke ville være omfattet

balance og jeg tager gerne drøftelsen med folketingets partier enten i regi af udvalgsbehandlingen eller i forbindelse med et bredt ordførermøde men jeg er bare nødt til at påpege at det ikke er sådan at der var lutter positive høringssvar da modellen var den samme model derfor er det her et forsøg på at sige lad os nu komme i gang med en regulering

skal foretage den her form for behandling

at jeg skal forstå ministerens svar sådan at der bliver indkaldt til et ordførermøde hvor vi kan drøfte nogle af de her problemstillinger som flere ordførere har været inde på i dag og som vi mener skal skærpes i lovforslaget er det sådan jeg skal høre ministerens

vi valgte ikke at gå videre med den model der havde været i høring sidste år var det jo både i erkendelse af at der lå en række bekymrede høringssvar men sådan set også efter en dialog med folketingets partier

drøftelse med folketingets partier men det her er et bud på hvordan vi kan begynde at regulere en branche og et område som i dag slet slet ikke er reguleret og

synspunkter der bør være en regulering af så er der nogle gange hvor man skal acceptere at man starter i det mindre for så at kunne udvikle hvordan et et område skal være reguleret fremadrettet

tilbage i to tusind og seksten kunne vi registrere at der fandt nogle meget voldsomme hændelser sted på bosteder og andre steder hvor psykiatriske patienter opholder sig det var svært psykiatrisk syge patienter det var udadreagerende patienter og det var uforudsigelig adfærd de lagde for dagen det betød at vi i

kunne gøre for at forbedre behandlingsmulighederne kunne man

til den her type af psykiatrisk syge patienter og

det vi endte med at gøre en hundrede og halvtreds socialpsykiatriske sengepladser fordelt

senge der var mange diskussioner om

hvilke patienter skulle ind hvem skulle administrere hvem skulle betale hvordan skulle forholdene være for de patienter

mens de var indlagt på en af de pladser på de socialpsykiatriske afdelinger nu evaluerer man og kigger

på i hvor høj grad det er lykkedes at få de en hundrede og halvtreds sengepladser etableret i hvor høj grad det er lykkedes at få

og halvtreds sengepladser besat med psykiatriske patienter ud fra det kriteriesæt

det er årsagen til at vi mødes her i dag det er årsagen til at vi i ordførerkredsen har drøftet en justering en ændring af de visitationskriterier

dag er at man vil kigge på en lempelse af de

opfylde fire af visitationskravene de visitationskrav er eksempelvis farlighedskriterie der sker en lempelse af det der sker også en lempelse af sværhedsgraden af psykisk sygdom der sker nogle justeringer og nogle

i forhold til at der ikke skal stå at det skal være af afgørende betydning men at det kan være det bedst egnede tilbud det er alt sammen spørgsmål om at prøve at åbne op så det bliver lettere

få svært psykiatrisk syge patienter ind på de her

anden justering

regionsrådene med den faglighed og kompetence kompetence der ligger bag den psykiatriske del af psykiatribehandlingen i danmark

mulighed for fra regionernes side at anmode visitationsforummet som er dem der endelig beslutter hvilke patienter der skal ind på pladserne

at lave en indstilling for at en psykiatrisk syg borgerpatient kan få en plads to andre præciseringer som også er af meget stor væsentlighed synes vi fra socialdemokratisk side

børn og unge under atten år ikke er omfattet af de her sengepladser og den her lovgivning

til habile patienter altså borgere der kan svare for sig selv og forstår konsekvenserne af at blive tilbudt

for særlig behandling på de her pladser jeg skal slutte af med at sige at socialdemokratiet støtter de her ændringer det er nødvendigt at vi får prøvet af hvordan vi får de

der er mangel på sengepladser derfor er der et paradoks i at vi har ledige pladser samtidig med at mange andre psykiatriske patienter

som jeg indledte med at sige har det været lidt vanskeligt at få strikket modellen fuldstændig fint og godt sammen og det viser sig nu at visitationskriterierne i hvert fald har været for stramme derfor slækker man på dem og laver justeringer men det er vigtigt for mig som sundhedsordfører at sige at psykiatrien har problemer i sin struktur de her og halvtreds sengepladser løser ikke alle udfordringer og problemer der er udfordringer i den regionale behandlingspsykiatri men der er bestemt også problemer i den kommunale socialpsykiatri og det skal vi bare have for øje vi håber vi håber i socialdemokratiet at vi vil få held med det her og at væsentlig flere svært psykisk syge patienter kommer ind og får en god og kvalificeret

anderledes

det er også svært i et område hvor ressourcerne mangler i de år jeg har været psykiatriordfører kan vi jo se at på nogle områder har der manglet økonomi

har der manglet personale

for at sikre at vi havde en psykiatri der tog vare på alle de mennesker der fik en psykiatrisk lidelse vi er på vej med små skridt og jeg vil også sige

i forhold til det lovforslag som vi har oppe nu at vi støtter lovforslaget som det er

noget der groede i dansk folkepartis have og vi var meget tæt på

være med til forslaget grunden til at vi i sidste ende gik med til forslaget var at vi fik taget den tvang ud som skulle gælde for mennesker der hverken havde en psykose eller som var kriminel eller på

måde udsat for der måtte vi sætte grænsen for

det kunne vi simpelt hen ikke acceptere derfor gik vi med til at få lavet dette

og halvtreds pladser vi havde hellere set at vi havde opnormeret nogle af de pladser vi har sådan at man kunne sikre at man ikke udskrev patienterne for tidligt samt at man kunne indlægge patienterne når der var brug

af de ting vi kunne se i de overfald der havde været

der ikke var raske nok til at være på det sted de var enten det var et forsorgshjem eller det var

vi sad rigtig mange partier og

være enige om det her og så bliver det altså et kludetæppe det må man sige i stedet for at man kan lave en psykiatri der hænger sammen lige fra man får en diagnose til man får sin behandling til man bliver indlagt og til man bliver udskrevet og taget hånd om i socialpsykiatrien vi havde gerne set at kommunerne havde brugt de specialiserede pladser der faktisk var derude men det gjorde kommunerne ikke

var faktisk flere steder der måtte lukke for specialiserede pladser selv om de var der det er så også en af grundene til at vi

fordi vi ved at der er nogle der går derude som af afmagt har brug for hjælp

at politiet bruger rigtig mange ressourcer på at hjælpe til der hvor der er nogle der er udadreagerende og som måske ikke får den hjælp de har brug for det er sørgeligt men det er en brandslukning som vi prøver

også rigtig glad for at der bliver

tænkt os mange flere pladser i psykiatrien

er nogle af de ting som vi arbejder på de kriterier vi ændrer nu

de seks kriterier skal være opfyldt for at borgeren kan visiteres til en særlig plads at farlighedskriteriet lempes at det ikke længere skal være påkrævet at patienten har fået stillet en psykiatrisk diagnose for at blive visiteret til en særlig plads udredning kan nu også indgå som en del af opholdet der sættes fokus på om borgeren ville have gavn af tilbuddet her og nu frem for et fokus på patientens historik

tilbuddet vurderes at være det bedst egnede til at forebygge vold og misbrug

patienten giver et informeret samtykke

vi giver det her en chance mere

hvis ikke vi får pladserne brugt så er det spild af penge og så må vi lukke stederne og konvertere det til

at få vedtaget lovgivningen om de særlige psykiatriske pladser der skal hjælpe en helt særlig gruppe borgere og frem og tilbage er lige langt om man så må sige

er ikke længere tid siden end i juni to tusind og sytten at vi her i folketinget vedtog en lovgivning der skal

for at være helt præcis seks visitationskriterier til at få tilbudt sådan en særlig plads nu halvandet år efter må vi sande at pladserne ikke har været brugt

når danske regioner oplyser at der er åbnet tre og firs pladser i to tusind og atten

halvdelen står tomme bør det naturligvis give anledning til at vi spørger os selv og hinanden hvad skal der til for at vi kommer i mål med ambitionen om bedre og mere målrettede tilbud

nemlig dem med de sværeste psykiske lidelser og ofte også et misbrug kl og danske regioner har ytret ønske om at visitationskriterierne lempes og det har vi lyttet til det betyder helt konkret at visitationskriterierne der handler om farlighed og om svær psykisk lidelse og om opholdet justeres således at borgeren fremover skal være i risiko

formodning om en svær psykisk lidelse ligesom opholdet på en af de særlige pladser skal formodes

bedst egnede for borgeren derudover vil det fremover være tilstrækkeligt at kriterierne

tre er opfyldt og mindst et af kriterierne fire seks det lyder måske lidt teknisk men det giver mening særlig set i lyset af at regionsrådet fremadrettet også får mulighed for at komme med indstillinger til visitationforum

i venstre fuldt ud klar over at der er delte meninger om den særlige konstruktion som pladserne jo er og det afspejles i høringssvarene som jo også var en del af diskussionerne i to tusind og sytten men vi må være ærlige og sige at vi desværre

hvor psykisk syge har overfaldet andre

og de særlige psykiatriske pladser er blot en blandt flere indsatser vi håber fra venstres side at vi med lovforslaget og de nævnte justeringer

men også for at skabe de bedst mulige behandlings og omsorgstilbud til mennesker med svære psykiske lidelser og måske endog et samtidigt misbrug

borgere eller personale

igennem l to hundrede og syv i juni måned to tusind og sytten hvor der tidligere har været seks visitationskriterier der alle sammen skulle

ændres det nu til at kravene om farlig og uforudsigelig adfærd svær psykisk lidelse og sociale problemer kombineres med et af de øvrige kriterier om gentagen eller langvarig indlæggelse at det er det bedst mulige tilbud om

behandlingen støtter rehabilitering eller at det er det bedste tilbud for at undgå misbrug vold eller kriminalitet samlet set skal der bare være fire af de kriterier der skal være opfyldt grunden til at man vil ændre på de her visitationskriterier er at man i oktober to tusind og atten kunne konstatere at kun fyrre ud af de indtil nu tre og firs oprettede pladser bliver benyttet

uholdbart det er fuldstændig uholdbart at der i en i forvejen presset psykiatri er ubrugte pladser

men det giver jo også anledning til at spørge om hvorfor det så forholder sig sådan for når psykiatrien er så presset hvorfor har vi så pladser der står ubenyttede hen der tror vi i enhedslisten at en del af det svar

l to hundrede og syv ikke var den rigtige løsning på de enorme udfordringer vi har oplevet i både socialpsykiatrien og hospitalspsykiatrien og heller ikke i forhold til de borgere med psykisk sygdom der ikke får den behandling de er berettiget til som både brugere pårørende og faglige organisationer

opmærksom på både dengang og nu

midler til en styrkelse af socialpsykiatrien midler til en styrkelse af hospitalspsykiatrien til flere mindre men til gengæld mere specialiserede tilbud til efteruddannelse

brug for specialiserede tilbud i alle regioner til dobbeltdiagnosticerede der bygger på de erfaringer vi kender i forvejen og som vi ved

at de støtter det udspil der ligger fra kommunernes landsforening og danske regioner

konvertere pladserne til ordinære pladser i hospitalspsykiatrien men det helt gennemgående og tydelige budskab er at psykiatrien fortsat er underprioriteret og halter efter i forhold til somatikken en skævhed der desværre ikke bliver rettet op på med de alt for få midler der bliver tilført i psykiatriplan

derfor er det også så forstemmende at der stadigvæk står ubrugte pladser i en presset psykiatri

der i høringssvarene bliver nævnt både fra socialpædagogerne og fra patientforeningen om at det er for tidligt at ændre på visitationskriterierne når vi reelt ikke ved hvad årsagen er til den manglende brug vi kan også konstatere at det i nogle regioner faktisk er lykkedes at udnytte kapaciteten

revision af visitationskriterierne at fjerne muligheden for at kommunerne kan forlange at en borger skal opsige sin lejlighed i et eksisterende botilbud for at blive visiteret til en midlertidig plads på de særlige psykiatriske afdelinger det kunne være en meget forståelig grund for en borger til at takke nej vi er klar over at det er noget der reguleres i serviceloven men vi mener at lempelsen af visitationskriterierne havde været en oplagt mulighed

at fjerne den mulighed for kommunerne

trods alt giver mulighed for at der bliver lettere adgang til de pladser der er så hårdt brug for derfor kan vi i enhedslisten støtte forslaget

garantere at vi fortsat vil kæmpe for at sikre bedre vilkår for ansatte brugere og pårørende i psykiatrien

to tusind og seksten på botilbud og der var derfor brug for at gøre noget for sikkerheden både for ansatte og beboere

der blev derfor indgået en bred politisk aftale i to tusind og seksten om en plan til forebyggelse af vold på bosteder

hundrede og halvtreds nye typer særlige pladser på psykiatriske afdelinger ikke alt har været optimalt og det har været en svær proces og selvfølgelig må vi nu rette op på de problemer

og at det begrænser muligheden for at visitere alle patienter i den relevante målgruppe

derfor justeres visitationskriterierne med dette lovforslag og det er håbet at pladserne i højere grad kan bidrage til at hjælpe både personale og beboere til en bedre og mere tryg hverdag liberal alliance støtter forslaget

skitsere hvad problemet er og hvorfor vi står her

hundrede og fire og tredive jeg vil sige at

var jo vigtige fordi

vi havde nogle udfordringer i forhold til at der var en bestemt type

patienter som faldt mellem to stole i forhold til to lovgivninger serviceloven og sundhedsloven

der var altså nogle udfordringer i forhold til det som vi var nødt til at løse

på de socialpsykiatriske bosteder herunder

ansatte det var det der førte til at vi

der stadig væk ikke er enighed om om det var den rigtige løsning vi valgte dengang

at vi brugte penge på flere sengepladser og at vi brugte penge og satte fokus på de rigtig gode tilbud

faktisk var der var jo enkelte tilbud i danmark

vi gik med fordi vi kunne se at der var rigtig rigtig meget brug for en løsning

som ikke rigtig fik de rigtige tilbud og som faldt mellem to stole lovgivningsmæssigt så man havde vanskeligt ved at tilbyde dem noget

som passede til deres behov og deres situation efter vedtagelsen af reglerne og loven om de her

med for eksempel at visitere patienter til de særlige pladser og vi har også set at

står tomme og for at sikre at visitationskriterierne ikke virker unødigt begrænsende står

med et forslag om at lempe tre af de seks visitationskriterier jeg vil gøre det kort og sige

løser de udfordringer der er i psykiatrien slet ikke

der har vi nogle meget meget store udfordringer der også kræver

fordi vi jo finder det dybt bekymrende at vi har tomme sengepladser i psykiatrien

system der er stærkt presset jeg håber at loven

vi får den løsning som vi egentlig gerne ville have da vi havde de forhandlinger vi gik alle sammen ind i det

meget svært for os vi gjorde vores bedste kan man sige

erfaringer man har med den lov

om etablering af en ny type særlige pladser til psykiatriske patienter

blevet kendt at der er væsentlige problemer med at visitere patienter til pladserne og forslaget her lemper

unødig barriere for at at særlig

man kan jo have rigtig mange forestillinger om hvad

og det er der også en masse bud på i i høringssvarene

lovforslaget har haft så kort tid til at virke

følge grundigt med i hvordan det i øvrigt udvikler sig

og være klar til at justere hvis der er brug for det det fremgår af høringssvarene at der er kritiske bemærkninger om

forslaget især fra kl og danske regioner

primært om dagens konkrete lempelser af visitationskriterierne men

sengepladserne i den konstruktion

to tusind og sytten med henvisning til

anerkender vi fuldt ud at de gældende visitationskriterier har været alt for

begrænsende men med de nye visitationskriterier skaber vi netop grundlaget for at flere borgere kan visiteres til sengepladserne og så må det være op til en løbende opfølgning og evaluering hvorvidt og hvordan virkningerne af lempelserne så fungerer i praksis

den forbindelse også værd at bemærke at der jo faktisk er eksempler på regioner hvor det er lykkedes

at visitere borgerne til de nye sengepladser i vordingborg i region sjælland er samtlige syv

yderligere seksten sengepladser som åbnede i december to tusind og atten

som er leder af de særlige pladser i region sjælland har i et interview med socialpædagogernes fagblad den niogtyvende november peget på at regionens succes med visitationen

sengepladserne både handler om indretningen af de særlige pladser så der er fokus på rehabilitering og

at samarbejdet med de sytten visiterende

det er netop nogle af de erfaringer som de andre regioner og kommuner

når nu vi også lemper lidt på kriterierne nu kommer de nye visitationskriterier til at virke i praksis og så må vi selvfølgelig følge op og se hvordan de virker der er nogle af høringssvarene som peger på

træder i kraft og der håber jeg da at vi også kan være enige om at

som jeg var dengang som flere af ordførerne i dag har været inde på

juni to tusind og sytten at oprette de her særlige pladser på psykiatrisk afdeling og det har så efterfølgende vist sig at der har været nogle udfordringer med at få visiteret patienter til de her særlige pladser og en stor del af pladserne

tomme for at sikre at visitationskriterierne ikke virker unødigt begrænsende for visitationen til pladserne

stilles der her i lovforslaget forslag om at lempe på visitationskriterierne med lempelserne som der her lægges op til håber vi fra konservativ side at vi kan få pladserne taget i brug og vi bakker derfor op om justeringerne i lovforslaget samtidig

at regionerne kigger på det gode eksempel fra region sjælland hvor ledelsen

har holdt oplæg om de særlige pladser i samtlige kommuner i regionen

for netop at sikre at kendskabet til de særlige pladser blev udbredt i kommunerne hvilket kan have været medvirkende til at alle pladserne i region sjælland er fuldt

var det jo i høj grad en lang række alvorlige hændelser på botilbud drab på ansatte og en tilspidset situation som betød at vi tilbage i to tusind og seksten og med lovforslaget i to tusind og sytten i en bred politisk aftale valgte at etablere de særlige pladser på psykiatriske afdelinger formålet med de særlige pladser var og er fortsat for det første at stabilisere særlig udsatte patienters helbred gennem en helhedsorienteret behandlings og rehabiliteringsindsats formålet var og er derudover at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter og opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere og som mange af ordførerne også har sagt må man jo sige at de særlige pladser har haft en svær start

som også flere ordførere har har nævnt kan se den store variation der

ikke for længst har lært af den succes som der har været i region sjælland

at få pladserne til at fungere godt jeg har selv haft fornøjelsen af at besøge de særlige pladser i region sjælland vordingborg og tale med lederen

med medarbejderne og også nogle af de borgere som har haft rigtig god gavn af de særlige pladser og jeg kan da godt ærgre mig over at man så tilsvarende kan se i andre regioner at der står pladser tomme når vi ved at der er tale om en rigtig sårbar gruppe af borgere mange ofte

gentagne indlæggelser bag sig som har et behov for stabilitet

ved at vi på mange måder har en presset psykiatri

hundrede og halvtreds pladser er nødvendig ekstra kapacitet i forhold til at

sikre at alle de borgere med psykiske lidelser der har behov for et behandlingstilbud og en rehabiliteringsindsats i

pladser også kan visiteres til at vi kan gøre gavn

og i oktober to tusind og atten hvor der så var etableret tre og firs ud af de en hundrede og halvtreds særlige pladser viste tallene så

de tre og firs særlige pladser stod tomme og dermed var det kun lidt under halvdelen der var i brug og når vi så allerede nu behandler

jo i erkendelse af at der er ingen af os der ønsker en situation hvor en så vigtig ressource i vores psykiatri står tom

derfor handler det for mig også om at handle hurtigt i forhold til de udfordringer vi har set særligt omkring visitationskriterierne selv om vi jo egentlig oprindelig havde lagt op til at der skulle gå længere tid inden vi evaluerede lovforslaget jeg synes også det er udtryk for at vi har en forpligtelse til at sørge for at de særlige pladser kommer kommer godt

det er både uholdbart og også utilfredsstillende at de særlige pladser ikke er

anvendt i det omfang der har været intentionen allerede tilbage i majjuni måned under økonomiaftaleforhandlingerne havde sundheds og ældreministeriet dialog og drøftelser med danske regioner og kl om årsagen til det høje antal tomme pladser og allerede på det tidspunkt altså sidste forår pegede danske regioner og kl på at visitationskriterierne i

pladser var

når vi kigger på lovforslaget i dag hvor vi jo så også lægger op til at regionsrådet i patientens bopælsregion fremover får mulighed for at anmode visitationsforummet om at udfærdige en indstilling til en særlig plads

lidt hvorfor der var så stor modstand mod det

det var jo noget af det der også gav anledning til rigtig stor diskussion og en meget stor modstand på det tidspunkt fra kommunernes side at man reelt set også kunne lade den vurdering der

hos medarbejdere i behandlingpsykiatrien

komme komme ind i visitationsforummet

den dialog og den aftale der var lavet med danske regioner og kl kom danske regioner og kl

at de skulle omdannes til ordinære sengepladser reserveret til den oprindelige målgruppe

som flere af ordførerne også har sagt

på mange måder et sympatisk forslag jeg synes så bare at danske regioner og kl ligesom manglede at pege på hvor finansieringsmankoen skulle komme fra for jeg synes egentlig at det var lidt et udtryk for at man først siger noget og

en årlig regning på to hundrede og tyve million kr hvis man ligesom

fra kommunerne og regionernes side anviser hvordan finansieringen

derfor mener jeg sådan set fortsat at det lovforslag som vi behandler i dag er et vigtigt og rigtigt initiativ at tage i forhold til

og kommer både patienterne og medarbejderne til gavn og ikke mindst forhåbentlig kan gøre en forskel for de borgere der har behov for et tilbud og som sagt er region sjælland et rigtig godt eksempel på at de særlige pladser kan fungere rigtig fint med fuld belægning og tilfredshed

de øvrige regioner og på de særlige pladser drager nytte af og

bruger de erfaringer man har fra sjælland jeg tror fortsat at det her lovforslag er rigtigt selv om jeg anerkender til fulde ligesom flere af ordførerne har sagt at det her bliver et område vi kommer til at følge tæt herunder også at sikre at pladserne reelt set bliver fyldt

de ressourcer vi har allokeret til at skabe de særlige pladser dermed også kommer mennesker med psykiske lidelser til gavn for ellers er vi selvfølgelig nødt til at tage en ny dialog jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål som udvalget måtte

flere også har fremført nemlig at det handler om også i forhold til ikrafttrædelsen som vi har fremrykket en gang i forhold til høringsversionen af forslaget at sikre at lovforslaget kommer ud at virke og dermed

ikke bliver benyttet der har vi jo ikke så meget

og jeg tænker bare at et af de elementer der godt kunne have

betydning i forhold til det kunne være det der med at

kommunerne stadig væk har muligheden for at forlange at borgeren skal opsige sin plads i

et eksisterende botilbud for at optage en plads

er noget der bliver reguleret i serviceloven men jeg vil bare godt høre om regeringen har overvejelser

men så kan man sige

nogle klare anbefalinger i forhold til hvad det er for nogle observationer man har gjort og hvad det er for nogle konkrete udfordringer man har oplevet der ligger i visitationsforum i forhold til visitationskriterierne og det

handler på baggrund af og derudover tager vi så initiativet i forhold til at sikre at regionsrådet kan indstille det har jo tidligere været genstand for en stor diskussion mellem kl og danske regioner

der også skulle være den mulighed der har vi jo så politisk valgt at sige at det synes vi der skal være

der er rigtig mange sengepladser der optages af færdigbehandlede patienter i psykiatrien og hvor det kan være rigtig rigtig relevant

de særlige pladser ind som en mulighed hvis man netop ikke kan se et tilbud ude i hjemkommunen der

behandlingsforløbet i psykiatrien egentlig er afsluttet og hvor man så også kan kan indstille indstille

modsat det som enhedslistens ordfører siger at kommunerne fortsat mener at lovgivningen på socialområdet er for svag i forhold til at de i dag

står med dobbeltudgifter og derfor tror jeg måske at at vi har fundet

det betyde at du skal opgive en permanent plads et sted hvor du i øvrigt er glad for at bo og

gerne vil vende tilbage til altså alt andet lige må det da styrke borgerens retsstilling

permanente plads frem for at skulle opsige den

det er noget af det der afholder borgere fra at søge om at komme på en midlertidig plads at de ved at de kan risikere

og da kommunerne i forvejen ikke i særlig høj grad benytter sig af den

bestemmelse kunne det være en måde at slippe af med noget overflødig lovgivning på ved

tilbagemeldinger som jeg får men som enhedslistens ordfører også siger vedrører det ikke det her lovforslag det ligger jo i sociallovgivningen og derfor må man tage den dialog med børne og socialministeren for så vidt angår

de de særlige pladser tror jeg bare det er vigtigt at sige og det var jo også en del af den diskussion vi

fast på at det skal være rehabiliterende og ikke bare habiliterende

at det ikke skulle flytte borgeren men det

end det der oprindelig var tiltænkt gerne skal bringe borgeren et andet sted hen så man får et bedre grundlag for at komme videre i livet og

måske netop får nogle af de redskaber der

gør at man kan komme ud at fungere og derfor

set også det er vigtigt at man tager det udgangspunkt at for rigtig mange borgeres vedkommende skal man ikke tilbage til det samme der skal man sådan set videre i sin tilværelse på baggrund af den hjælp og den behandling og den rehabilitering man har fået på de særlige pladser

at det er vigtigt og rigtigt at vi tager det initiativ og justerer loven nu

er nødvendigt så siger ministeren sådan hører jeg det at regionerne

tage sig sammen alle regionerne kunne

enhver lejlighed til at kritisere regionerne

det synes jeg klinger meget hult i sådan en alvorlig sammenhæng som den her hvor ministeren også siger at det er nødvendigt at ændre for

er at indtil nu er det kommunerne der skal indstille til visitationsforummet så det er kommunerne der er årsag til at patienterne ikke er henvist regionerne har oprettet pladserne

set med socialdemokratiske øjne

ansvaret hver eneste dag for at prøve at løse problemerne region sjælland har så løst det her problem men de har godt nok også været uheldige når det drejer sig om det nye store psykiatriske hospital i slagelse hvor de har afdelinger der står tomme fordi de

skaffe personale så regionerne kæmper hver eneste dag

at regionerne burde tage sig sammen eller var det et svar

tom altså der er mennesker

sådan set kunne have gavn af det her tilbud men som ikke bliver visiteret til det og det er vi da nødt til at handle på baggrund af

hvor jeg bare må konstatere at region sjælland på en helt anden måde er lykkedes med at få de særlige pladser til at fungere

og det gælder

forventning om at man lærer af de gode erfaringer man har nogle steder så man også får tingene til at fungere i dagligdagen det handler om

som i det her tilfælde kunne hjælpe nogle borgere som i høj grad har behov for det tilbud der ligger på de særlige pladser

finder man ud af hvad der fungerer og så er det det man får implementeret det er jo lige den stik modsatte vej regeringen pønser på at gå de vil nedlægge regionerne og placere det hele i et centralt ministerium herovre som så skal fortælle hvordan man gør tingene her synes jeg virkelig at ministeren taler mod sine egne erfaringer

sundhedsvæsen yderligere ligesom vi har løftet sundhedsvæsenet alle de år vi har siddet i regering

det har vi behov for patienterne har sådan set krav på at

vores sundhedsvæsen bedre det har vores medarbejdere i sundhedsvæsenet også og medarbejderne har også behov for at vi sikrer at der ikke står tomme pladser

sådan set ikke har nogen borgere man kan gøre en forskel at man kan lære af nogle af de erfaringer der er gjort i det her tilfælde på de særlige pladser

hvilke processer og procedurer man iværksætter regionalt henholdsvis kommunalt i forhold til visitationsforum mit indtryk

er at man har opbygget nogle klare kontaktpunkter lederen af de særlige pladser har været rundt i kommunerne og fortalt om hvilke muligheder der er og hvilke begrænsninger der er de ændringer vi laver nu med det her lovforslag er det min klare overbevisning kommer til at betyde noget fordi jeg ved at nogle steder har man haft lidt en oplevelse af at man skulle opfylde en lidt for lang tjekliste i forhold til at der måske var nogle borgere der så kun levede op til fire et halvt eller fem af kriterierne og så stod man egentlig og gerne

have visiteret dem men havde ikke muligheden det er noget af det som jeg håber på at det her lovforslag kan være med til

at lovforslaget henvises til sundheds og ældreudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget det er

om udarbejdelse af en alkoholbehandlingspakke som led i sundhedsreformen som er

syv og tyve pålægger regeringen snarest og senest den første februar to tusind og nitten at udarbejde et udspil til en alkoholbehandlingspakke som præsenteres for folketingets partier med henblik på efterfølgende forhandling og implementering i indeværende folketingssamling hvis man

sikre en bedre kvalitet og retssikkerhed for de cirka ethundrede og fyrretusind alkoholafhængige danskere som vi har

helt enig i intentionen alkoholbehandlingen i danmark skal være af høj kvalitet fordi alkoholafhængighed har store konsekvenser for den enkelte og for de pårørende der er og det er vigtigt at man i den situation får tilbudt en god og effektiv behandling regeringen mener dog ikke at en alkoholbehandlingspakke med de tre foreslåede elementer er en hensigtsmæssig måde at styrke kvaliteten i alkoholbehandlingen på

at sundhedsstyrelsens kursusrække som er kendt som alkoholbehandleruddannelsen automatisk skal føre til en autorisation af kursisterne det er naturligvis vigtigt at personalet på behandlingsstederne har rette kompetencer i forhold til alkoholbehandling og det var også årsagen til at alkoholbehandleruddannelsen oprindelig blev udviklet for for en uddannelse i alkoholbehandling som ikke blev løftet af andre aktører for eksempel kommunerne selv eller en uddannelsesinstitution men på sigt er det ikke hensigtsmæssigt at det er sundhedsstyrelsen der udbyder en uddannelse til de kommunale alkoholbehandlere vi mener at uddannelsen bør ligge

en anerkendt anerkendt uddannelsesinstitution ligesom uddannelser normalt gør og derfor bør det i stedet afdækkes hvorvidt der kan etableres en egentlig efteruddannelse i alkoholbehandling på en anerkendt uddannelsesinstitution uddannelsen skal være en overbygning på de typiske uddannelser som alkoholbehandlere har det være sygeplejerske eller pædagoguddannelsen og en alkoholbehandleruddannelse skal derfor tage højde for at tilpasse de kompetencer behandlerne allerede har fra deres respektive uddannelser sundhedsstyrelsens erfaringer med kompetenceudvikling af alkoholbehandlere kan også danne grundlag for hvordan en sådan

ønsker er at der indføres bindende krav til udredning og behandling sundhedsstyrelsen har jo udgivet en række publikationer om kvalitet i alkoholbehandling og senest udkom der her i november to tusind og atten nye nationale kliniske retningslinjer for behandling af alkoholafhængighed der burde derfor heller ikke herske tvivl om hverken i kommuner eller på private behandlingssteder hvad der er god kvalitet i alkoholbehandlingen det er

set det som den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed i høj grad lægger rammen for kvaliteten og ensartetheden i alkoholbehandlingen er blevet styrket de seneste år ved at socialtilsynet siden den første januar to tusind og seksten har godkendt og ført driftsorienteret tilsyn med alkoholbehandlingsstederne i den offentligt finansierede alkoholbehandling socialtilsynets godkendelse og tilsyn skal blandt andet give en sikkerhed for at den kvalitet borgeren møder på et behandlingssted er i orden men jeg er også godt klar over at det kan være en udfordring at skabe en ensartet høj behandlingskvalitet på tværs af otte og halvfems kommuner

retningslinjerne og anbefalingerne som kommunerne benytter sig af det er også en af årsagerne til at regeringen allerede har igangsat et arbejde der skal styrke kvaliteten i de kommunale sundhedsindsatser på baggrund af det udspil som vi præsenterede i december to tusind og sytten sundhed hvor du

er et led i regeringens sundhedsreform arbejdet er derfor allerede i gang og på sigt kan det overvejes om alkoholbehandling skal tages op i den sammenhæng det tredje element i en alkoholbehandlingspakke som forslagsstillerne ønsker er at sundhedsstyrelsen skal udarbejde et referenceprogram for alkoholbehandling for blandt andet at afklare ansvarsfordelingen mellem kommuner regioner og almen praksis

at det er mere end ti år siden at sundhedsstyrelsen sidst har udgivet et nyt referenceprogram og derfor synes vi

regeringens side at det er en opgave som styrelsen skal tage op igen

skal der selvfølgelig ikke være tvivl om ansvarsfordelingen mellem kommuner regioner og de almenpraktiserende læger i behandlingen af personer med alkoholafhængighed hvis kommuner regioner og almenpraktiserende læger oplever at der opstår tvivl om ansvarsfordelingen i bestemte situationer vil jeg opfordre dem til at henvende sig til mig

sådan at vi sidder med en opfattelse af at der skulle være

borgerne må jo ikke komme i klemme i systemet og derfor skal konkrete tvivlsspørgsmål hvis sådan nogle er der selvfølgelig også håndteres

en ny national klinisk retningslinje der udkom her i november to tusind og atten og den viden sundhedsstyrelsen allerede har om kvalitet og evidens i alkoholbehandlingen

har jeg da også en klar forventning om at kommunerne naturligvis benytter sig af alkoholbehandling er ikke et område der er glemt

sådan set at jeg deler forslagsstillernes opfattelse af at der er kommuner hvor der er behov for

forholde sig til de anbefalinger der også ligger fra nationalt hold i forhold til at sikre en god kvalitet i alkoholbehandlingen jeg synes også det kan være svært at få et overblik over kommunernes alkoholbehandlingsindsats og et overblik over

hvor store udfordringerne er og derfor har vi grundlæggende også behov for mere viden om hvilke udfordringer der er med alkoholbehandlingen i dag derfor vil derfor vil jeg også foreslå at vi beder sundhedsstyrelsen om at lave et servicetjek af alkoholbehandlingsområdet

et servicetjek der skal skabe klarhed over hvor det halter med efterlevelsen af for eksempel de nationale kliniske retningslinjer hvilke kompetencer der er brug for i alkoholbehandlingen og eventuelt også om der er nogle generelle tvivlsspørgsmål i forhold til ansvarsfordelingen

vi har et bedre grundlag for at forholde os til

er udfordringer der skal håndteres og hvordan man kan gøre det på en hensigtsmæssig måde så på baggrund af servicetjekket

vil vi kunne vurdere om der er behov for nye indsatser eller krav for at sikre en tilstrækkelig høj kvalitet i alkoholbehandlingen i hele landet det er så dog også vigtigt at huske på at kommunerne er forskellige

forskellige størrelser og derfor tror jeg egentlig heller ikke vi nogen sinde kan forvente at alle kommuner vil vil kunne have den samme type tilbud det betyder jo ikke at kvaliteten ikke skal være i orden det skal den men at der er nogle vilkår også nogle gange geografiske vilkår som vi også er nødt til både at acceptere og forholde os til det er

er nødt til at være en form for frirum i forhold til hvordan man planlægger tingene men det frirum må jo ikke stå i modsætning til at alle borgere skal tilbydes en tilstrækkelig god alkoholbehandling af en høj kvalitet som jeg begyndte min tale med at sige

det vigtigt at danskere der udvikler afhængighed af alkohol også kan forvente at blive tilbudt behandling af høj kvalitet og

de konkrete forslag til en alkoholbehandlingspakke

men vi anerkender hvilket jeg egentlig oplever er baggrunden for beslutningsforslaget at der er behov for

systematisk gennemgang af området og derfor vil vi sætte gang i et servicetjek på alkoholbehandlingsområdet så på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget som det ligger

jeg så forstå at ministeren nu mener at vi skal få lavet et servicetjek det er jo sådan set også udmærket min bekymring er bare lidt at

er jo gentagne gange blevet lavet undersøgelser senest har alkohol samfund lavet en en stor undersøgelse

en autorisationsordning for alkoholbehandlere var lige på trapperne

i min forståelse for at vi skal have lavet et servicetjek jeg mener der er nogle ting som det er helt åbenlyst

satspuljemidler på netop at få sat den her alkoholbehandleruddannelse i gang der

har stillet sig i vejen for at alkoholbehandleruddannelsen kan laves til en autoriseret uddannelse som

kan sikre en mere ensartet kvalitet i den

nødvendigvis fortsat skal ligge hos sundhedsstyrelsen det er jo heller ikke der vi normalt organiserer uddannelse og efteruddannelse vi mener

alkoholbehandleruddannelsen ved at uddannelsen bliver placeret på en anerkendt uddannelsesinstitution og

der er cirka to tusind personer der har gennemgået de kurser der er

til den kompetenceudvikling ad frivillighedens vej men vi mener som sagt ikke at en autorisationsordning af sundhedsstyrelsens uddannelse er fremtiden det er sådan set at få det her tænkt ind i vores

anerkendte uddannelsessystem og dermed også få systematiseret uddannelsen som en efteruddannelse

er også behov for at sådan en efteruddannelse også tager højde for hvad det er for nogle forskellige kompetencer man kommer med og hvad det er man i den sammenhæng kan have behov for

socialtilsynet nu fører tilsyn med de nationale kliniske retningslinjer fra november måned derfor

så ikke vil anerkende at det er det bedste bud vi har nu

det med socialtilsynet

man også udvide det til at gælde for

regeringen være villig til også at lade socialtilsynet påtage sig den rolle

men under børne og socialministerens ressort

noget af det så jeg vil opfordre til at man tager

sundhedsstyrelsen har via center for offentlig kompetenceudvikling

som ordføreren også nævner skal i udbud her i to tusind og nitten fordi den kontrakt

set at det er naturligt at man i den sammenhæng tænker ind i

at det sådan set bør være fremtiden at en sådan efteruddannelse ikke er forankret i et regi der egentlig

også siger satspuljebevillinger og forskellige andre initiativer men at man

fleste andre uddannelser

der er behov for at se på kvaliteten når man læser sundhedsministerens ordførertale på et er fuldstændig magen til

se at ministeren også dengang sagde at der er kommuner hvor der er behov for at se på kvaliteten

og efter kommunerne har overtaget opgaven

behov for at kigge på om kommunerne nu også er lykkedes

i de enkelte kommuner er der så ikke også en risiko for at de særlige behov som ministeren ellers siger borgeren har krav på

det indebærer at lave den her alkoholbehandling

har nogle steder hvor vi ikke synes kvaliteten er ensartet nok vi har en række steder hvor vi ikke synes

det nødvendigvis skal være en kommunal opfindelse hvad det er for en kvalitetsstandard man skal have på sundhedsområdet men at borgeren

en faglig stærkere tilgang

den behandling man får også i kommunalt regi på sundhedsområdet og det er noget af det som vi

allerede spillede ud med i det udspil som vi præsenterede i december to tusind og sytten sundhed hvor du er at vi har behov for nogle klare kvalitetsstandarder for det nære sundhedsvæsen og kommunernes indsats og der sagde jeg også indledningsvis at det

det område som vi diskuterer i dag

set også de nationale kliniske retningslinjer for to tusind og atten var udtryk for altså at vi ligesom laver nogle faglige standardiserede rammer

er stor variation i hvordan kommunerne så tager det ned fra hylderne og ja det er en diskussion vi kommer til at skulle tage og

som de var i to tusind og ti giver det så mening at nøjes med at tænke i servicetjek eller er tiden snart inde til at man måske skal gøre

noget mere præcist i forhold til det omkostningerne er jo kæmpestore ved ikke at gøre noget både økonomisk men bestemt også på det personlige plan så selv om ministeren nu siger at området

ikke er glemt forstår ministeren så ikke hvis lige præcis de her her borgere og deres organisationer faktisk har en oplevelse af at det i hvert fald

løbende har løftet både kvaliteten i behandlingen men også den sammenhæng man som borger skal opleve jeg mener også at nogle af de lovgivningsinitiativer vi har taget i den her regerings periode jeg tror også at ordføreren selv har været med til at forhandle nogle

af dem i forhold til en plan og en anden tilgang som også sikrer at man ikke bare tænker alkoholbehandling og misbrug for sig selv men at man tænker det sammen i forhold til den bredere sociale indsats den bredere arbejdsmarkedsindsats og andre ting er enormt vigtigt for netop at få sikret at det er et helhedsorienteret tilbud der er omkring den enkelte borger

at kommunerne har løftet meget men der er også behov for at vi gør status derfor et servicetjek og der er også behov for at få lavet nationale kvalitetsstandarder også for det nære sundhedsvæsen og det er jo det som vi allerede har meldt ud vi vil gøre fra regeringens side og som vil være en del af en kommende sundhedsreform som jeg også håber

meget meget meget længe på og det gør vi stadig væk jeg har et spørgsmål

ministeren siger i forbindelse med den svingende kvalitet ude i kommunerne at der jo også er nogle særlige geografiske vilkår der gør sig gældende for nogle kommuner der har jeg behov for at

ministeren og regeringen taler rigtig meget om geografisk ulighed og det her betyder jo geografisk ulighed

nogle kommuner gør tingene væsentlig mere kvalificeret

hvor langt er vi vi præsenterede vores udspil er i december to tusind og sytten

i forhold til en lang række initiativer i forhold til det nære sundhedsvæsen vi har præsenteret en læge tæt på på

i forhold til at styrke almen praksis og

et lovforslag i relation til sundhedsdata i fremtiden som alt sammen er en integreret del af en kommende sundhedsreform og som jo i høj grad handler om det nære sundhedsvæsen og den sammenhæng der skal være i vores sundhedsvæsen men vi er jo ikke i mål endnu derfor kommer vi også til at præsentere en større sundhedsreform som blandt andet sætter fokus på hvordan vi får styrket vores nære sundhedsvæsen herunder også

det nære sundhedsvæsen med nogle klare standarder for hvad kommunerne skal levere og det er jo ikke bare noget som så bliver lavet ad én omgang det er jo i høj grad en kvalitetsplan der lidt ligesom specialeplanen på sygehusområdet skal udvikle sig over tid og som jo også løbende vil komme til at rumme flere områder der sagde jeg indledningsvis at jeg da

se for mig at alkoholområdet i høj grad kan være et område som

hvis man kigger i det nordjyske tror jeg

der er forskel på en lille kommune som læsø og så en kommune som aalborg

spørgsmål om hvad kommunen kan levere på et område det er også et spørgsmål om hvor de specialiserede tilbud er i relation til det og hvordan

er noget af det som vi er optaget af også i forhold til sundhedsfællesskaber

overføres til det der er regionale funktioner og her klinger det bare ekstremt hult at man kan fremhæve de her eksempler når det drejer sig om kommuner men når det drejer sig om forskel mellem regioner har regeringen altså bidt sig fast i at de leverer geografisk ulighed og derfor skal man lave nye strukturer og nye streger på et landkort i stedet for måske at kunne sige hvordan det er ting skal gøres

det politiske og ideologiske projekt

det kan meget vel også udvikle sig til kvalitetsstandarder på det område som vi taler om i dag vi accepterer ikke geografisk ulighed på grund af kommunegrænser

set også baggrunden for at vi indfører den ny patientrettighed en ret til hurtig genoptræning uanset hvor i landet man bor så man kan få sikret genoptræning efter syv dage

var rimeligt at der var så stor kommunal forskel som der var på genoptræningsområdet tilsvarende vil en kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen også sikre nogle mere ensartede og fælles standarder for det sundhedstilbud som borgerne møder i kommunerne og det synes jeg kun er rimeligt og jeg håber sådan set på at socialdemokratiet

i deres hverdag og i deres liv er

et misbrug og det præger rigtig mange børn som vokser op i hjem hvor mindst den ene forælder er alkoholmisbruger og samlet set påvirker det vores samfund rigtig meget og rigtig negativt hver eneste dag jeg synes

er godt at forslagsstillerne rejser det her spørgsmål og vi har allerede nu i forbindelse med besvarelsen fra ministeren jo også set at tingene har været taget op tidligere der er set med socialdemokratiske øjne ikke den nødvendige fremdrift for en entydigt høj kvalitet som vores samfund efterspørger og som er ret og rimelig og det skal vi gøre anderledes og det skal vi gøre bedre jeg synes det er godt at der bliver udarbejdet nationale kliniske retningslinjer på området det har behandlerne

det har kommunalpolitikerne behov for at læne sig op ad men at der er en meget uensartet og svingende kvalitet er et faktum og det bliver vi nødt til at anerkende og gøre noget ved jeg synes også vi har bakset med opgaven de gange

har prøvet at kigge på hvem der skulle lave tilsynet jeg tror det blev placeret rigtigt i socialtilsynet

fra to tusind og seksten men vi må sige at det

som det ligger her med de tre elementer med at sikre en autorisation for behandlere kvalitetskrav til udredning og behandling og et referenceprogram for udredning og behandling

rigtig gode og vi mener også i socialdemokratiet

første februar to tusind og nitten

foreslås her at man skal lave nogle afgiftsjusteringer i forhold til alkoholsodavand ja den afgiftslettelse var bestemt ikke noget der var vokset i hverken vores for eller

så det vil vi såmænd godt være med til at kigge på men at begynde at tænke det meget konkret ind i en finansiering af det her tror vi ikke giver den rigtige sammenhæng og de rigtige elementer vi tror på

at mødes bredt politisk for at diskutere hvordan vi sætter det her op også i forlængelse af det ministeren siger allerede er i gang ministeren kalder det et serviceeftersyn jeg tror vi skal bygge nogle

vi rent faktisk gerne vil have så jeg vil sige fra socialdemokratisk side at intentionen sigtet opmærksomheden er fuldstændig rigtige det her påvirker rigtig mange i deres hverdag og der er for stor forskellighed en forskellighed

vi fra socialdemokratisk side heller ikke kan acceptere mange gange har jeg sagt at kommunerne også er bragt i en virkelig vanskelig situation jeg bor selv i et område hvor vi med rette kan sige at der er kommuner der ikke har ret mange penge de har udfordringer på rigtig mange måder og de har bestemt også mange borgere der både sygdomsmæssigt og misbrugsmæssigt er bragt i en situation som gør at der er mange der har behov for hjælp

med at være en fattig kommune og have rigtig mange borgere der har behov for hjælp

til at tage en grundigere drøftelse både af konsekvenser og muligheder og afdækning og det synes vi vi skal kaste os målrettet ind i på den anden side af et folketingsvalg

ord vil jeg igen gentage at vi

ordføreren og jeg har prøvet at arbejde i afdelinger hvor

sygdom som følge af alkoholmisbruget

uagtet at vi godt kan kigge på organisation og struktur men her og nu at prøve at stille nogle kvalificerede krav til

er for en viden de skal være i besiddelse af

har brug for behandling for sit alkoholmisbrug inden man kommer så langt så man ligger som

været den fremdrift i en kvalitetsforbedring og i en entydig udvikling som er det vi har givet udtryk for her i folketingssalen tidligere

set godt kan være enig med ordføreren i at det kan vi jo sådan godt kigge på på den lange bane og ministeren har også sagt

forhold til den del men det her er jo trods alt også et isoleret tema nemlig det at sikre kvalitet i i behandlingen i form af for eksempel nødvendig uddannelse og at få stillet nogle krav til det isoleret set er det vel overkommeligt at tage fat på

er at lige så snart vi så har sagt at det er den kvalitet vi vil have at alle behandlere skal kunne udvirke i deres praktiske virke

så koster det så der skal vi også have lavet de rigtige beregninger for ellers risikerer vi

i den grad har vanskeligt ved at få enderne til at nå sammen i alle forhold til alle de velfærdsområder

jeg synes at vi skal være meget opmærksomme på hvilke opgaver der er kan og skal opgaver i i fremtiden det hører jeg faktisk også fra ministerens side

første februar som en udmærket deadline for det

jeg også bare gøre opmærksom på at da

to tusind og sytten beregnede de udgifter som kommunerne havde

finansiering har vi anvist en konkret finansieringsmulighed men men der

bare vil høre er om ordføreren er enig i det helt principielle

at vi skal have lavet en autorisation for alkoholbehandlere

lavet et referenceprogram er det noget ordføreren kan give tilsagn

er den model hvordan vi så skruer modellen sammen kan

ensartet niveau af viden i forhold til dem

det sagde jeg også i min ordførertale

lyst til som socialdemokrat at sige at der godt nok er nogle omkostninger der tikker ind på andre konti først og det er de menneskelige

voksne misbrugere og deres børn men som vi også tidligere har talt om

også børn der er alkoholmisbrugere

hjælper det intet i forhold til dem der har udviklet et misbrug og det er der vores sociale ansvar skal slå igennem

for nuværende ikke kunne støtte forslaget bortset fra det er jeg fuldstændig enig i de betragtninger

spørgsmål om at vi har en gruppe borgere her der har brug for en bedre

også det at man kan sikre en form for klageadgang

med de behandlere og derfor mener jeg det er vigtigt at vi

en større plan også med baggrund i de

utrolig dedikerede personer men de har også behov for at vi retter blikket

i dansk folkeparti er vi enige i at der mangler kvalitetssikring i alkoholbehandlingen herunder også

delelement i beslutningsforslaget som vil stille kvalitetskrav til alkoholbehandlingen

som er ansat som behandlere selvfølgelig har en faglig og relevant viden en undersøgelse

er meget forskelligt hvem der varetager alkoholbehandlingen i kommunerne der er otte og halvfems kommuner som har forskellige måder at forebygge og hjælpe på i forhold til alkoholbehandling og vi skal selvfølgelig lære af de allerbedste

vi store tilhængere af familieindsatser der er også dokumentation for at familieorienteret alkoholbehandling hjælper

alkoholbehandling er lige så effektiv eller endda bedre

alkoholbehandling kan have stor positiv effekt på familien og reducere familiemedlemmernes fysiske og psykiske symptomer på belastning desværre viser en undersøgelse fra alkohol samfund at cirka tretten procent

ikke tilbyder familieorienterede indsatser samt at to og tyve procent af kommunerne ikke har tilbud til pårørende

ni procent af kommunerne kræver at den drikkende part er i behandling for at de pårørende kan få hjælp det er selvfølgelig langtfra godt nok der er derudover lange ventetider for borgere der skal visiteres til enten

døgnbehandling i ti procent af landets kommuner kan borgere begynde i alkoholbehandling alle ugens dage i tres procent af landets kommuner er det kun muligt i hverdagene mens behandlingen i to og tredive procent af kommunerne kun kan

på udvalgte hverdage forholdene for

er derfor meget meget forskellige i landets kommuner og alkoholproblemer har jo konsekvenser for andre end den drikkende part da familien ofte er lige så belastet som misbrugeren der er heller ikke nogen tvivl om at alkohol fylder meget i den danske kultur siden to tusind og syv

kommuner haft ansvaret for at drive den offentlige alkoholbehandling ifølge sundhedsloven har kommunerne jo pligt til at tilbyde deres borgere gratis alkoholbehandling inden for fjorten dage efter henvendelse det seneste overblik

over kommunernes alkoholbehandling er fra to tusind og sytten hvor magasinet rus lavede en rundringning til tredive kommuner kortlægningen fra to tusind og tolv og dens forgænger fra to tusind og ti samt rundringningen fra

understregede netop de store kvalitetsforskelle kommunerne imellem på den baggrund har alkohol samfund taget temperaturen nu her på den kommunale alkoholbehandling

kvaliteten i dansk folkeparti

finansieringen vi vil meget gerne være med

har også siddet og skrevet på en som jeg kan sende rundt for at se om vi kan mødes

det skal fremsættes og finansieringen er noget vi kigger på det der kan være helt afgørende for os er netop principperne i det og jeg kan høre ordføreren er helt med på at det

ny viden jeg forstår ikke helt behovet for at få lavet et kommunalt servicetjek nu

om ordføreren også vil være med på at vi nu sætter gang i arbejdet med at få lavet lavet

nogle kvalitetsstandarder og referenceprogram altså principperne i det forslag der ligger her

det ene udelukker det andet vi skal bruge den viden vi allerede har og den viden vi allerede har

sagtens arbejde videre med derudover kan det jo godt være at vi får ny viden i forhold til et

så jeg bakker sådan set op om sundhedsministeren

derfor er det hele tiden blevet skubbet foran os og vi har

er af den opfattelse at nu har vi ligesom den tilstrækkelige viden til at kunne konstatere at vi har et problem her som vi bliver nødt til at handle på af hensyn til de ethundrede og fyrretusind mennesker som er ramt af alkoholafhængighed

virker ude i kommunerne i forhold til hvor mange forstå mig ret kommer ud på den anden side og kommer ud af deres misbrug det synes jeg faktisk vi mangler noget viden om

og socialistisk folkeparti forslaget lægger op til en folketingsbeslutning om at udarbejde et udspil til en alkoholbehandlingspakke som led i regeringens sundhedsreform

vigtigheden af den debat som de to partier ønsker at rejse i venstre deler vi

bag forslaget at sikre den bedst mulige alkoholbehandling alkoholmisbrug har store sundhedsskadelige konsekvenser for den enkelte og misbruget har ofte også store sociale konsekvenser særlig når der er børn i familien kan det af og til synes næsten helt uoverskueligt og på alle måder ulykkeligt omkring ethundrede og fyrretusind mennesker er i dag er afhængige af alkohol og cirka femhundrede og femogfirstusind danskere har et skadeligt alkoholforbrug det er triste tal og derfor skal vi jo heller ikke sidde med hænderne i skødet heller ikke selv om der er lyspunkter som det bestemt er værd at hæfte sig ved

er andelen af personer der overskrider højrisikogrænsen for

forsætter og der er mange veje at gå forslagsstillerne ønsker at autorisere behandlere og umiddelbart lyder det jo som et sympatisk initiativ men sagen er den at sundhedsstyrelsens anbefaling på området trækker lidt i en anden retning sundhedsstyrelsen er landets største og øverste sundhedsfaglige myndighed og i venstre mener vi at

skal lytte til sundhedsstyrelsen herfra er anbefalingen at man ikke automatisk autoriserer behandlere når alkoholbehandleruddannelsen som det hedder er gennemført fra venstres side mener vi at det giver god mening at undersøge hvilke muligheder der kan være for at etablere en egentlig efteruddannelse på en anerkendt uddannelsesinstitution

og andre har mere at arbejde med og sundhedsstyrelsen er allerede godt i gang med at udforme kvalitetsplaner som kan understøtte både systematik og ensartethed i kommunerne nogle vil måske endda kunne huske udspillet sundhed hvor du er som netop adresserer nogle af udfordringerne i de kommunale sundhedsindsatser et arbejde som er en slags forløber for den kommende sundhedsreform et helt afsnit i udspillet handler netop om høj kvalitet i de nære sundhedstilbud set fra min stol er der ikke noget der forhindrer en overvejelse om også at tænke

oppe i to tusind og ti hvor sf havde et forslag nogenlunde tilsvarende det her hvor vi fik at vide at der var en autorisationsordning for

er den meget grundige undersøgelse fra alkohol og samfund hvor man har været i kontakt med en stor del af de danske kommuner for at høre hvordan tilstanden er og det er jo ret tydeligt at det er det er et meget meget svingende tilbud

man får når man søger alkoholbehandling

på ingen måde modsætte mig at man får lavet et servicetjek eller at man indhenter nye oplysninger

for en viden man synes man mangler og hvordan ordføreren kan sige at det er noget vi gør over hals og hoved

har en stor viden om hvordan det ser ud i dag og det er temmelig åbenlyst at der er et behov både for en autorisationsordning men også

nogle kvalitetsstandarder og et referenceprogram som gør at man mødet et forholdsvis ensartet behandlingssystem så vi ikke kommer til at spille det her behandlingsbingo

er meget meget stor kommunal variation i de tilbud der er til borgerne

ganske enkelt ikke godt nok og ja vi ved rigtig meget men der er også rigtig meget vi ikke ved og derfor giver det set fra venstres stol rigtig god mening at vi igangsætter et servicetjek

at vide hvad der er op og ned hvad virker hvad virker ikke

lige gav anledning til et spørgsmål for jeg

set for at venstre også gerne vil være med i en fælles beretning det giver rigtig god mening men vi ved jo rigtig meget om hvad det er der ikke virker

vi ved jo godt at der er meget store forskelle

hvad det er for nogle tilbud som kommunerne kan give så et servicetjek kan være godt nok for at få en kortlægning kunne man også

ikke meget god mening allerede nu at tage

spørgsmålet om hvordan man får kvalificeret personalet til at løse de opgaver der er altså hver eneste gang en borger med alkoholmisbrug møder

ikkekvalificeret tilbud er det jo både penge ud af vinduet men det er

til kompetencecenteret for dobbeltbelastede alkoholafhængige altså ringgården ved middelfart det initiativ var der ikke opbakning til i satspuljekredsen vi havde fra venstres side gerne set

millionbevilling det var der ikke opbakning til det initiativ blev nedbarberet kan man vil godt tillade sig at sige i hvert fald kraftigt skaleret

om kompetencer og kompetenceløft

og de initiativer der er omkring det markant men

er at styrke én slags indsats og noget andet er at styrke en anden jeg er enig med ordføreren i at der er masser af områder

forslag som ordføreren nævner er også et af dem men det er jo ikke et svar på spørgsmålet om hvorvidt vi måske ved hjælp af en særlig uddannelsesindsats i det mindste kunne sikre at de behandlere der skal tage sig af borgere med alkoholproblemer rent faktisk også har de nødvendige forudsætninger og kompetencer til at løse opgaven i hele landet og derfor spørgsmålet kunne man

sig at venstre i det mindste ville være med til at kigge på lige præcis den del

til da vi forhandlede satspulje i efteråret det havde vi gerne gjort nu er vi så et andet sted i dag satspuljeaftalen er landet og den er vi

set også godt tilfredse med fra venstres side selv om vi er lidt ærgerlige over at det her initiativ blev barberet så voldsomt

set også at det giver god mening at lave et servicetjek og

den nødvendige viden om hvad det er for indsatser som virker og hvad det

intention om at sikre kvalitet i behandlingen af de desværre mange alkoholafhængige danskere det er vigtigt at vi sikrer en rigtig god kvalitet i alkoholbehandlingen da alkoholafhængighed jo er et alvorligt problem som ikke kun har ødelæggende konsekvenser for de afhængige selv men også for deres pårørende der er helt klart ting der kan gøres bedre ikke mindst vedrørende den store geografiske ulighed men jeg er også af den opfattelse at sundhedsstyrelsen faktisk har

fokus på at sikre kvalitet i alkoholbehandlingen blandt andet

kliniske retningslinjer

forebyggelsespakken om netop alkohol og det er arbejde ønsker jeg skal

det glæder mig at regeringen vil se på om uddannelsen kan blive

de rette kompetencer når der er etableret en egentlig uddannelse kan man til den tid overveje om der skal tilknyttes en certificeringsordning eller lignende men pt

anbefaler sundhedsstyrelsen ikke at man automatisk autoriserer behandlere selv om de har gennemgået sundhedsstyrelsens kursusrække så liberal alliance støtter derfor ikke beslutningsforslaget men støtter altså helt klart den intention der ligger

nævnte at sundhedsstyrelsen allerede havde nogle retningslinjer for god alkoholbehandling

der er en meget svingende standard

der er tre og fyrre procent af kommunerne der ikke har samarbejdsaftaler med andre aktører såsom socialpsykiatri

skadestue eller psykolog selv om det netop fremgår af sundhedsstyrelsens rådgivningsmateriale

at i og med at sundhedsstyrelsen allerede har nogle nogle anbefalinger

rigtig gerne deltager i en beretning hvor vi sammen kan gøre en indsats for at alkoholbehandlingen bliver bedre fordi netop geografisk ulighed er et stort problem

det er et vigtigt beslutningsforslag som som vi drøfter nu

der vokser op i familier hvor man har alkoholproblemer og hvor man har alkoholafhængighed

de problemer der er i en familie fordi familierne er

hvis man kan sige det symptomer eller adfærdsmønstre så

og det er rigtig vigtigt at få sat fokus på at

at vi skal have en ensartet kvalitet i forhold til

alkoholproblemer hos en eller begge forældre eller omsorgspersoner medfører et familiemiljø der er præget af konflikter fortielser uforudsigelighed skyld og skam og hvor der ofte ikke er overskud til at varetage barnets behov det er jo virkelig hjerteskærende og derfor er det vigtigt at give de voksne et behandlingstilbud der kan hjælpe dem ud af de problemer de har og også

er der meget stor forskel på hvad det er for en behandling man tilbydes nogle venter i de her fjorten dage og i få tilfælde endnu længere

tre og tyve procent af kommunerne tilbyder for eksempel ikke afrusning og otte og tyve procent tilbyder ikke abstinensbehandling og så er der også

meget stor forskel på hvad man tilbyder af behandling om det er individuelle samtaler om det er gruppeterapi og så videre det er ikke tilfredsstillende at der skal være så stor forskel på om man er alkoholafhængig i hørsholm eller i hanstholm og jeg er enig med forslagsstillerne i at der er brug for at vi sikrer vores borgere og

en større tryghed i forhold til den behandlingskvalitet de bliver tilbudt jeg mener dog og vi mener i alternativet at det er vigtigt

ikke går hen og bliver standardbehandlinger eller standardløsninger der bliver tilbudt det skal være løsninger og tilbud hvor man ser på det enkelte menneskes behov og det skal være

når man tilbyder de her behandlinger for på den måde

kan det enkelte menneske også selv tage ejerskab for sin behandling men jeg vil ikke sige så meget mere

at slutte af med at takke enhedslisten og sf for at have

vigtige beslutningsforslag og i alternativet støtter vi

at der er mange børn der vokser op i familier hvor alkohol er et problem og så er det bekymrende at vi kan se at kvaliteten i de behandlingstilbud der er er så svingende derfor giver det også god mening at forslagsstillerne her kommer med en alkoholbehandlingspakke som er anbefalet af alkohol samfund pakken indeholder tre elementer som

har talt før mig allerede har brugt meget tid på

sikring af at at de nationale kliniske retningslinjer rent faktisk også bliver til virkelighed og et referenceprogram og i radikale venstre kan vi støtte beslutningsforslaget

handler den mest om struktur og nedlæggelse af regionerne men vi venter jo stadig i spænding på hvad der kommer men men fra radikal side vil vi i hvert fald gerne

at alkoholmisbrug er alvorligt både for alkoholikerens sociale og sundhedsmæssige tilstand men bestemt også for alkoholikerens omgivelser det er desværre også et behandlingsområde som har levet en stedmoderlig tilværelse alt for længe skønt der er store sociale og sundhedsmæssige gevinster forbundet ved reel forebyggelse og behandling alt for mange alkoholikere og deres familier må konstatere at postnummeret er bestemmende for kvaliteten af den behandling som den enkelte kan modtage sundhedslovens § en hundrede og en og fyrre giver ganske vist alle borgere ret til vederlagsfri behandling inden for fjorten dage området er også reguleret af sundhedslovgivningen men der opstår uklarhed om ansvarsfordelingen mellem kommuner og regioner og praktiserende læger i forhold til alkoholproblemet alkoholbehandling er ikke bare

omkostninger af alkoholmisbrug måske være et incitament til at handle

på problemet omkostninger til sygedage behandling og overførselsindkomster beløber sig til ikke mindre end tretten milliard kroner om året det er altså rigtig mange penge

der i virkeligheden at betænke sig på vi håber derfor også der kan være opbakning til en målrettet indsats og personligt er jeg rigtig glad for at høre at så mange i det mindste også er indstillet på at

komme med nogle kvalificerede bud i form af en beretning fordi det også

det er fru jane heitmann

er noget man har arbejdet med før og

er jo også almindelig kendt at der i to tusind og elleve kom et regeringsskifte og en socialdemokratisk ledet regering og at sf på et tidspunkt også selv var i regering enhedslisten var

at der nu skal ske noget det er vi også i venstre om ordføreren

og alle muligheder for at styrke alkoholbehandlingsområdet

en økonomi der havde det rigtig rigtig svært vi har nogle andre tider nu vi har mulighed for at gøre nogle andre ting

at autorisere alkoholbehandlere jeg er bare

man tog dengang og hvis man ikke tog nogen initiativer

i i de år hvor man at

sige vi tog ikke et eneste initiativ

periode hvor vi har siddet i regering der

her i dag har kunnet bruge barselsorlov som en undskyldning for ikke at være helt opdateret på hvad der foregik sidste år og på samme måde bliver jeg også ordføreren svar skyldig

har gjort os opmærksomme på at der er et kæmpeproblem

det er postnummeret der er afgørende for

borgere som har et alkoholforbrug der skader dit helbred fysisk eller mentalt og er blevet motiveret

fuldstændig vilkårligt hvilke tilbud du bliver mødt med det afhænger af dit postnummer du kommer til at deltage i en form for behandlingsbingo

vilkår vi senest har fået dokumenteret i den grundige gennemgang af kommunernes tilbud som foreningen alkohol samfund har gennemført den viser voldsomt store udsving i de tilbud som kommunerne tilbyder for eksempel fremgår det at kun seks og tres procent af en kommunes alkoholbehandlere har taget et eller flere moduler af sundhedsstyrelsens kvalificerende alkoholbehandleruddannelse på trods af den erkendte vigtighed af et fælles fagligt grundlag for alkoholbehandlere der er også i kvaliteten af de tilbud kommunerne tilbyder tre og fyrre procent har ikke samarbejdsaftaler med andre aktører som socialpsykiatri psykiatrisk skadestue eller psykolog selv om det fremgår af sundhedsstyrelsens rådgivningsmateriale at

en femtedel tilbyder ikke pårørendetilbud og en fjerdedel har ikke udarbejdet kvalitetsstandarder det bekræfter et billede vi i forvejen frygtede kvaliteten er

hen for svingende det er ikke rimeligt det er en grænseoverskridende erkendelse at komme frem til at man har et overforbrug af alkohol som man ikke selv kan kontrollere ofte er der brug for en indsats i forhold til både opsporing og motivation til at søge behandling når den hurdle er overvundet skal man ikke mødes af tilfældigheder såsom hvilken kommune man bor i sundhedslovens § og en og fyrre giver borgere med misbrugsproblemer ret til gratis behandling og kommunerne pligt til at levere denne behandling inden for fjorten dage så har

og kommunerne har ikke pligt til mere sådan er loven men er det rimeligt det skal kunne forventes at man bliver mødt af et kvalitativt behandlingstilbud præcis som hvis det handlede

beslutningsforslaget fra enhedslisten og sf pålægger regeringen at udarbejde en alkoholbehandlingspakke

tidligere ordførere har nævnt at når der står i beslutningsforslaget at det skal være fra første februar er det selvfølgelig fordi det gav god mening dengang da forslaget blev fremsat hvis vi skal lande det her med

skal vi selvfølgelig se på det det er jo ikke det der er det afgørende men en alkoholbehandlingspakke skal som minimum indeholde følgende tre delelementer autorisation af alkoholbehandlere kvalitetskrav til behandlingen og et referenceprogram for behandling af alkoholmisbrug vi er fuldstændig åbne over for at drøfte andre relevante elementer som kan understøtte formålet med at sikre ensartet høj kvalitet i behandlingen og styrke retssikkerheden for alkoholafhængige og sammenhæng i sundhedsvæsenets behandling af alkoholafhængige en autorisation af alkoholbehandlere med et uddannelseskrav er helt nødvendigt som tidligere nævnt er det gennemsnitligt blot seks og tres

at alkoholpakken bør indeholde et krav om at behandlerne har gennemført sundhedsstyrelsens anbefalede alkoholbehandleruddannelse fra to tusind og syv og har fået udstedt en autorisation som kan fremvises på forespørgsel til både myndigheder og borgere ved at sikre at behandlerne er autoriserede

forvente både kvalitet og ensartethed i behandlingen en autorisation af behandlere vil ligeledes betyde en ligestilling med behandling for andre sygdomme hvor borgere

mulighed for at klage til styrelsen for patientklager for eksempel over forløb eller over enkelte behandlere ligeledes skal socialtilsynets forpligtelse udvides til også at inkludere tilsyn med de autoriserede behandlere endvidere er det væsentligt for arbejdsmiljø og patientsikkerhed at der løbende sker en efteruddannelse og ajourføring af autoriserede alkoholbehandlere regeringen pålægges derfor at udarbejde et forslag til etablering af et fagligt forum under for eksempel sundhedsstyrelsen der kan sikre udvikling og kvalificering af efteruddannelsen

kvalitetskrav til udredning og behandling sundhedslovens § en hundrede og en og fyrre giver alle borgere adgang til vederlagsfri ambulant alkoholbehandling inden for fjorten dage samtidig har sundhedsstyrelsen i to tusind og atten opdateret de nationale kliniske retningslinjer om behandling af alkoholafhængighed

og af den undersøgelse som alkohol samfund har gennemført at det langtfra er alle otte og halvfems kommuner der lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om god praksis

kommunerne giver alkoholafhængige det er derfor nødvendigt at der med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens opdaterede kliniske retningslinjer for to tusind og atten stilles krav om kvalitet i tilbuddene i alkoholbehandlingen

drøfte især udgiften til en uddannelsesmæssig opkvalificering

en genindførelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand det vil indbringe et provenu på cirka fem og tredive til fyrre million kroner

i to tusind og sytten beregnede at de kommunale merudgifter til borgere med alkoholproblemer beløber sig til tre milliard kroner hvis man medregner de regionale udgifter vurderede det daværende kora udgifterne til tretten milliard kroner årligt men den væsentligste grund er at når borgere der er ramt af et overforbrug af alkohol tager skridtet og søger hjælp så bør de mødes af autoriserede behandlere et fagligt kvalificeret tilbud og en sikkerhed for sammenhæng i behandlingen det finder vi er det eneste anstændige heldigvis kan jeg jo høre på debatten her i dag at det er der sådan set også en bred forståelse for og en bred enighed om

det afgørende i forhold til det her jeg har tidligere nævnt at i forhold til startdatoen for det her eller hvornår regeringen skal fremlægge et forslag er vi selvfølgelig også fuldstændig åbne for at kigge på

er det afgørende er at vi får sat et nyt spor

i værk altså både forhold til autorisation kvalitetsstandarder og referenceprogram fordi vi gang på gang har hørt den her debat

vi gang på gang har afventet at der

en form for fælles beretning

det også i den beretning kan fremgå at det er nødvendigt at vi nu får taget initiativer samtidig med at vi kan få lavet et kvalitetstjek ude i kommunerne men som jeg har hørt på debatten er der også en

igangsætte initiativer

blive afspejlet i en fælles beretning men tusind tak for de faldne bemærkninger og tusind tak for

jeg foreslår at forslaget henvises til sundheds og ældreudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

ordet er sundhedsministeren værsgo

vi har et fælles ønske om at løfte psykiatrien i danmark ind i en ny og bedre fremtid jeg synes vi har taget et stort skridt med psykiatrihandlingsplanen for efteråret og de efterfølgende politiske aftaler men det betyder ikke at vi er kommet i mål

jeg også helt enig med forslagsstillerne i at vi her har at gøre med en problemstilling som vi

hvordan vi forbedrer forholdene for mennesker med psykiske lidelser for der er desværre stadig en udbredt misforstået opfattelse af at en psykisk lidelse også er en kronisk lidelse hvis man først er blevet diagnosticeret med for eksempel skizofreni er man det for resten af livet studier viser at hver femte patient med skizofreni kommer sig fuldstændig og lever uden behandling og symptomer

lever uden symptomer på deres sygdom

længe de tager deres medicin og følger deres behandling

skal vi hjælpe dem ved ikke at opsætte unødige begrænsninger i deres videre liv jeg bakker derfor fuldt op om forslagets formål og hensigt og jeg vil også foreslå at vi på tværs af politiske skel sætter os sammen

at finde en løsning på de problemer som b otte og tyve også skitserer men af rent tekniske årsager mener jeg ikke at det er de bedste forslag til hvordan man så kan løse problemerne som er foreslået i

jeg mener for eksempel ikke at svaret er at slette tidligere behandlingsforløb i patientjournalerne eller lignende og det vil jeg gerne uddybe ligesom jeg gerne vil foreslå en anden tilgang til den her problemstilling som jeg oplever vi er enige om vi skal have fundet en løsning på når jeg vil anbefale en anden tilgang til problemstillingen

er det som sagt ikke fordi jeg er uenig i formålet eller i de problemer som forslaget forsøger at løse men man må også sige at der er tale om et på nogle punkter ret teknisk forslag i forhold til hvad det er for nogle specifikke løsninger som man foreslår og det betyder desværre også synes jeg at forslaget

på nogle punkter bygger på nogle fejlagtige præmisser

måske egentlig ender med at have en skæv løsning på det der er den reelle problemstilling forslaget bygger blandt andet på en præmis om at der er forskel på hvordan man bliver raskmeldt i somatikken og psykiatrien og den forskel fører så ifølge forslagsstillerne til en forskel i hvordan borgerne stilles i en lang række andre sammenhænge

det sundhedsfaglige og sundhedsstyrelsens vurdering af hvordan diagnosekoder og patientjournaler

må man sige at den præmis ikke er korrekt generelt peger sundhedsstyrelsen på at man ikke taler om raskmelding i sundhedsvæsenet hverken i somatikken eller i psykiatrien

er tilfældet i den måde som man opbygger patientjournalerne på og det er

af det som sundhedsstyrelsen peger på i relation til de problemstillinger der kan knytte sig til den konkrete udformning af beslutningsforslaget

om er om symptomerne på en given sygdom ikke længere er til stede i daglig tale vil det jo betyde at man er rask

det er jo ikke nødvendigvis det man så skriver ind i en journal

somatiske og psykiatriske patienter og den foregår sådan set også på samme måde ved for eksempel at lægen skriver ind i journalen at patienten er uden tegn på klinisk aktiv sygdom eller lignende som er den sådan mere faglige kliniske betegnelse for at man ikke har en aktiv sygdom altså hvad vi

rask der er en udbredt opfattelse af at man for eksempel inden for

kræftsygdomme arbejder med en fast tidsgrænse for hvornår man kan kalde kræftpatienter symptomfri det er ifølge sundhedsstyrelsen ikke korrekt der er ikke fra sundhedsmyndighedernes side fastlagt nogen tidsgrænse for hvornår man er rask

at diagnosen er stillet og derfor følger man også ofte patienterne i de første fem år for at kunne opfange eventuelle tilbagefald men det er altså ikke det samme som at patienten så erklæres

men snarere at man med en vis sandsynlighed kan sige at patienten ikke vil opleve tilbagefald sundheds og ældreministeriet har også

sundhedsstyrelsen om man kan gøre noget tilsvarende inden for psykiatrien men sundhedsstyrelsen mener ikke at man i dag har tilstrækkelig med viden

at kunne fastsætte sådan en fast tidsgrænse for hvornår man kan erklære at psykiatriske patienter ikke længere har samme risiko for tilbagefald der er altså behov for at man i høj grad forholder sig til den individuelle patient og der er nok også behov for at man ændrer den kultur der kan være i hele det psykiatriske behandlingssystem i forhold til at man i højere grad også opererer med at

er symptomfri og også aktivt får det skrevet ind i patienternes journaler der er nemlig ikke nogen regler der forhindrer lægerne i at angive i journalen at patienten ikke længere har symptomer på psykiatrisk sygdom og dermed de facto er rask som vi ville sige det i daglig

opmærksomme på og bevidste om at få skrevet det ind i journalen som jeg sagde indledningsvis mener jeg ikke at svaret er at slette oplysninger i patientjournalerne

sundhedspersonalet og det udgør også en vigtig del af dokumentationen

nogle skulle opstå derfor mener

det er i patientens interesse at sygdomshistorikken forsvinder

heller ikke hvis patienten på et senere tidspunkt får tilbagefald og dermed vil forslaget som det ser ud i dag altså b otte og tyve

regeringens opfattelse ikke løse de problemer som b otte og tyve egentlig

fokus på patienterne vil jo heller ikke få de rettigheder som

de eksempler der også nævnes af forslagsstillerne

for borgernes rettigheder og at borgerne oplever en uhensigtsmæssig forskelsbehandling det er egentlig den opfattelse som jeg på meget lange stræk er enig i at vi oplever eksempler på men vi tror ikke at det kan løses med den løsning der er foreslået i b

også at få gravet ned i substansen af nogle af de problemer der kan være

andre ressortministerier

nogle af de steder hvor forslagsstillerne angiver at borgere med tidligere psykiatriske diagnoser oplever en forskelsbehandling og jeg vil bestemt ikke afvise at de oplever forskel på den måde deres sager behandles på

må jeg sige at der i mange tilfælde ikke er tale om at de overordnede lovmæssige regler på området som lægger op til den her forskelsbehandling af mennesker med psykiske lidelser

i langt de fleste tilfælde er tale om at borgerens generelle sundheds og sygdomstilstand indgår i vurderingen af borgerens sag

det på den måde er både somatiske og psykiske sygdomme

det er i mange tilfælde heller ikke sundhedsoplysninger de forskellige myndigheder får fra borgerens sygehus

derimod særskilte lægeerkæringer som udarbejdes i forbindelse med behandlingen af den enkeltes sag og som så ender med at ligge til grund

i nogle tilfælde er udtryk for forskelsbehandling derfor tror jeg heller ikke på b otte og tyve præmis om at en ændring i sygehusjournalerne så vil styrke rettighederne for den her gruppe mennesker både fordi det allerede i dag er muligt at angive i sygehusjournalen at en psykiatrisk patient ikke længere udviser symptomer på sygdom

der træffes af set vi skal grave

end det der bare knytter sig til patientjournalen jeg tror altså ikke at den fremlagte løsning reelt set er løsningen på de problemstillinger som vi ser på området og som b otte og tyve jo sætter fokus på

jeg enig med forslagsstillerne de nuværende lovgivningsmæssige rammer understøtter overordnet set allerede det som forslagsstillerne ønsker med beslutningsforslaget altså det her med at man kan skrive ind

er symptomfri men jeg mener så ikke at vi skal stoppe her eller bare sige at det skal man så være bedre til at skrive ind i journalen jeg mener faktisk at vi skal tage handsken op

at løse de problemer som rigtig mange mennesker med psykiatriske diagnoser

de overordnede love og så har vi jo en opgave herinde det kan være i de faglige vejledninger det skal der også følges op på men det kan også være i sagsbehandlernes praksis eller i tolkningen af reglerne og så er det nogle andre løsninger der skal til

selv der er noget at komme efter hvis vi gennemgår de forskellige faglige

både fra patientorganisationens side

at der er problemer jeg kan sige at vi inden for mit eget ressortområde

beslutningsforslag også har kigget på hvad vi kunne have der kunne være anledning til at rydde op

en vejledning fra styrelsen for patientsikkerhed der handler om udstedelse af kørekort hvor det for eksempel anbefales at patienter som tidligere har haft skizofreni eller bipolar affektiv sindslidelse kun får udstedt deres kørekort i en tidsbegrænset periode på to til fem år alt afhængigt af hvor længe deres stabile tilstand har varet

et meget godt eksempel på at det ikke nødvendigvis er lovgivning men godt kan ligge i en vejledning og hvor der i høj grad er behov for at vi så systematisk får gennemgået tingene i forhold til hvad der kan lede til usaglig forskelsbehandling af mennesker med psykiatriske diagnoser og tidligere psykiatriske diagnoser

sikrer at den nyeste viden på området reelt set også kommer ud i samfundet

set at der nok stadig væk er en del af de her problemer der bunder i at folk ikke ved nok om psykisk sygdom og at det er muligt

det tror jeg ikke er af ond vilje men jeg tror bare man må konstatere at der nok både er sagsbehandlere i det private i kommunerne i regionerne og i staten som formentlig i den bedste mening og ud fra et forsigtighedsprincip træffer afgørelser i sager der fører til negativ forskelsbehandling af mennesker med psykiske lidelser simpelt hen fordi de ikke ved nok om psykisk sygdom

og en række eksperter peger på i deres debatindlæg i ugeskrift for læger fra oktober to tusind og atten hvor de skriver citat den faktiske diskriminering ligger som oftest ikke udspecificeret i love og regler men gemt i den daglige praksis

derfor er vi også nødt til at få klarlagt hvor der er noget galt så vi kan løse problemerne på et ordentligt og et oplyst grundlag som sagt vil jeg derfor foreslå at vi sætter os

og igangsætter et arbejde som også kan sikre at den rette viden i langt højere grad kommer ud til det relevante personale så skal vi væk

hvor rigtig mange tror at fordi man engang har haft en diagnose så har man den for altid og at den

samme rolle i dit liv og i stedet for kigge individuelt på det enkelte menneskes liv situation sygdomshistorik og også risiko for eventuelle tilbagefald som kræver at de relevante parter har tilstrækkelig viden om psykisk sygdom og det gælder både i sundhedsvæsenet men i lige så høj grad uden

for sundhedsvæsenet så når der fremover træffes afgørelser i sager som handler om mennesker med tidligere psykiske problemer skal vi altså sikre at de afgørelser træffes på et oplyst grundlag om psykisk sygdom

igangsætter et arbejde i tre faser med en bred inddragelse af de relevante parter det være sig de faglige organisationer det være sig patientorganisationerne det være sig styrelser og myndigheder på området så vi kan få set nærmere

hvor den første fase vil være en afdækning af problemerne hvor den anden fase vil være på baggrund af en afdækning også at se nærmere på en ændring af praksis hvor vi kan se nærmere på hvordan vi får løst problemerne og hvor vi også kigger på lande i omegnen af danmark og ser på hvordan de løser

får løsningerne udbredt både inden og uden

får udryddet de misforståelser om psykisk sygdom der er både blandt det relevante sundhedspersonale men også sagsbehandlere i kommuner regioner staten

det private som træffer afgørelser som påvirker mennesker med tidligere psykiske lidelser negativt som det ser ud lige nu

forhandlinger hvor vi kan drøfte nærmere hvad vi kan gøre på området og også uddybe hvorfor det er vi mener der er behov for en anden løsning end det der bliver peget på i b otte og tyve så vi i fællesskab kan være med til at sikre at man ikke oplever en usaglig forskelsbehandling på baggrund af tidligere psykiske lidelser og så vi også i fællesskab løfter psykiatrien ind i en ny og bedre fremtid hvor der forhåbentlig også sker en udryddelse af misforståelser tabuer og fordomme om psykiske lidelser og vi forhåbentlig i fællesskab kan være med til at sikre at mennesker med

tidligere psykiske lidelser får bedre vilkår

også godt den kunne køre sideløbende med at man at man

brug for lige at udrydde sådan lidt en misforståelse

mener at man skal have retten til at blive erklæret rask så betyder det ikke at man skal have retten til at få slettet alt muligt der står i

men men der er en ting det er væsentligt at holde fast i her

mangler vi et værktøj hvor man som borger med et papir i hånden kan gå ud og sige jeg har ikke den lidelse længere

når der nu er alle mulige teknikaliteter

til hvordan man konkret formulerer det hvordan kan man skabe sådan et værktøj

folk kan gå ud med når de bliver mødt med den uretfærdighed og sige der

i langt højere grad bliver bedre til også at skrive ind at nu er patienten symptomfri

det handler også om at man i højere grad

bruger i somatikken i relation til også klart og tydeligt at få det markeret sådan at det ikke er et udestående

egentlig også det jeg hører er en af intentionerne i relation til det det er så ikke det samme som at man er raskmeldt men det at få noteret ned at man for eksempel er symptomfri eller at man ikke har tilbagefald og andet

for en viden man har forskellige steder eller hvilken vejledning der ligger der måske ikke forholder sig til at man skal lave et individuelt skøn men bare forholder sig til nogle firkantede forhold og der gav jeg et konkret eksempel fra styrelsen for patientsikkerhed

behov for den afdækning for at komme videre og også komme ned

den forskelsbehandling som mennesker med med tidligere psykiske lidelser møder forskellige steder i vores

mennesker også møder den her diskrimination

kvinde som ikke kunne tegne en livsforsikring hun skulle lave en krydsforsikring med sin mand

vi kan jo ikke opdage alle de steder nødvendigvis så det jeg gerne ville

borgeren på den måde har noget dokumentation som man kan vise i de tilfælde hvor man bliver udsat for forskelsbehandling og det er jo allerede sådan i dag

er symptomfri eller er i fuld remission eller noget det

haft en henvendelse ude til en lang række af de øvrige ministerier både på adoptionsområdet og på forsikringsområdet som spørgeren også nævner

kun er den måde vi reelt set kommer hele vejen rundt på og så anerkender jeg til fulde

at sikre at mennesker med tidligere psykiske lidelser ikke bliver mødt med

bliver mødt med eller en forskelsbehandling som så bunder i forskellige dele af enten lovgivning praksis eller andet og derfor anerkender jeg til fulde at er en større opgave men jeg mener er en opgave vi er nødt til at påtage

anderledes hos vores sundhedsfaglige personale i psykiatrien altså at man bruger de muligheder som allerede eksisterer i journalsystemet på linje med hvad der ligger i somatikken i forhold til i højere grad at få skrevet ind når folk er symptomfrie og

fra da vedkommende var seksten år til at

måske var det relevant måske er man et andet sted hvor man er kommet i i bedring og hvor man er kommet på den anden side og så skal det selvfølgelig ikke bare stå og hænge som sådan et blinkende skilt og det er jo vigtigt at man også der bruger de metoder der allerede ligger

dér hvor jeg oplever at det reelle problem er det

rundspørge i relation til beslutningsforslaget at det er det der vil løse problemet vi tror

set at vi er nødt til systematisk at gennemgå hvor der kan være love

kan være praksis som leder til forskelsbehandling af mennesker med tidligere psykiske lidelser og vi mener faktisk igangsætte det arbejde i fællesskab

og derfor går jeg ikke ind for at man sletter og det gælder både for somatiske lidelser og for psykiatriske lidelser man kan

og der mener jeg sådan set også at vi er nødt til at holde fast i at det er nødt til

at skrive ind for rigtig mange mennesker med psykiske lidelser at de er symptomfri at de er i fuld remission som trine torp også siger og hvilke faglige termer man nu i forskellige variationer bruger man er også for dårlige til nogle steder også at bruge den nyeste faglige viden til reelt set at få fulgt op på det altså nu sagde jeg bare at hver femte der har haft skizofreni kommer sig fuldstændig men det er jo så også vigtigt at man reflekterer over det fagligt

gerne takke sundhedsministeren for en synes jeg virkelig god besvarelse på

som vi skal sørge for at få behandlet

skal have konsekvenser for en resten af livet hvis man har haft en sygdom uanset om den er somatisk eller

passer ikke til vores samfund hvor vi prøver

om at der er og har været

min forberedelse og tænkte på at det her med at en

vi ved vi ved det i forhold til dem der har epilepsi

hvis det er i svær grad får det nogle konsekvenser

kørekort og nu nævner ministeren

er skrevet ind som havende konsekvens

forskellen har været og er at hvis man har epilepsi

at man går op og tager snakken med sin egen læge og og hvis det så får konsekvenser

jeg synes det er en rigtig god idé og det var også det jeg havde forberedt som værende socialdemokratiets holdning til det her at vi skal have det her bredt ud vi skal have lavet et virkelig grundigt arbejde og jeg vil bare sige minister du

forår der bliver præget af valgkamp og alt muligt andet

gå i gang lav det her arbejde begynd

har vi alle og især vi der er lovgivere et rigtig stort ansvar for i vores hverdag

somatik og psykiatri men også der hvor vi kan få synliggjort og få forklaret og

fortalt hvor fuldstændig urimeligt det er at fordommene

laver rigtig mange helbredsattester som bruges i rigtig mange sammenhænge og det tjener de nogle penge på men det er trods alt et juridisk dokument

også i forhold til psykiatriske diagnoser

være en hjælp for rigtig mange patienter

vi støtter ikke beslutningsforslaget som det ligger her men jeg synes at vi allerede

ikke bare et skridt men mange skridt videre i det der skal være processen og den vil jeg garantere at

socialdemokratiets side

sige til sf at jeg har været lidt

fjerde afsnit

tidligere psykiatriske lidelser vil derfor ikke kunne slettes i patientjournaler det gav

forberedte mig men her vil jeg blot sige at

mange gange patientjournalerne er

det være meget vanskeligt at slette ting medmindre der direkte er skrevet

det har vi også i to tusind og atten har haft politiske drøftelser

at vi ønsker at give borgerne en ret til at få en raskmelding på en psykiatrisk diagnose og det der står omme i bemærkningerne er en konstatering af

sådan set beslutningsforslagets tekst der er det essentielle og ikke lige om det er formuleret

de senere dages debat at i hvert fald

pernille rosenkrantz theil havde været ude at sige at

så jeg vil bare høre ordføreren

længere i den politiske proces end det der faktisk lægges op til i

faktisk at vi har fået den juridiske

om man bruger raskmeldingsprincipper

man gør det heller ikke i forhold til diagnosekoder

sørge for at lave noget der passer ind i de systemer vi har sådan at de kommer til at spille sammen så vi

ny forvirring for patienterne jeg mener at sfs beslutningsforslag her

kunne give psykiatriske patienter altså som tidligere har været psykiatriske patienter men som nu er raske

de kan sige det skal ikke have konsekvenser for mig i nogen sammenhænge at jeg for fem eller ti eller femten år siden har haft

vil kunne opnå flere ting end blot

som politikere ikke sat i verden for at forandre ting som

i i sundhedssystemet som i hvert fald for den her gruppe borgere helt åbenlyst spænder ben for deres

livsmuligheder er socialdemokratiet da

grad står og siger at vi lige nøjagtig er åbne for at forandre her

et konkret forslag som det egentlig undrer mig at man ikke gør brug af

et dokument der kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og

for også at bruge ministerens og sundhedsstyrelsens retorik

lave det fra den ene dag til den anden så ligger det

skal man kunne komme ind i et ambulatorium og få lavet sådan nogle raskmeldinger

en gang for alle giver en konstruktiv og let ramme for dem der tidligere har været psykisk syge

drøftelse til af hele det her komplekse område forud for at man laver politiske beslutninger på området tidsplanen

foregående beslutningsforslag men det er fordi vi mener at der skal en bred grundig drøftelse til og den

måde kan få sat en streg over noget der kan kompromittere en i ens liv men der står i beslutningsforslaget her at man pålægger regeringen senest

og nitten at indføre en ret for borgeren til at få en raskmelding i forhold til en psykiatrisk diagnose

en udfordring i forhold til det tidsmæssige fordi det hastværk

i men der er også nogle ting i det som jeg godt

det her med at man får en diagnose måske som som barn eller ung og skal gå med den resten af livet

lovforslag om sundhedsdata her tidligere

det måske er ressourcestærke forældre lad os sige at en pilot

samme arbejde som ham selv og

vil ske hvis der kommer til at stå en

kan man ikke blive pilot og det vil sige

det offentlige og får den her diagnose så jeg mener også vi har en falsk tryghed hvis

vi tror det er det vigtigste at man får synliggjort de her ting jeg mener at vi bliver nødt til at se mere

it journaler når der er gået en rum tid

lukket nogle journalnotater ned

ikke dukker op lad os sige at en

på grund af forskellige begivenheder i livet og påvirkninger som klinger af og som

ikke mærker noget til ti til femten år efter skal der så stadig væk stå de diagnoser når du åbner journalen der mener jeg at

mange andre ting i forhold til vores journaler

er sket skal jo ikke slettes men derfor kan man

på et eller andet tidspunkt det er nogle af de ting jeg godt

stigmatisering som vi ser vi har gjort rigtig meget ud af det de seneste par år men det er altså bare ikke nok for

man skal diskrimineres fordi man har en psykiatrisk diagnose

får lavet nogle regler om at man ikke må diskriminere folk fordi de har haft en

en to tre ting vi skal have kigget på men jeg bakker fuldstændig op om at vi skal have gjort noget så hvis vi kan arbejde videre med det

og få lavet nogle aftaler

det vil jeg rigtig gerne være med til og det vil sf rigtig gerne være med til det forslaget

er om man vil give folk en ret til at blive erklæret raske og så kan man kalde det noget andet end rask

men i hvert fald noget som gør at de mennesker som oplever den her forskelsbehandling helt konkret derude de sidste par dage er jeg blevet bombarderet med eksempler og det er det ene

sige prøv at høre engang det i bygger jeres beslutning på

sletning i bemærkningerne og bemærkningerne er en del af forslaget uanset at man siger

et andet ord for

det beslutningsforslag

stille ændringsforslag til det og man kan lave betænkningsbidrag til det

hvad skal der til for at dansk folkeparti

sige okay nu har vi lavet et ændringsforslag eller et betænkningsbidrag som gør at

udvalget og så se hvad vi kunne ændre i forslaget så det

sådan har jeg også forstået beslutningsforslaget og jeg kan forstå

der er sfs intention jeg vil nu alligevel tillade mig at kommentere på det senere der er ingen tvivl om at der er mennesker der har eller har haft en psykiatrisk diagnose som føler sig stigmatiseret eller negativt forskelsbehandlet for eksempel i relation til fornyelse af kørekort adoption eller

vi har i venstre stor forståelse for den frustration som det måtte give

hvis en diagnose eller indskrænkninger i borgerrettigheder kobles uretmæssigt sammen derfor vil jeg gerne indledningsvis tilkendegive at vi fra venstres side er positive over for at finde løsninger

der er flere grunde til at vi ikke umiddelbart støtter forslaget i sin nuværende form og det vender jeg tilbage til om lidt ligesom jeg vender tilbage til hvilke løsningsmuligheder vi fra venstres side umiddelbart kunne se os selv i problemstillingen er relevant og der er brug for handling det vil jeg gerne understrege en patientjournal er først og fremmest et arbejdsredskab for sundhedspersonalet og et vigtigt dokument ved for eksempel klage

erstatningssager det er derfor afgørende at der som udgangspunkt ikke kan rettes slettes eller ændres i journalen

både tryghed for patienter og behandlere set fra min stol giver det derfor heller ikke mening at sætte patientsikkerheden over styr ved at tillade at man kan rette eller ændre andet end ved fejlbehandlinger og

det ønske har vi også i

det er jo blandt andet derfor vi har sikret samme rettigheder ved for eksempel udredning i somatik og psykiatri men uanset om man arbejder med patienter i somatikken eller psykiatrien

afgørende at ens diagnose og behandling fremgår af journalen man kunne jo få tilbagefald eller komplikationer uanset hvor man er patient eller hvad man fejler har man fået en akut psykose

skal det fremgå af journalen ligesom det skal fremgå af journalen hvis man er opereret for blindtarmsbetændelse en brækket arm eller har problemer med bækkenbunden sf ønsker at man i psykiatrien skal kunne opnå en raskmelding som man kalder det inden for en given tidsfrist eller periode hvor man er symptomfri at indføre sådan en term vil være en nyskabelse for begrebet raskmelding anvendes hverken i psykiatrien eller somatikken uanset om man har haft en psykose eller en pneumokokinfektion psykisk sygdom er individuelt og personers bedring og risiko for tilbagefald afhænger af mange faktorer og det gør det svært hvis ikke umuligt sådan per lov at bestemme en tidsfrist mennesket selv sygdomshistorikken og faktorer i den enkeltes miljø er nogle af de faktorer der spiller ind derimod

man blive erklæret symptomfri både i psykiatrien og

men selv om vi har gode redskaber i dag

og vi ønsker i venstre at man fremadrettet arbejder mere systematisk systematisk med afstigmatisering og kulturændringer så vi undgår negativ forskelsbehandling på grund af en psykiatrisk diagnose i en sygejournal vi ser gerne at man med afstigmatiseringsarbejdet tager et kig på nogle af de lande som vi normalt sammenligner os med for herigennem at hente inspiration til en tværgående indsats så for eksempel sagsbehandlere i både staten regionerne og kommunerne kan blive bedre klædt på som jeg nævnte indledningsvis er problemstillingen relevant og vi tager gerne del i drøftelser i forhold til løsningsmuligheder det kan enten være i en beretning som nogle har foreslået

være ved drøftelser hos sundhedsministeren og det kan også være som dansk folkepartis ordfører netop har foreslået

sammen planlægger en høring i regi af sundheds og ældreudvalget og bliver klogere på problemstillingerne det deltager vi også gerne i fra venstres side vi anerkender fuldt ud

beslutningsforslaget og dermed rejse den her problemstilling

det er fuldstændig afgørende at få gjort op med den stigmatisering som borgere med en psykisk lidelse oplever forestillingen om at en psykisk lidelse er en kronisk lidelse

som man altid er bærer af virkeligheden i dag viser os heldigvis at rigtig mange borgere kommer sig efter en psykisk lidelse

derfor også helt urimeligt at borgere oplever begrænsninger i deres rettigheder som følge af at de på et tidspunkt har haft en diagnose

været i kontakt med sundhedsvæsenet som sf helt rigtigt peger på i beslutningsforslaget kan det have konsekvenser i mange aspekter i forhold til uddannelsesmuligheder i forhold til forsikringsspørgsmål civilretlige muligheder og så videre forhold hvor der foregår en helt åbenbar diskrimination af mennesker der har haft en psykisk lidelse for hvorfor skulle risikoen være større for en borger der tidligere har været diagnosticeret end hos en der ikke har alene af den grund at man tidligere har haft en psykisk lidelse

også frygtes at nogle borgere afholder sig fra at søge behandling simpelt hen fordi de ikke tør løbe den risiko at det bliver registreret

det derfor kan få betydning for deres muligheder i fremtiden

for enhedslisten er det helt indlysende at det bør være et grundlæggende princip at man ikke forskelsbehandler alene på grund af en diagnose det må altid bero på en konkret individuel vurdering både i forhold til hvilken diagnose det handler om

og det set uanset om det gør sig gældende på det psykiatriske eller på det somatiske område vi har dog også nogle bekymringer i forhold til forslaget som det er formuleret her jeg synes netop det bærende princip bør være at der ikke sker en forskelsbehandling alene med baggrund i en diagnose og at der foretages en konkret individuel vurdering som nogle af

på trods af en psykisk lidelse de vil ikke nødvendigvis kunne erklæres raske selv om de reelt set er symptomfri

er værd at overveje om det kan føre til en yderligere stigmatisering

helst ikke være sådan at hvis man ikke er erklæret rask

man syg i samme sammenhæng synes

en risiko i at det kun bliver de ressourcestærke der har overskud

sig af muligheden for at blive erklæret rask de der har overskuddet og ressourcerne til det

vil vi også i enhedslisten umiddelbart være større tilhængere af en model der baserer sig på princippet om at der ikke sker forskelsbehandling alene med baggrund i en diagnose og at der foretages en konkret individuel vurdering det ændrer dog ikke på at vi godt kan støtte sfs beslutningsforslag beslutningsforslag fordi det helt klart gør op med forestillingen om at en psykisk lidelse er kronisk og fordi det sikrer nogle helt elementære rettigheder for borgere der har været ramt af

er meget sympatisk da det omhandler en endnu uløst problemstilling herunder hensynet til livet efter endt sygdom

det er vigtigt at være opmærksom på at mange ikke er kronisk syge selv om de har haft en psykisk sygdom jeg mener dog også at hensynet til hvornår man ikke længere er syg og dermed er rask er helt essentiel for denne problemstilling

her bemærker jeg at sundhedsstyrelsen oplyser at det ikke inden for en rimelig grad af sikkerhed vil være muligt at fastsætte tidsperioder uden sygdom hvorefter en person kan erklæres som rask og dermed helbredt for sin psykiske lidelse herunder også at det ikke er muligt at give garanti for at der ikke vil kunne forekomme

heller ikke muligt at sige noget om hvornår eventuelt tilbagefald kan forekomme det giver forslagsstillerens ønske om en ret til at få en

ikke kan støtte beslutningsforslaget men jeg er fuldstændig enig i at vi skal gøre en indsats for at fjerne eller minimere stigmatisering af mennesker med psykiske lidelser og derfor har vi og regeringen udarbejdet et alternativt forslag for at styrke afstigmatisering af mennesker med psykiske lidelser blandt både sundhedspersonale og sagsbehandlere og i både privat regi kommuner regioner og stat

forsøges at finde løsninger og forslag til afstigmatisering blandt andet med inspiration fra andre sammenlignelige lande

afsluttende implementeringsfase hvor der arbejdes på at forankre de nye tiltag både lokalt og i og uden for sundhedsvæsenet

som altså har sat ekstra fokus på en relevant problemstilling og og affødt

for at liberal alliance ikke kan støtte det nemlig det

psykiatrien er jo faktisk at mennesker skal bevare håbet om at de kan blive

og derfor er er sådan en udmelding måske en af dem

allermest ondt på nogle af dem der bliver ramt nemlig du får aldrig en garanti for tilbagefald

ikke kan give en garanti for

eller fjerne håbet om at komme tilbage til en god hverdag og tilbage til det normale liv det skal vi jo støtte og hjælpe alt det vi kan og det skal man da bevare håbet

heller ikke give en garanti for at jeg ikke kan blive syg nej og det kan man jo heller aldrig give en garanti for sandsynligheden

hvis man en gang har haft en psykisk sygdom end hvis man aldrig har haft den og det er jo bare desværre de kedelige

så sent som i dag var der en der skrev til mig at hendes datter havde angstsymptomer men hun ville ikke til lægen fordi hun var nervøs for hvilke konsekvenser det kunne få for hende senere

nej vi kan ikke stille nogen garantier men hvorfor er

jeg har muligheder som nogle andre som der heller ikke kan stilles garanti for

de her statistikker men jeg vil gerne se

man kan sige at at nogle der gennem længere tid ikke har haft symptomer og hvor lægerne vurderer at de er i fuld remission

der halvtreds procent risiko for at få en ny depression men man kan ikke sige noget om hvornår den eventuelt kommer

hvis man har haft to depressioner er risikoen omkring halvfjerds

der hele firs procent risiko for at man får en depression igen og for mennesker med skizofreni vil cirka tyve procent af patienterne blive helt raske og leve uden behov for medicinsk behandling

har risiko for tilbagefald og som har risiko for

så det er ligesom nogle

nej man skal ikke bare udelukke alle mennesker og behandle alle mennesker generelt over en kam bestemt ikke og det er derfor at de initiativer som nu bliver sat i gang skal afdække hvor store problemerne er

der skal også indhentes erfaringer fra udlandet hvad gør man der hvad siger statistikkerne der og

der for at hjælpe mennesker for det er vigtigt at man ikke bare generaliserer og

man udelukket det er enormt vigtigt at vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe og der er da heldigvis rigtig mange som kommer tilbage til en normal hverdag og et arbejde og fungerer fuldstændig normalt også i familien og socialt

allervigtigst er det at vi afstigmatiserer hele problematikken både i sundhedsvæsenet

som jeg også sagde før skal man aldrig generalisere og alle skal have en chance det vigtigste er da helt klart at man går ind og laver en individuel faglig vurdering

hvorfor er det vigtigt at kunne blive erklæret rask

skal blive et livstidsstempel der begrænser psykisk sårbare i at få de samme muligheder i form af job uddannelse og så videre

havde en psykisk diagnose i to tusind og atten det er det sidste tal der er kommet for et par dage siden

kls nyhedsbrev momentum en kvart million danskere havde en diagnose jeg har selv en fortid

i en kommunalbestyrelse og jeg ved

de bliver brugt i nogle helt forkerte sammenhænge til at vurdere nogle bestemte ting noget der udløser noget det kan udløse støtte til et barn men det kan også modsat udløse noget negativt vi har i mange mange år snakket at der har været en diagnoseinflation og det er de her mennesker ikke nødvendigvis har en diagnose men det er fordi det er blevet mere

kunne vise det for at få lov til for eksempel at få den hjælp

artikel som jeg har læst tallet i og som er fra tv to

joy mogensen der er formand for for kls socialudvalg og jeg citerer det mest skræmmende er hvis diagnosen pludselig overtager ens liv og definerer alting

hvis ens diagnose definerer alting

det er jo frygteligt jeg vil

som handler om en en og tredive årig mand der hedder mads og man kan læse

det på psykiatrifondens hjemmeside

jeg har fundet hans historie han læser nu psykologi på aarhus universitet da han var helt ung fra han var omkring

oplevede han symptomer på skizofreni og blev indlagt et par gange og det hele foregik fra han var seksten år til han var to og tyve år

han at løbe og dyrke motion og så fik han det meget bedre og han fik en slags raskmelding ikke officielt

han havde en meget stor drøm om at blive pilot

der skete så det at han tog alle de her flyvetimer et radiocertifikat og teoriprøver men han manglede

man for altid udelukket fra at blive pilot der må være sket en fejl tænkte han men det var

begyndte han på den her lange kamp som så ikke førte til at han blev pilot

på aarhus universitet han siger selv samfundet bør acceptere at jeg er rask og ikke sætte grænser op for mig

jo et helt konkret eksempel på hvordan man hele livet kan få et stempel på ryggen der siger at man måske engang som seksten atten tyve årig har haft

og uhensigtsmæssigt og ud fra et menneskeligt synspunkt er det

fra alternativets side vil jeg sige at

jeg har stor sympati for intentionerne i forslaget og det her er en

vi er derfor meget åbne for at arbejde videre med en løsning der tager højde

en uhensigtsmæssig forskelsbehandling af mennesker med en psykisk lidelse der er desværre en udbredt opfattelse af at mennesker som har fået stillet en psykisk diagnose

for resten af livet men studier viser rent faktisk at for eksempel mange patienter med skizofreni kommer sig fuldstændig og kan leve uden behandling eller symptomer på deres sygdom så længe de tager deres medicin og følger den anviste behandling derfor skal vi have gjort noget ved den uhensigtsmæssige forskelsbehandling af mennesker med psykisk lidelse vi ser frem til og bakker op om sundhedsministerens forslag om at vi igangsætter et bredt funderet arbejde hvor sundheds og ældreministeriet arbejder på en model der imødekommer problemstillingen og at vi på tværs af partierne sætter os sammen og finder den rigtige løsning på problemstillingen vi støtter beslutningsforslagets formål og hensigt men tror ikke at beslutningsforslagets måde at løse problemstillingen på er den helt rigtige løsning derfor kan vi ikke bakke

men vi ser frem til at vi sammen på tværs af partier kan sætte os sammen

jeg tror at alene det at vi har den i dag betyder noget derude

hvert fald mærke på de seneste dages opmærksomhed på det og de mange tilbagemeldinger jeg har fået fra borgere

ikke skal undervurdere hvor stor en betydning vi som politikere har for om holdningsændringerne sker eller ej og det vender jeg egentlig også lidt tilbage til i de lidt mere sure bemærkninger

i hvert fald også gerne sige tak til ministeren for

også komme med nogle rigtig gode bud på hvordan vi arbejder videre

jeg synes det er rigtig godt at gennemgå området jeg synes det er rigtig godt at kigge på

det er vi i vores egen lovgivning og vejledning og så videre skal have ryddet op i nogle helt misforståede opfattelser af hvad psykiske lidelser er

i virkeligheden også at undersøge

som jeg sagde i et af mine spørgsmål undervejs

utroligt hvad jeg får af historier altså

jo efterhånden ikke er en eneste som ikke

er altså et folkesundhedsproblem

i takt med at at folk

forslaget også med med de mindre forbehold der måtte

til de andre partier for at tilkendegive at de

støtter intentionen men jo

kan støtte forslaget hvilket jeg jo er lidt ked af jeg vil stadig væk gerne tror jeg i udvalgsbehandlingen

et betænkningsbidrag eller nogle ændringsforslag som gør at der trods alt alligevel kan samles et flertal

gerne sige tak til især

er også en af de ting der betyder noget derude for at bryde myter og tabuer altså at der faktisk er

nogle af de argumenter der har været undervejs

teknikaliteterne og hvilken sprogbrug

man bruger og i et lille parti som

et beslutningsforslag identificerer vi et problem og så forsøger vi at lave et beslutningsforslag der adresserer det så godt som muligt

selvfølgelig kan det forslag

diagnoser er faktisk et rigtig nyttigt professionelt værktøj til at beskrive en psykisk tilstand man er i de siger til gengæld ingenting om årsager og de siger til gengæld heller ikke noget om prognoser det gør diagnosen ikke i sig selv men den er et nyttigt arbejdsredskab når man skal tilrettelægge

for en psykisk tilstand og hvad det er behovet er for behandling desværre har prognosen bare langt større magt end det den har nemlig ikke alene stor magt i forhold til dem der stadig væk er ramt af deres psykiske lidelse men som vi har drøftet i dag

intention diagnosesystemet er et deskriptivt system

udsigter for fremtiden og derfor er det også helt uretfærdigt at mennesker skal lide under at have fået stillet en diagnose som egentlig bare er et professionelt arbejdsredskab derfor er det også at jeg undervejs i debatten hele tiden har holdt fast i det

jeg sat i verden som politiker for at løse de problemer der er

nødt til at ændre praksis nogle steder hvor

man ikke har har gjort det i forvejen og jeg tror at det betyder noget at kunne komme med en eller anden form for erklæring et papir kald det hvad i vil jeg er sådan set faktisk ret ligeglad med

at de mennesker der har haft en psykisk lidelse kan dokumentere at de ikke har den lidelse længere

så betyder det også noget og det tror jeg ikke man skal underkende at

betyder noget for om mennesker faktisk bevarer håbet om at de kan komme sig

er faktisk en meget meget vigtig ingrediens for overhovedet at kunne komme sig så det her er ikke kun et spørgsmål om en teknisk

juridisk ting det er faktisk

essentielt i vores forståelse af psykiske

gav mig fidusbamsen

at man ikke længere har sin lidelse

bare et flueben hvor svært kan det være

kan da også komplicere alting utrolig meget herinde med teknikaliteter og procedurer og ting der skal undersøges og histop og kom herned det

er bunduretfærdigt og folk skal have ret til at blive raske

tak for debatten og jeg vil se hvad jeg kan gøre videre med

her beslutningsforslag det er en relevant diskussion men

sige til sf at jeg bliver en lille smule

hvad skal man sige ærgerlig når sfs ordfører

gøre det klart at vi fra venstres side anerkender den her problematik fuldt ud og så synes jeg faktisk at sundhedsministeren fortjener anerkendelse for at gå ind i debatten komme med reelle løsningsforslag og invitere til debat

i ministeriet jeg håber at vi kommer til at arbejde videre med den her problematik men jeg synes ikke at det bare er et spørgsmål om at sætte et

at tale en meget væsentlig problemstilling næsten helt ned under gulvbrædderne og det synes jeg faktisk ikke den fortjener den gode debat som vi har haft her i salen taget

tror også at jeg roste debatten ret meget også dens

noget ønske om at man skal ind og slette i journaler det kan være man kan læse

hvis man læser hvad der står i beslutningsforslaget

at vi gerne vil give folk retten til at blive erklæret raske det er det vi gerne vil

for at rette den misforståelse det der med fluebenet siger

forslag kan falde på om om man har kaldt det for at være rask altså i virkeligheden

besværlige i at give folk adgangen til at få dokumentation for at de ikke længere har en psykisk lidelse det er

er der ikke så tak til fru trine torp da der ikke er flere som har bedt om ordet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at forslaget henvises til sundheds og ældreudvalget

forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den femtende januar to tusind

dem der er med for første gang som seer og andre

først begrundes forespørgslen bagefter besvarer sundhedsministeren og så går vi i gang med forhandlingen og der er den første ordføreren

procent af unge kvinder i alderen seksten til fire og tyve år overskrider højrisikogrænsen og vil gerne selv nedsætte deres alkoholforbrug det viser tal fra den nationale sundhedsprofil for to tusind og sytten selv om unges forbrug af alkohol er faldet

har danske unge fortsat europarekord når det gælder

siden nitten fem og halvfems har danmark faktisk haft europarekord

når det blandt andet gælder hvor ofte de unge drikker over fem genstande ved samme lejlighed

de nogensinde er fulde danmark ligger sammen med estland letland slovakiet og storbritannien i toppen af listerne fordi en ud af hver femte

var fuld første gang som tretten årig tretten årig eller yngre i andre lande for eksempel island og italien gælder det kun for hver tyvende ung i danmark har vi en efter min mening stor gruppe af unge cirka toogtredivetusind

viser tegn på alkoholafhængighed

for lidt om og det er en gruppe hvor meget få får mulighed for

et behandlingstilbud jeg mener det er et meget stort problem at vi har

kan man sige i behandlingen og i vores viden om de her unge og deres alkoholoverforbrug derfor har vi i alternativet i dag indkaldt til en forespørgselsdebat om unge og alkohol

om at man som ung ikke får den bedste start på voksenlivet hvis man har udviklet et misbrug af alkohol og derfor er det også et vigtigt emne vi skal diskutere i

at unge slet ikke skal udvikle et alkoholmisbrug der kræver at de kommer i behandling

noget vi skal forebygge det er noget vi skal undgå kommunerne har det formelle ansvar for forebyggelsesindsatsen over for de unge

og der er et ansvar hos de unge selv det gælder både i forhold til at sikre at de unge ikke udvikler et problematisk forhold til alkohol men også i forhold til at de unge får hjælp til at løse de problemer som de tumler med også når problemet er relateret til alkohol eller hvor alkohol måske bliver flugten væk fra et andet problem man skal have hjælp til

her spiller forældre skole uddannelsesinstitutioner og det øvrige civilsamfund en væsentlig rolle i at tingene skal lykkes når det er sagt synes jeg man skal passe på med at sætte lighedstegn mellem et højt alkoholforbrug i ungdomsårene og et behandlingskrævende alkoholmisbrug det er mine øjne ikke det samme for et højt alkoholforbrug i ungdommen betyder ikke nødvendigvis at man senere svært ved at reducere alkoholforbruget i takt med

i det hele taget skal man holde tungen lige i munden hvis man skal holde styr på de forskellige begreber om personer med alkoholproblemer vi må ikke ukritisk sætte lighedstegn mellem dem for de dækker over mange forskellige situationer

sundhedsstyrelsen antager at det estimat oprindelig kommer fra en rapport lavet af center for rusmiddelforskning det er altså ikke et estimat der kommer fra sundhedsstyrelsen begrebet viser tegn på alkoholafhængighed er heller ikke et begreb sundhedsstyrelsen

sundhedsstyrelsen benytter sig af

definition af afhængighed og af begreber relateret til størrelsen af alkoholforbrug for eksempel hvor stor en andel der drikker over højrisikogrænserne på en og tyve og fjorten genstande om ugen for henholdsvis mænd og kvinder og hvor meget man drikker ved samme lejlighed

her med at drikke mange genstande oven i hinanden

som forespørgeren overhovedet ikke hiver frem den nationale sundhedsprofil to tusind og sytten viser at de unge generelt drikker både sjældnere og mindre mængder sammenlignet med tidligere men det lægger forespørgerne ikke vægt på overhovedet siden to tusind og ti er andelen af unge mellem seksten og fire og tyve år der i løbet af en typisk uge drikker over højrisikogrænsen faldet fra nitten

til elleve procent i to tusind og sytten

der drikker mere end fem genstande ved samme lejlighed den såkaldte bingedrinking også faldet

og tretten er andelen af unge der drikker

jævnligt og jævnligt foretager bingedrinking faldet fra syv og halvtreds procent til halvtreds procent i to tusind og sytten

mærkbart fald vi ser i de unges alkoholforbrug og det synes jeg også

når forespørgerne rejser det her er det lidt med en undertone af at problemet er stigende og jeg er bare nødt til at sige at vi heldigvis kan se at der er færre unge der drikker

flere unge der drikker mindre vi skal også glæde os over de positive tendenser selv om man selvfølgelig altid kunne ønske sig at det både gik hurtigere

vil reduktionen i alkoholforbrug blandt unge på sigt også reducere antallet af unge der udvikler en egentlig afhængighed af alkohol

men jeg tror en af grundene er at der i stigende grad er kommet opmærksomhed på unges og voksnes alkoholforbrug og de mindre gode sider af det relativt høje alkoholforbrug vi ser i danmark måske har det også fået de unge til selv at reflektere over deres eget forbrug af alkohol i højere grad end tidligere vi har også i de senere år taget nogle debatter der handler om alkoholkultur

skal være forbundet med alkohol når man går til ungdomsfester holder rusture eller andet og som jeg tror er med til at

at det at have det sjovt altid skal rime på alkohol og dermed også er med til at ændre kulturen

der er iværksat men også nogle af de forebyggende indsatser på alkoholområdet der er rettet både mod unge forældre kommuner og uddannelsesinstitutioner og også udskænkningssteder som blandt andet har understøttet den lokale forebyggelsesindsats i kommunen har været med til at rykke noget sundhedsstyrelsen har lavet kampagnen ​ meget mere med ​ som er målrettet unge mellem seksten og tyve år og som blandt andet handler

det her med at man også godt kan være sammen uden at der nødvendigvis er alkohol sundhedsstyrelsen har også i foråret to tusind og atten udgivet en ny forebyggelsespakke om alkohol målrettet kommunerne

kan kommunerne blandt andet finde inspiration og vejledning til en effektiv forebyggelsesindsats og også indsatser til opsporing af unge der på den ene eller den anden måde har et problematisk forhold til alkohol og har brug for hjælp derudover spiller især ungdomsuddannelserne en meget vigtig rolle når det handler om at reducere de unges alkoholforbrug og siden hen også de videregående uddannelser derfor glæder det mig sådan set også at danske gymnasier i juni måned to tusind og atten sammen med sundhedsstyrelsen valgte at sende en fælles opfordring rundt til samtlige gymnasierektorer i danmark

sunde rammer som skal forebygge et stort alkoholforbrug og at man også på en række andre punkter har

en række initiativer for at reducere brugen af alkohol på vores uddannelsessteder desværre er det nok ikke realistisk at ikke en eneste ung decideret udvikler alkoholafhængighed uanset antallet af forebyggelsesindsatser og derfor er det også vigtigt at vi sikrer at hvis man som ung bliver afhængig af alkohol så skal man naturligvis have hjælp og behandling det er også noget

kommunerne er forpligtet til at tilbyde de unge og der må man sige at der er kommuner

er lykkedes at have gode behandlingsindsatser rettet mod unge

turn som er udviklet af københavns kommune og som særlig retter sig mod unge mellem fjorten og fire og tyve år med alkohol hash og stofproblemer afslutningsvis vil jeg gentage noget af det jeg sagde i starten nemlig at det heldigvis går den rigtige vej med de unges alkoholforbrug og det synes jeg vi skal glæde os over forhåbentlig vil det på sigt også afspejle sig i at færre unge udvikler et egenligt behandlingskrævende afhængighedsforhold til alkohol men vi skal selvfølgelig ikke hvile på laurbærrene og kun glæde os over at går nedad vi skal også tage yderligere initiativer i forhold til at ændre den ungdomskultur der relaterer sig til et alt for stort alkoholforbrug stadig væk for for mange unge sundhedsstyrelsen skal fortsætte sine forebyggelsesindsatser ligesom kommuner skoler og uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet i øvrigt også fortsat skal tage et ansvar for at sikre at de unges alkoholforbrug kommer endnu længere ned end det er i dag

er ikke noget vi kan løse her på christiansborg vi har et fælles ansvar hvis vi den positive udvikling til at fortsætte

debatter vi løbende har taget over de senere år

medvirkende til at få kulturen omkring de unges brug

selv om unges forbrug af alkohol er faldet så jeg nævnte det dog i min begrundelse

ministeren sagde også at jeg hævdede at det

omkring de der tredivetusind det er et tal jeg har fra center for rusmiddelforskning

tal så må vi jo få svar på det igennem ministeriet

og faktisk kun et par få linjer til sidst

misbruger hvornår man er alkoholafhængig hvor mange er

synes jeg da at det må være vigtigt også for ministeren at finde ud af noget omkring det bekymrer det ikke ministeren at vi stadig

i forhold til at ministeren sagde at jeg havde sagt at

at hvis det er toogtredivetusind unge der har et misbrug af alkohol så er det så alvorligt et problem at vi må tage det op i folketinget

har ikke påstået at tallet er stigende men

at der skulle være over tredivetusind alkoholafhængige unge i danmark

fordi jeg synes at det ligesom bliver indikeret

og de begreber relateret til størrelsen af alkoholforbruget hvor man godt kan drikke mere end de anbefalede

for behandling en bjørnetjeneste men også

de mange unge hvor det her egentlig mere handler om kultur og det også handler om at et forbrug som er for højt i en periode sådan set godt kan dale i takt med at ungdomsfesterne så rinder ud

så har fået en dårlig start på livet eller har udviklet et decideret alkoholoverforbrug

et alkoholmisbrug eller en alkoholafhængighed hvis ministeren ikke kan komme med et svar på

få et svar på det altså at vi får undersøgt

ministeren hvor mange er for mange

er fem tusind unge der har et alkoholmisbrug for mange hvis de ikke er i behandling

synes er vigtigt nemlig blandt andet at det går i den rigtige retning i forhold til at vi heldigvis ser færre unge der drikker

færre unge der drikker for meget

tage hånd om derfor fremhævede jeg også det samarbejde der er mellem blandt andet danske gymnasier og sundhedsstyrelsen

opfordringer ud til at man får en klar alkoholpolitik også på uddannelsesinstitutionerne

man stadig væk oplever at unge i

man også godt kan arbejde med hvordan man holder fester uden alkohol der påhviler

uagtet hvad antallet er jeg har også svaret skriftligt på nogle af spørgerens spørgsmål i relation til hvor mange der er i behandling forskellige steder og dem

siger i det her citat om

ikke alle kender til min hverdag når mor eller far ringer skynder jeg mig ud på gaden inden jeg tager telefonen og understreger at alt går godt jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at sige sandheden jeg vil på en måde beskytte dem mod den sorg det er at se sin datter ulykkelig og på vej et helt forkert sted hen jeg lyver for dem så længe at jeg tilsidst selv tror på det når jeg fortæller dem at alt går godt men det

går kun en vej og det er nederst

af en ung kvinde der hedder freja

begyndte det i niende klasse hun er nu seks og tyve år og har ikke drukket i tre år freja blev allerede stamkunde på den lokale bodega da hun var en og tyve år og før det havde hun drukket rigtig meget hun besluttede sig en aften

at gå på det hun kalder dødsdruk hendes aften

endte med at hun blev indlagt på psykiatrisk skadestue hun var indlagt i ti dage

samtaler der fik stabiliseret hende og det der virkelig hjalp hende siger hun var da hun begyndte at mødes med ligesindede

debat i dag fordi vi helt generelt ved

om det er toogtredivetusind men det er det ifølge center for rusmiddelforskning som viser tegn på alkoholafhængighed alkoholvaner grundlægges i ungdommen en tidlig debut og et stort alkoholforbrug som ung er forbundet med en høj risiko for at drikke mere end andre senere i livet heldigvis er alkoholforbruget blandt danske unge

også ældre nu når de begynder at drikke men til trods for den positive udvikling i unges alkoholforbrug

er danmark fortsat det land i europa hvor flest unge drikker sig fulde og det er kun meget få unge der kommer i alkoholbehandling jeg har stillet et spørgsmål til ministeren som ministeren også selv nævnte spørgsmål s to hundrede og to og tyve om hvorvidt ministeren mener det er tilfredsstillende at

firs personer i alderen atten til ni og tyve år der var i alkoholbehandling i

jeg fik ikke et konkret svar på hvor mange der var i behandling

og ministeren understregede det samme som i talen altså at man skal passe på med at sætte lighedstegn mellem et højt

så selv om vi skal glæde os over at unge generelt drikker mindre og at deres forbrug er faldet

seneste år så er der alligevel en alt for stor gruppe der drikker så meget at de har behov for at komme i behandling og en del af pointen med at stå

har behov for at vide meget mere vi skal da som samfund bekymre os for de mange unge og ikke bare tænke at det er en del af en ungdomskultur vi har brug for

få undersøgt området og få mere viden vi har brug for at finde ud af hvem de unge er

dem og hvorfor de ikke kommer i behandling eller hvorfor de

vi har brug for at finde ud af hvad der skal til for at få de unge i alkoholbehandling et andet stort problem er nemlig at de unge der kommer i behandling ikke føler sig

til unge som alene har problemer

med alkohol og det er nok afgørende for at det er svært at tiltrække de her unge til

det er ikke tilfredsstillende at man først ser

så man kunne også starte med at spørge hvorfor drikker nogle unge så meget og hvorfor drikker nogle unge så meget

vi ved at der er en del unge der drikker på grund af psykisk sygdom men der er formentlig også en del unge der drikker grundet et stigende pres og krav om succes

unge der har udfordringer og har behov for behandling og jeg er glad for at kunne læse en vedtagelsestekst op som er støttet af

folketinget konstaterer at det er positivt at unges forbrug af alkohol er faldet markant fra

sytten en glædelig udvikling der skal styrkes med stort og vedvarende fokus på forebyggende tiltag at der på trods af den positive udvikling ifølge center for rusmiddelforskning i dag er cirka tredivetusind unge i alderen femten til fem og tyve år der viser tegn på alkoholafhængighed unge der har behov for at komme i behandling så alkoholen ikke ødelægger deres muligheder i forhold til uddannelse job kærester og familieliv at unge med tegn på alkoholafhængighed stort set ikke kommer i behandling i dag

brug for et markant politisk løft og fokus på at få unge i behandling herunder fokus på forskellige metoder til at motivere til at komme i behandling konkrete forslag til bedre behandling opsporing og motiverende samtaler

pernille schnoor for ordførertalen og går over til næste ordfører jeg vil gerne byde velkommen til herre flemming møller mortensen

kigge ned på mine gode kollegaer og ministeren sådan lige neden for talerstolen tak til alternativet for at indkalde til den her forespørgselsdebat har man mødt unge mennesker som har et alkoholmisbrug og som har et erkendt alkoholmisbrug og hvor man kan se at deres hverdag ikke hænger sammen

realiseret de ønsker og drømme de har om livet fordi de hænger fast i alkoholen

jeg har mødt mange der i voksenlivet har hængt i alkoholmisbruget siden de var unge og som aldrig

og dermed måske aldrig har haft nogen perioder i deres liv hvor de kunne se hvor dejligt og hvor godt og hvor spændende det kunne være når man ikke var drevet af en afhængighed

alkohol i hverdagen jeg synes det er vigtigt nu hvor vi har den her forespørgselsdebat at vi forholder os til det der er udgangspunktet for forespørgslen det er jo i og sig ikke forebyggelsesdelen den kan vi diskutere og snakke rigtig meget om nej det her er et spørgsmål om dem der

ud af misbruget dér hvor de hænger i alkoholen

her synes jeg jo det er helt nødvendigt

det er ansvaret ligger henne og ansvaret ligger i

lavede i efteråret to tusind og sytten

få lavet et bredt samarbejde det kan være med restaurations og barmiljøet hvor man får fokuseret på

for det første at alkohol jo er så utrolig billigt i vores land

er meget større end de fleste overhovedet

også rigtig stor markedsføring

reklamedelen er meget effektiv det er den i forhold til dem

til at begynde at drikke alkohol men det er den så sandelig også i forhold til dem som har et stort forbrug og som har et problem i forhold til det jeg synes det skorter på et mere entydigt billede af hvad det er de otte og halvfems kommuner gør på det her område apropos en debat vi har haft tidligere i folketingssalen i dag og

socialdemokrat at da vi havde regeringsmagten sidst hvor vi tog initiativer på forebyggelsesområdet som jo skulle have effekt ind på behandlingsområdet

introducerede vi forebyggelsespakker som var en direkte gave ud til kommunerne i

og vi er jo altså slet ikke i mål

også rigtig glad for den vedtagelsestekst som fru pernille schnoor læste op

bloks vedtagelsestekst i dag

her får vi slået an at vi bliver nødt til at sætte mere ambitiøse mål for hvor det er vi skal hen

at fru pernille schnoor i sin ordførertale slår noget an jeg har lyst til at kommentere

de gange hvor jeg har besøgt misbrugsbehandlingscentre og

til mig at mange gange er der jo ikke et rent

en forbandelse når der bliver blandet enten medicin eller hash eller hårde stoffer og

alkohol ind i det det er dybt dybt kompliceret

det her og når vi politikere sådan en gang imellem

mange af dem der siger at vi har forfejlet indsatsen

på mange felter både i forhold til de hårde stoffer men også i forhold til alkohol så jeg tror faktisk tiden er inde til

få dannet os et nyt billede af

de klogeste på området faktisk

strukturere tingene på for jeg tror at vi

også nødt til at kigge på nogle ressourcer til kommunerne

er altså små kommuner som har få ressourcer de har måske ikke ret mange unge som er misbrugere på

have et samarbejde med andre for at de også kan få de faglige kompetencer om bord

henviser dem til behandlingsinstitutioner og det er ikke altid det bedste tror jeg

placere unge dér som gerne skulle være i gang med ting i deres liv uddannelsesmæssigt eller andet

det er tredivetusind eller toogtredivetusind unge der har et så stort

en afhængighed og vi fordeler det ud over otte og halvfems kommuner så er der altså nogle kommuner der er så små og har så få unge der har den her udfordring at de nok ikke er i stand til at give dem et tilbud der er skræddersyet

og derfor er vi jo nødt til at få et overblik over

om nogle tilbud som som ordføreren

om at man får ministeren til

til ministeren og prøve at få dannet os et billede af det her jeg står altså og tænker de øvrige dele af vores sundhedsvæsen ind i det også og jeg tænker meget på de praktiserende læger jeg ville ønske at de praktiserende læger og sundhedsplejersker

fra socialdemokratisk side vil vi jo rigtig gerne have at sundhedsplejerskerne også fortsætter

have en finger på pulsen og måske være fagpersoner der kunne være med til at prøve

og på et tidligt tidspunkt få adresseret den her problemstilling over for de unge der måske er på vej ud i et misbrug mange af dem kommer jo ikke til den praktiserende læge og

derfor jeg foreslår sundhedsplejerskerne

et fremskudt sundhedselement der hvor der er et nærvær i hverdagen uanset om det

få sundhedsplejerskerne mere på banen for

sundhedsplejersker kan jo også se hvis der er et forbrug af alkohol der er skadeligt og farligt så at få ungdomsuddannelserne

meget mere på banen og sundhedsplejerskerne ud på ungdomsuddannelserne tror jeg også

har selv været på en erhvervsskole og

jeg er fuldstændig enig i at vi også skal have sundhedsplejerskerne på banen

at ungdomsuddannelsesinstitutionerne har en alkoholpolitik det har flere og flere af dem jeg tænker lidt at det i forhold til de unge som altså får et misbrug måske kunne være gunstigt at de også ligesom ved hvad

er af tilbud altså at det også italesættes

tegnet og fortalt at der rent faktisk er hjælp at få

lov til at køre gennem alt for lang tid at begynde

jeg har også indtryk af at det er billigere i stort set alle lande syd for os

europarekord så dér hvor priserne er lavere drikker de altså mindre

til en gennemsnitstimeløn som den har været historisk set det har jo intet

tjek på det her område

i forhold til kvaliteten af alkoholbehandlingen og det gælder

at det er kommunernes ansvar

uanset alder

der er otte og halvfems kommuner

hvordan vi som forældre opdrager

dialogen på ungdomsuddannelserne og i forældreråd vi som forældre har et ansvar for at hjælpe og støtte og vejlede og selvfølgelig opdrage vores børn til at have en fornuftig

tilgang til alkohol i dansk folkeparti finder vi det utrolig vigtigt i forhold til forebyggelsesdelen og derfor har vi også taget flere initiativer på socialområdet netop i forhold til virksomme indsatser for udsatte børn og unge og deres familie vi har lavet

og investeringsprogrammer på området netop også for at blive klogere

vi ikke kun snakke sundhedsbehandling vi bliver også nødt til

sociale indsatser og derfor er det også vigtigt i dag tænker jeg

ordførertale nævnte at en ud af fem unge på tretten

været fuld derfor er det utrolig vigtigt at

en indsats der sikrer sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte og kommunalbestyrelsen skal også som led i det tidlige forebyggende arbejde

som det også har været nævnt i dag er det ikke helt præcist

herunder om de fire kommuner tallet er estimeret på baggrund af er repræsentativt

få det belyst noget mere den nationale sundhedsprofil i to tusind og sytten viser at unge

generelt drikker både sjældnere og mindre mængder sammenlignet med tidligere således at antallet af unge i alderen seksten til fire og tyve år der overskrider sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag er faldet fra nitten

i to tusind og sytten og at andelen af de unge der drikker over sundhedsstyrelsens højrisikogrænse

tidligere debatterede lattergas

jeg bider også mærke i at ministeren tidligere

der kommer et servicetjek på det her område og det gælder

end tidligere antallet af unge mellem seksten og fire og tyve år der overskrider sundhedsstyrelsens højrisikogrænser for alkoholindtag er således faldet fra nitten

i to tusind og sytten på sigt vil det forhåbentlig afspejles i at færre unge udvikler problematisk alkoholforbrug at kommunerne har ansvar

sundhedsstyrelsen anbefaler at alkoholbehandling sker familieorienteret at sundhedsstyrelsen understøtter kommunernes alkoholindsats for

med forebyggelsespakken om alkohol fra foråret to tusind og atten der indeholder vejledning i effektive forebyggende og opsporende indsatser ligesom styrelsen årligt sætter fokus på unges alkoholforbrug for

gennem kampagner som meget mere med og mindre druk mere fest at det er et fælles samfundsmæssigt ansvar at forebygge alkoholafhængighed blandt unge

har et stort ansvar ansvar i den henseende at civilsamfundet og ungdomsuddannelserne i stigende grad tager ansvaret

jeg tror faktisk at vi gør det ret godt i danmark i forhold til forebyggelse i forhold til alkohol og det er også derfor

at spørgsmålet i dag ikke er formuleret i forhold til forebyggelse det er faktisk formuleret i forhold til

og det var også derfor jeg adresserede over for ministeren at det

mig lidt at stort set hele talen handlede om forebyggelse

det tror jeg vi har meget godt styr på så det virker som om der er en gruppe som vi ikke har så godt styr på nemlig dem der har

er unge ikke specifikt adresseret så det er jo vigtigt at vi adresserer unge specifikt

tale på vegne af sundhedsministeren men jeg er da helt overbevist om at sundhedsministeren også har med i tankerne

indgår i særlig mange undersøgelser

få at vide af sundhedsministeren at det tal jeg har valgt at fokusere på nemlig fra center for rusmiddelforskning

vi har bare ikke ret mange data om unge og misbrug i forhold til alkohol og det er derfor jeg understreger

skal sikre os at den gruppe så specifikt

redskab i politikeres arbejde netop i forhold til at sikre indsatser

hvordan og hvorledes behandlingen er og hvor mange unge

sådan en vigtig problemstilling om unge og unges alkoholafhængighed vi er netop trådt ind i to tusind og nitten og nytårsaften er jo en god anledning til at summe lidt over tingenes tilstand på sådan en aften er man jo i et vakuum hvor fortid nutid og fremtid mødes og jo også med vores ungdom for vores børn møder vi jo hver dag i både fortid nutid og fremtid fortiden kan vi ikke ændre men vi har et ansvar for både nutid og fremtid og ungdommen er jo fremtidens guld og vores håb og dem skal vi

meget stort ansvar for at passe på

for cirka tredivetusind unge viser tegn på alkoholafhængighed står der og alternativet henviser til tal der stammer fra rapporten unge der misbruger rusmidler fra to tusind og tolv men hvordan man er kommet frem til de tredivetusind er lidt uklart for mig men uanset hvilken regnemaskine man bruger i alternativet

er problemstillingen jo reel nok vi må og skal sikre at unges alkoholforbrug tøjles og det har været triste tal som igen og igen er poppet op både i medier og undersøgelser at danske unge har et højt alkoholforbrug og jo tidligere debutalder jo højere risiko for både misbrug og højt forbrug det vækker bekymring hos os i venstre vi voksne forældre lærere pædagoger og hvem der nu ellers er omkring børn og unge i det daglige har et umådelig stort ansvar for at være opmærksomme på de små tegn på mistrivsel for mistrivsel kan være de første skridt på vejen ned ad den sti som leder til et misbrug

som alternativet henviser til har seks år på bagen om man så må sige og heldigvis er der sket en positiv udvikling siden to tusind og tolv tallene i den nationale sundhedsprofil fra to tusind og sytten viser at unge drikker mindre nu end de gjorde før og knap så ofte helt konkret er antallet af unge der overskrider sundhedsstyrelsens højrisikogrænse faldet dramatisk i gruppen af seksten til fire og tyve årige i to tusind og ti lå tallet på nitten

procent altså næsten en femtedel og

i to tusind og sytten et fald som bestemt er værd at hæfte sig ved for gruppen er næsten halveret og det er superpositivt i to tusind og sytten var der fire hundrede og sytten unge mellem atten og fire og tyve år i alkoholbehandling det er

der påhviler kommunerne et endog meget stort ansvar i både forebyggelses og behandlingsregi jeg kan ikke sige det tydeligt nok tidlig opsporing systematik og samarbejde er nøgleordene på fyn har man valgt at man for eksempel har indgået aftaler om fælles kodekser for alkoholindtag på gymnasierne og det er et rigtig godt initiativ rusfester er godt men man behøver jo ikke at sejle rundt i alkohol og drikke sig i hegnet for at have det sjovt

som jeg i min tid som kommunalpolitiker havde stor glæde af og der findes også en forebyggelsespakke på

hvor kommunerne kan hente evident viden og inspiration til indsatser brug dem men forældre og kommuner kan ikke løfte opgaven alene barer og diskoteker skal også tage et ansvar ligesom detailhandelen skal

et ansvar for ikke at sælge alkohol til unge under seksten eller atten år

er der også fra centralt hold et ansvar for at sikre at vores unge ikke får problemer med alkohol tidligt i livet gode rollemodeller i mor og far er værdifuldt og det giver så god mening at for eksempel sundhedsstyrelsen understøtter og med kampagner opfordrer forældre til at lave aftaler med deres børn om alkoholindtag vi ved at netop sådan et initiativ har en positiv effekt udviklingen går den rigtige vej og det er positivt men der er behov for at vi fortsat er opmærksomme på unges alkoholvaner vores unge er som jeg sagde indledningsvis fremtidens håb og dem skal vi passe på venstre kan støtte den vedtagelsestekst som dansk folkepartis ordfører læste op for et øjeblik siden

set ikke alternativet der har talt op at der er cirka tredivetusind ikke os der har siddet med en regnemaskine

rapport så må ordføreren jo sige det hvis den kilde er upålidelig hvis hvis vi ikke kan stole på center for

må jeg få det at vide det er ikke mig og min regnemaskine der skal klandres for det tal

hvor mange har så et misbrug for de tal der refereres til fra sundhedsprofilen siger intet om hvor mange der har et misbrug der er ikke noget tal for

har et misbrug så jeg kunne godt tænke mig at vide hvis

i alternativet har taget udgangspunkt i ikke

alternativet har tallet fra det har vi så fået

ikke spørgsmål ved center for rusmiddelforskning eller andre men det fremgår bare ikke

alternativet har tallet fra så spørger alternativet

en alkoholudfordring jeg kan jo henvise til det tal

at i to tusind og sytten var der fire hundrede og sytten mellem atten og fire og tyve år der var i alkoholbehandling og som jeg sagde i min ordførertale

det er fire hundrede og sytten for mange kunne det være fire hundrede og sytten for lidt hvis der er fire hundrede og sytten

derude der har et misbrug det kunne man jo også vende det om og sige

vi ved det reelt ikke vi har ikke et tal for hvor mange der

så fire hundrede og sytten kan jo også være tusind for lidt eller to tusind for lidt vi ved det faktisk ikke så anerkender ordføreren ikke at der virkelig er brug for at finde ud af hvor mange

har et misbrug når vi taler

er fire hundrede og sytten mellem atten og fire og tyve år der er i alkoholbehandling

det jo bare fordi jeg synes at der skulle vi

set have gjort det bedre vi skulle jo have formået at forebygge at de her unge mennesker er havnet i så ulykkelig en situation gudskelov de får hjælp det

uden alkohol og jeg anerkender fuldstændigt at der kan være unge derude som vi

har fået øje på endnu og der har kommunerne jo et enormt stort ansvar

systematik og samarbejde med blandt andet de praktiserende læger som der

venstres ordfører om det er et problem at vi ikke har ordentlige tal på det her område det er da mærkeligt i et land som vores på et område hvor vi alle er enige om den sociale det menneskelige katastrofe at vi ikke har tal på hvor mange unge der har et alkoholmisbrug det er dog mærkeligt at en regering forud for en forespørgsel som denne ikke kan berigtige de tal som regeringen og regeringspartierne kritiserer alternativet for at skrive i forespørgselsindledningen og beskrivelsen

er det et problem at vi ikke har ordentlige tal på samme måde som vi for få uger siden blev konfronteret med at de tal vi alle sammen går og refererer til at fireogtyvetusind børn vokser op i en familie hvor mindst en af forældrene har et alkoholmisbrug fik vi

gamle og der er ikke lavet nye akkumulerede tal siden

i og for sig ikke længere så spørger socialdemokraternes ordfører om det virkelig kan passe

er tal vi ikke kender til vi har tidligere i dag drøftet alkoholområdet bør og må bare konstatere at ja der er rigtig meget omkring alkoholområdet som vi af uforklarlige årsager endnu ikke er dykket ned i

alle måder at under behandlingen af det tidligere beslutningsforslag omkring alkoholområdet

stillede sig i spidsen og sagde jeg synes at det her område trænger til et servicetjek

på ansvarsskuldrene her i lokalet er

har et alkoholmisbrug så må vi vel række hjælpende hånd og tage en drøftelse med kommunerne i forbindelse med at få løftet den opgave så vi får sat nødvendige ressourcer af til det hele kernen i

og der har vi allerede med det udgangspunkt vi har i dag

tilbuddet er faktisk ikke særlig godt

en kommentar i forhold til at der er stor variation ude i kommunerne i

de tilbud der er på alkoholområdet

af de tilbud som der er på alkoholområdet og der har jeg tidligere i dag hørt sundhedsministeren sige at det arbejde vil hun gerne stille sig i spidsen for at afdække så vi sammen her i folketinget kan blive lidt klogere på

for indsatser som vi kan bidrage med for at sikre at både færre unge men også færre voksne

får udfordringer med alkohol men

kan sikre at de får en langt bedre behandling end den de får i dag derfor vil jeg gerne igen rose alternativet for at tage initiativ til den her debat det er en vigtig debat det er vores børn det

er meget prisværdigt at alternativet

rejse forespørgslen her i dag når center for rusmiddelforskning anslår at op mod tredivetusind unge mellem femten og fem og tyve år viser tegn på alkoholafhængighed giver det selvfølgelig anledning til bekymring vi ved at det kan have store konsekvenser både nu men også for deres muligheder videre i livet vi har tidligere i dag behandlet b syv og tyve som netop netop handlede om at styrke alkoholbehandlingen gennem autorisation kvalitetskrav og referenceprogrammer netop for at sikre at der findes et kvalificeret behandlingstilbud i alle kommuner

konstatere efter den debat at vi der fik et løfte om at der ville blive lavet et et servicetjek af alkoholbehandlingen

en stor vilje til at ville arbejde videre med at få løftet kvaliteten af alkoholbehandlingen i kommunerne det er særdeles positivt at det gennemsnitlige forbrug af alkohol blandt de unge er faldende og har været det gennem en længere årrække men faldet i det gennemsnitlige forbrug dækker også over at der i visse ungdomskulturer kan være et for stort forbrug

i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse det er imidlertid helt afgørende at vi fokuserer på

men at det også er udtryk for et muligt socialt eller trivselsproblem mange unge føler sig i dag presset i et uddannelsessystem og på et arbejdsmarked der hele tiden stiller store og stadig højere krav om tidlige uddannelsesvalg og om karakterer

med til at frembringe et uheldigt alkoholmønster hvor alkohol bliver et let alternativ

også være brug for en mere inkluderende tilgang i den opsporende indsats det er veldokumenteret at ungdommen er særlig sårbar over for et stort alkoholforbrug især fordi alkohol er skadelig for unges hjerner som stadig er under udvikling

derfor behov for at sikre at alle gymnasier og erhvervsskoler har og arbejder med en alkoholpolitik som understøtter et mere begrænset forbrug blandt eleverne på nogle erhvervsskoler og gymnasier

del af alkoholpolitikken at man bliver smidt ud hvis man møder op påvirket

en mere inkluderende tilgang hvor man tilbyder hjælp og rådgivning til visitation til et velfungerende kommunalt behandlingstilbud som for eksempel et ungeteam men det forudsætter selvfølgelig at regeringen er villig til at sikre midler til at kommunerne kan løfte opgaven ligeledes er det bekymrende at regeringen fortsat afviser at hæve afgiften på alkohol og alkoholsodavand med erhvervspakken fra to tusind og sytten fjernede regeringen sammen med dansk folkeparti og radikale tillægsafgiften på alkoholsodavand det mener vi er den helt forkerte vej at gå det er veldokumenteret at lavere priser får forbruget til at stige i danmark er prisen på alkohol ikke fulgt med den almindelige prisudvikling alkoholiske drikkevarer steg kun halvt så meget som andre forbrugsvarer fra to tusind og et til to tusind og sytten og er derfor blevet billigere relativt set desuden bør det også være en selvfølge at den eksisterende lovgivning

årsværk til kontrolindsatsen det svarer rundt regnet til femten minutters kontrol om ugen i hver af de otte og halvfems kommuner inklusive transport det er vist indlysende at den indsats skal forbedres hvis der skal være en reel effekt konsekvensen af den lemfældige kontrol er da også at tilgængeligheden

derfor mener vi i enhedslisten at der trods positive tendenser

generelt faldende alkoholforbrug hos unge mennesker er klare muligheder for at forbedre indsatsen både i forhold til at begrænse tilgængeligheden i forhold til opsporing hjælp og støtte i forhold til at sikre et kvalificeret alkoholbehandlingstilbud og generelt i forhold til at forbedre unges

det forslag til vedtagelse som alternativets ordfører har fremsat

prisen altså alkoholafgiften

jeg har tidligere stillet spørgsmål til ministeren om minimumspris

på alkohol som man jo har indført i skotland og som har en stor effekt på unges forbrug

det her med ungdomsuddannelserne i stedet for hele tiden

tilbyde en behandling eller tilbyde

til de unge og i hvert fald også have mulighed for at opspore om der er nogle der har så højt

misbrug eller er misbrug det synes jeg er utrolig vigtigt

der er brug for en langt mere inkluderende tilgang eller der i hvert fald brug for at have en inkluderende tilgang

forbud og straf så

vi går videre til fru may britt kattrup fra

deler intentionerne om at sikre kvalitet i behandlingen af

da alkoholafhængighed er et alvorligt problem

ikke mindst på grund af den store geografiske ulighed det er kommunerne som i dag har ansvaret for at tilbyde vederlagsfri alkoholbehandling inden for fjorten dage til personer med alkoholafhængighed uanset alder det er ligeledes kommunerne der har ansvaret for den forebyggende

indsats men

så alle kommuner kan tilbyde en lige god behandling og heldigvis er det jo sådan at unge mennesker i dag drikker generelt både sjældnere og mindre end tidligere unge i alderen seksten til fire og tyve år der overskrider sundhedsstyrelsens højrisikogrænser for alkoholindtag er faldet fra nitten

det glædelige ud over selve nedgangen er at nedgangen skyldes at forældre og skoler og gymnasier er kommet på banen det er simpelt hen en kulturændring som er kommet i samfundet båret af civile indsatser og det er en vej vi skal fortsætte og det er en meget bedre vej end lovgivning og regulering liberal alliance støtter den

som blev læst op af fru karina adsbøl

rigtig rigtig glad for men når man nu hele tiden trækker den her

og den her statistik frem om at det går den rigtige vej så er det jo stadigvæk statistik og det er stadig væk et gennemsnit

så anerkender ordføreren at der faktisk kan være nogle tal vi mangler

reelt har så stort et problem med

når nu vi ikke ved hvor mange der er altså at vi så heller ikke ved om vi gør nok i forhold til behandling

problemer eller hvilke problemer de har vi skal gøre hvad vi kan

er helt enig i at vi skal have nogle gode indsatser til det og de indsatser der ligger ude hos kommunerne i dag er ikke gode nok alle steder der er alt for stor geografisk forskel og derfor skal vi

bringer deres viden videre til de andre kommuner således at alle kommuner kan komme op på det samme niveau og så vi får en geografisk lighed i

den rigtige vej færre unge drikker

de drikker mindre men der er toogtredivetusind unge som har tegn på alkoholafhængighed

er opstået i dag ministeren siger at sundhedsstyrelsen opgør det på en anden måde

hvad der så er ministerens tal for hvor mange

det er jo vigtigt at vi ved hvor mange unge det drejer sig om og det er også vigtigt at vi ved hvor stort gabet er mellem de unge som rent faktisk er i behandling og så de mange unge som vi må formode er derude og har et problem men som vi ikke lykkes med at række ud til og som vi ikke får i behandling i dag

jeg synes vi har al mulig grund til at arbejde videre med hvordan vi kan blive klogere på

det rigtige tal for det er jo åndssvagt at vi som politikere diskuterer tal det må der være nogle andre

et problem vi har den anden del af det her handler jo om at forstå

der jo bare på nogle uddannelser er nogle virkelig sjove fester og jeg tror at vi allesammen har prøvet

drikke lidt mere end sundhedsstyrelsen synes man skal men hvis vi ligesom skræller alle dem

har det sjovt til nogle fester og kigger på den gruppe af unge som vi jo er enige om har et reelt problem hvad er så årsagen til det hvorfor drikker de og hvad er det egentlig for en hjælp

der er meget der tyder på at vi har en gruppe unge

medicinerer sig selv

er de tumler med altså er det for en gruppe unge nogle psykiske problemer som vi enten slet ikke har opdaget eller som de får en forkert hjælp til er det familieproblemer de tumler med eller er

den skadelige præstationskultur som er vokset frem i vores uddannelsessystem som betyder at der er nogle unge som knækker nakken på at de ikke føler at de kan leve op til de krav og de forventninger der er til hvordan de skal klare sig

vi jo brug for at vide for at vi

vil gerne sige tak til alternativet for at rejse den her debat og stille spørgsmålet om hvad regeringen vil gøre for

hvad regeringen vil gøre men jeg synes i hvert fald at det er kommet frem i dag at der er nogle ting her vi har brug for at vide noget mere om og hvis der kan komme det ud det ud af debatten at vi undersøger de her ting bedre og dermed får et bedre grundlag for at kunne gøre en indsats for de unge der har brug for det så er det jo også

den her forespørgselsdebat jeg synes også

at unge har en tidlig alkoholdebut tretten til femten år siger undersøgelser og allerede på det tidspunkt har de

unge også haft deres første brandert det er rigtig tidligt vi ved også rigtig let for unge at købe alkohol på trods af at vi faktisk har en aldersgrænse der er højere end de tretten til femten år de unge siger selv at deres forbrug er for højt og vi ved at det kan resultere i at

vi tilbage ved det som forespørgslen også handler om jeg ved godt at den her forespørgselsdebat handler om

alternativets ordfører også understreget flere gange

kan tale om behandling uden også at tale om forebyggelse jeg synes selv at forebyggelsen er det vigtigste altså det bedste ville jo være hvis vi slet ikke havde brug for behandlingen så derfor synes jeg også det har været rigtigt når sundhedsministeren har fremhævet at forebyggelsesindsatsen er væsentlig jeg synes det er vigtigt

kunne vi måske også godt have en drøftelse med hinanden om

vi optaget af at promillegrænsen er forholdsvis høj for de unge og vi ved at alkoholproducenter

prioriteret at lave alkohol som simpelt

at man kan sælge shots til unge på seksten år det synes jeg faktisk er tarveligt af alkoholproducenterne men jeg synes også godt at det kunne give anledning til at vi stillede os selv det spørgsmål om promillegrænsen i virkeligheden er for høj for de seksten årige

så vi undgik de der ærgerlige branderter som måske også kan medføre at man på den lange bane ender i et misbrug som så bliver behandlingskrævende

har været inde på at arrangementerne på gymnasierne i højere grad gerne måtte være alkoholfri jeg jeg siger ikke at de unge

ikke gerne må feste en gang imellem men jeg tror faktisk at det er rigtigt at det også er godt at konstatere som ung at man kan have det enorm sjovt uden at der altid skal være alkohol forbundet med det så det kunne måske også godt være et initiativ som vi skulle prøve at arbejde lidt mere med jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne have at regeringen tager initiativ til at øge id kontrollen fordi vi ved at de unge har alt for let

alkohol som de ikke skulle have haft adgang til i hvert fald ikke før de blev seksten år

men selvfølgelig skal vi også have fokus på hvad vi så

løser vi så opgaven i forhold til

et emne som vi allerede har været beskæftiget med i baggrund af enhedslisten

sfs forslag om forbedringer af alkoholbehandlinger generelt jeg synes

vi har været dækket godt ind af nogle af de drøftelser vi havde der og står stadig væk på mål for at der er brug for at løfte behandlingen i forhold til

alkoholmisbrug uagtet

unge eller de de ældre jeg synes stadig væk som sagt

vigtigt sf støtter derfor også den vedtagelsestekst som fru

der er til stede her ved at alternativet faktisk har forebyggelse som en af vores allervigtigste mærkesager og indsatsområder så selvfølgelig er forebyggelse ekstremt vigtigt problemet er jo at man nok aldrig kan forebygge sig helt ud af at der er nogle der vil have et misbrug

ikke rigtig er så meget viden om hvor mange

i de forskellige kommuner så synes jeg

det må være noget vi virkelig skal sætte fokus på det

lytter jeg mig også til at ordføreren siger så kan man sige

i forhold til den dårlige livskvalitet de må have

man i gang det at de unge selv siger

og at de selv synes at de drikker for meget ved vi jo også godt vi ved jo udmærket godt at nogle ender med at udvikle et egentligt misbrug når først

at blive ved med at holde fast i at det også kan være sjovt at være sammen uden alkohol og at forebyggelsen

er tilbage når det er sådan at vi alligevel ikke lykkes med

vi er heller ikke interesseret i at afskaffe alkohol

lave regler at forældrene laver aftaler

mange skoler og ungdomsuddannelser der ved hvad de skal gøre hvis de har mistanke om at en ung har

alkoholmisbrugsproblem det synes jeg for eksempel er interessant og

i dag for det tror jeg faktisk ikke der er ret mange der ved hvad skal man gøre hvis

tak for debatten og for indlæggene i debatten jeg synes grundlæggende vi har haft en god debat om et vigtigt emne nemlig hvordan vi undgår at unge udvikler afhængighed af alkohol

hvordan vi sikrer at unge får den nødvendige hjælp hvis de er kommet ud i en situation hvor de ikke længere har styr på deres alkoholforbrug

at unge drikker for meget men også forebygge at unge kommer derud hvor de bliver afhængige af alkohol

faktisk også en tilkendegivelse af at der er

rigtige vej men at det jo ikke betyder at vi er i mål i forhold til at sikre at børn og unge får

fornuftigt forhold til alkohol og ikke udvikler et decideret misbrug

tog alternativets ordfører synes jeg måske en lille smule negativt

har gjort undervejs om center for rusmiddelforsknings tal

alkoholafhængige altså hele begrebet alkoholafhængighed sundhedsstyrelsen

definitioner på området og vi

over højrisikogrænserne og det kan vi jo desværre se at der stadig væk er for mange unge der gør selv om vi har set et markant fald over de seneste

væk for mange unge der drikker for meget det jeg så også bare sagde er at jeg synes vi skal passe på at vi ikke sætter lighedstegn

ungdomsfester måske ikke er interessante at det er nogle andre relationer og nogle andre ting i livet der spiller en større rolle

ikke er sådan at man så ikke kan have været en festabe

i en ungdomsuddannelsessammenhæng uden at det egentlig betyder at man har fået et usundt forhold til alkohol og derfor

begreberne adskilt ikke for at negligere den problemstilling der er men fordi det er væsentligt at vi

som venstres ordfører nævnte kan vi se af tallene at der

fire hundrede og sytten unge mellem atten og fire og tyve

jo for mange og der er da ingen tvivl om at der sikkert også er nogle unge der godt kunne have behov for at komme i behandling og som ikke nødvendigvis bliver visiteret til tilbuddet

den opgave der også ligger i kommunerne både i forhold

men også i forhold til alkoholbehandlingen

håber da også på at det servicetjek af alkoholområdet som jeg

at jeg mener der er behov for også vil kunne klarlægge i hvor høj grad kommunerne egentlig

fokuseret på den opgave der relaterer sig til de unge alkoholmisbrugere og ikke bare

den midaldrende gruppe hvor vi jo kan se på tallene at er der hvor den største andel er der

flere kommentarer jeg sagde hvad jeg vil sige indledningsvis men

at sundhedsstyrelsen slet ikke opererer med

det er fordi sundhedsstyrelsen ikke synes det er vigtigt at vide hvor mange der har

eller kalder man det noget andet eller hvordan

nogle ting jamen jeg går da ud fra at man så opgør det ud fra nogle kriterier om at det er misbrug altså jeg hørte henrik rindom for nylig definere at der

for hvornår noget er et misbrug altså noget der skal være opfyldt for at noget er et misbrug

det var bare de to ting der undrede mig i forhold til det ministeren

hedder viser tegn på alkoholafhængighed som jo er det begreb som

bliver brugt i relation til den kilde der bliver brugt her sundhedsstyrelsen benytter sig af

begreb der relaterer sig til størrelsen af alkoholforbruget for eksempel hvor stor en andel der drikker over højrisikogrænserne højrisikogrænserne ligger i danmark på de her

går igen i sundhedsprofilen hvor vi har set et temmelig markant fald og jeg glæder mig over det temmelig markante fald det er de

begrebsverdener der er fordi man ligger over højrisikogrænsen betyder

afhængig af alkohol

det var også det jeg sagde indledningsvis og som jeg

meget meget påvirket af de store mængder

alkohol man indtager og hvad det også betyder

af at holde sig for øje også når vi taler forebyggelsespolitik ude i kommunerne og den opsøgende indsats der skal være i forhold til så at hjælpe de unge der har behov for kvalificerede behandlingstilbud når vi taler misbrug det være sig alkohol i det her tilfælde

meget man drikker altså er det over det man anbefaler

det ikke er vigtigt at få tal på hvor mange der udvikler det skal sundhedsstyrelsen så ikke have nogle tal på hvor mange unge der udvikler et misbrug altså ud fra en definition af hvad

det er fordi der er et ønske om forskellige definitioner af hvordan sundhedsstyrelsen bruger definitionerne og det er ikke for at være polemisk på nogen måde så synes jeg egentlig skal klare det skriftligt jeg tror alle her i salen har et ønske om at de unge

får en kvalificeret behandling og det jeg egentlig synes er den væsentlige diskussion er om vi oplever at vi faktisk er gode nok til at identificere de unge

lave den opsøgende indsats der kan gøre at de så også kommer i

for mange unge der stadig væk drikker over højrisikogrænsen fordi

for mange unge der stadig væk drikker for meget men vi kan også se at der er unge der drikker for meget og som så to år senere er et helt andet sted i deres liv hvor ungdomskulturen

derfor kan man godt ligge over højrisikogrænsen uden at være afhængig og sådan set det jeg forsøgte at sige indledningsvis

og som jeg også synes er er væsentligt at holde fast i når vi heldigvis ser en nedgang i

vi siger tak til ministeren da der ikke er flere der har bedt om ordet